der er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

det er ikke tilfældet så er

tryghed for de danske skatteydere dette lovforslag er et glimrende eksempel på at skattestoppet stadig er i fuld vigør og stadig yder de danske boligejere tryghed

skal skabe revner i husets fundament og familiernes økonomi

lovforslag har netop det ædle formål at sikre balance i

regeringen har sammen med kommunernes landsforening aftalt at et mindre antal kommuner samlet set kan hæve indkomstskatten med tre hundrede million kroner om året i to tusind og elleve dette skatteprovenu hentes naturligvis ikke ud af ingenting men som navnet antyder fra skatteydernes indkomst derfor lempes bundskatten med tre basispunkter så skatteyderne holdes skadefri denne lempelse er imidlertid ikke nok til at udligne udligne den øgede kommuneskat derfor vil der efterfølgende ske en kompensation af borgerne i størrelsesordenen fem og tres million kroner skattestoppet har det godt og lever i bedste velgående det glæder vi os over i venstre og vi kan naturligvis støtte dette

ud over de kæmpe skattelettelser man så har lavet på andre tidspunkter kan ordføreren ikke forklare mig hvorfor

det skulle være en overholdelse af skattestoppet der lige nødvendiggør det her når man for eksempel ikke mener

noget problem at man sætter udgifterne til uddannelse kraftigt i vejret for arbejdsløse eller at

for nogen mennesker men at man på andre områder mener at man sagtens

helt afgørende at der er tryghed omkring familiernes økonomi jeg ved godt at enhedslistens

men det er helt afgørende for regeringen

det vi sikrer her ved at sænke bundskatten tilsvarende med det som kommunerne får lov til at hæve skatten med i totusinde

særlig godt det går godt nok dårligt med at sikre tryghed i familiernes økonomi der er rigtig rigtig mange mennesker

har fået smadret deres økonomi og endnu flere der

det med de mange lovforslag som vi skal behandle senere i dag

en anden del af skattestoppet som man definerede for nogle år siden nemlig at billetpriserne ikke skulle stige mere end almindelige prisudvikling det går man ind og ændrer drastisk for efterlønnere de mister den rabat de har haft hidtil hvorfor er det at man ikke mener at skattestoppet gælder der men at man her

hemmelighed at kommunernes økonomi er under voldsomt pres

regeringens kvælertag på økonomien har betydet at der ruller voldsomme besparelser hen over landets kommuner det rammer børnepasningen med ringere normering flere lukkedage og kortere åbningstid i daginstitutionerne det rammer folkeskolen med færre undervisningstimer forældet undervisningsmateriale og stigende klassekvotienter og det rammer ældreplejen med dårligere omsorg mindre rengøring og så videre

bevidst politisk valg regeringen har foretaget med åbne øjne det er sådan regeringen og dansk folkeparti vil have at velfærden skal være socialdemokratiet er uenig vi havde hellere set at den nære og vigtige velfærd var blevet prioriteret frem for ufinansierede skattelettelser der er

ikke nogen byråd i det her kongerige som kunne drømme om at hæve skatten for sjovs skyld

byrådene folketingets partier og regeringen erkender at det kan være nødvendigt derfor aftales det hvert år med kl hvor meget kommuneskatten kan få lov til at stige

ikke fører til at skatteskruen bare vrides endnu en omgang følges den kommunale skattestigning af en tilsvarende nedsættelse af den statslige bundskat socialdemokratiet er enig i den mekanisme

det så aftalen mellem regeringen og kl at kommuneskatten kan stige med tre hundrede million kroner kommunerne har stort set overholdt aftalen skattestigningen bliver på tre hundrede og tredive million kroner regeringen kalder det resultat for acceptabelt og det er socialdemokratiet enig i men det betyder så omvendt at den statslige bundskat skal nedsættes med tre hundrede og

går ud på og det støtter socialdemokratiet

helt præcis bliver skattestigningen så på tre

præcis bliver skattenedsættelsen på to hundrede og fem og tres million kroner så er der altså tale om en nettoskattestigning på fem og tres million

bliver navnlig den diskussion som venstres ordfører

skattestoppet ufrivilligt morsom vi har et skattestop som er vingeskudt af en hundrede og fjorten skattestigninger

skat’s og skatteministerens egen opgørelse

blev så fulgt op af flere skattestigninger med eftersynet af samme reform som kom i foråret yderligere kom der skattestigninger med genopretningspakken fra juni måned og endelig

kommer der skattestigninger her igen med finansloven

tidspunkt i virkelighedens verden må man sige

sige at skattestoppet består alligevel siger regeringen så at skattestigningen på de fem og tres million kroner vil blive kompenseret ved lempelser af andre skatter og afgifter men er det så i overensstemmelse med skattestoppet

man kan ikke bare hæve én skat og så vilkårligt sætte en anden skat ned og så sige

regeringen har selv sagt

af miljømæssige grunde er ønskeligt at indføre eller forhøje en miljøafgift det er ikke tilfældet her

nødt til at sænke en skat eller afgift som følge af eu beslutninger eller internationale

kan mindreprovenuet kompenseres gennem forhøjelser af andre skatter

det er det regeringen har brugt fornuftigt i øvrigt

skal være muligt at lukke skattehuller

sådan en generel mulighed for at bytte om på skatter inden for den undtagelse er i hvert fald

mildest talt en nyforståelse af skattestoppet

med al respekt anledning til

trække en anelse på smilebåndet når argumentationen føres frem med den styrke som

af venstres ordfører før jeg synes at vi i

få en rigtig god og lang debat i et samråd med ministeren

og konstateringen af om skattestoppet nu er overholdt eller ej og hvordan skattestoppet skal forstås fremover herunder de der nye fortolkninger om at hvis man bare sætter én skat op og sætter en anden skat ned

jeg kunne være rigtig interessant socialdemokratiet kan støtte forslaget som det ligger og trækker lidt på smilebåndet af

som nogen overraskelse at dansk folkeparti støtter det her lovforslag

også at socialdemokratiet endte med at gøre selv om det

en lidt negativ argumentation for

jeg vil så prøve med en lidt mere positiv

blot konstatere at det jo

et lovforslag af den her karakter som går ud på at sænke bundskatten som kompensation for at kommunerne har hævet kommuneskatterne tilsvarende

hver december har et lovforslag som det her hvor skattestoppet håndhæves ved at

dansk folkeparti har lige fra starten af støttet

i og med at lovforslaget her er en del af håndhævelsen af skattestoppet støtter vi det selvfølgelig også denne gang

selv om andre partier jo springer til og fra skattestoppet

en god opfindelse det giver en tryghed for den enkelte borger

og det giver en god tillid mellem borger og politiker at politikerne har lovet borgerne her i landet at vi ikke

hvis det er nødvendigt

anden grund kompenseres man på

skattestoppets levetid som en del af lovgivningen og det skal vi selvfølgelig

med og derfor kan dansk folkeparti også støtte lovforslaget

søgaard andersen som ordfører for sf

tilbagevendende fænomen og regeringen har flottet sig i år kommunerne har ifølge aftalen mellem kl og regeringen fået lov til at lade skatterne stige med hele tre hundrede million kroner i to tusind og elleve da budgetterne viste

skatteforhøjelser selv om der ikke kompenseres fuldt ud for kommunernes skattestigninger der mangler nemlig fem og tres million million kroner i bemærkningerne er det nævnt at der ved andre lempelser vil blive kompenseret for dette beløb

hvordan og hvornår denne kompensation vil finde sted

illusionen om at skattestoppet lever i bedste velgående men sandheden er at skattestoppet har været skrantende siden forårspakke

nej det drejer sig også om kommunernes mulighed for at levere en ordentlig service til borgerne foa har fået lavet en undersøgelse som viser

socialdemokraterne og sf

fælles udspil fair forandring peget på hvordan vi kan skabe en finansiering til forbedringerne af folkeskolerne på trafikområdet og til forebyggelse af sygdomme på sundhedsområdet udspillet indebærer skattestigninger for blandt andet millionærerne øgede afgifter på slik og cigaretter og øgede skatter på landbrugets forurening udspillet indebærer også et løfte om at man kan regne med at det kun er de skattestigninger som vi har lagt frem der vil blive gennemført almindelige lønmodtagere skal ikke rammes og kommuneskatterne skal samlet set holdes i ro ud fra det princip og med vilje

til finansiering af bedre velfærd på andre måder end ved

har hævet skatten med samlet tre hundrede og tredive

foreslår skatteministeren at bundskatten sænkes fra de planlagte tre

det vil med andre ord sige en skattelettelse på

procentpoint og afhængigt af skatteborgernes

der altså være tale om en skattelettelse på et eller andet sted

anledning til at indkøbe så mange flasker rødvin

en meget stor symbolbetydning fordi forslaget dokumenterer at vi lever op til skattestoppet der er fra tid til anden rejst kritik af at kommunerne bliver holdt i en så stram snor

skat skal holdes i ro er at hvis kommunerne fik uhindret adgang til at hæve skatten ville det i forhold til at se på de indkomstgrupper der bliver ramt af en sådan skattestigning først og fremmest være lavindkomstgrupperne

bliver ramt kommuneskatten rammer alle

ville den vende den tunge ende nedad såfremt man gav kommunerne frit løb til

hæve skatten vi er derfor store tilhængere af det nuværende skattestop og den stramme styring og dermed kan det konservative folkeparti anbefale

modstander af regeringens

der var delte meninger

vi har diskuteret ved mange lejligheder nu skal vi så til

vi skal gennemføre en lovgivning der betyder at hvis man har en indtægt på tohundredetusind

har man en indtægt på firehundredetusind

slipper man med hundrede kroner mindre

det øvrige skattesystem totalt minimale beløb

op som får kompensationen nej vi får alle sammen kompensation

en kommune der ikke har fået nogen skattestigning og jeg skal altså have en kompensation fordi andre har fået det de mennesker der bor i kommuner med skattestigninger

i nogle tilfælde risikere at komme ud med et minus

fornuft eller system i

denne regerings hang til detailstyring helt ned i det

det giver ingen mening fordelingspolitisk eller på anden måde at gennemføre et sådant lovforslag i betragtning af hvorledes skattepolitikken på andre områder griber fundamentalt ind

i menneskers liv og tilværelse

der vel ikke mening i at detailregulere på den måde som her sker

kan være til stede skal jeg på hans vegne sige at enhedslisten

ikke kan støtte forslaget

den radikale ordfører at det er fuldstændig tåbeligt

når kommunerne hæver skatterne for at prøve

klare bare en lille del af de øgede udgifter som regeringen og dansk folkeparti pålægger dem til øget bureaukrati

ind og sænker bundskatten for alle med et minimalt beløb det er fuldstændig vanvittigt hvis man endelig ville kompensere hvorfor

man så ikke penge direkte til de kommuner der ellers ville hæve skatterne

i det mindste komme de borgere til gode

ikke behøvede at få en skattestigning i de kommuner det der sker er jo at hvis man er fattig og bor i en fattig kommune

mere skat

hvis man er rig og bor i en rig kommune får en skattelettelse det er jo meget klart udtryk for den politik som regeringen og dansk folkeparti

skal have mindre og de rige skal have mere det synes vi er dybt uretfærdigt og det vil vi absolut ikke stemme for vi hørte fra venstres

at bankdirektørerne kan være rimelig sikre på at have en god økonomi skal nok sørge for fra venstres og konservatives og dansk

at bankdirektørerne kan sove roligt men jeg

kan sove roligere hverken med det her lovforslag eller med alle de øvrige ting som kommer fra regeringen og dansk folkeparti vi skal senere i dag behandle en lang række lovforslag hvor man skærer

for nogle af de mest udsatte vores arbejdsløse og vores syge

flygtninge når de bliver pensionister det er altså ikke de familier der kan regne med at de skal have tryghed i deres økonomi ude i kommunerne er der masser af familier der oplever at man hæver brugerbetalingen alle de steder man overhovedet kan komme til det det er altså heller ikke de familier der skal have tryghed i deres økonomi det er en meget meget lille del af befolkningen de allerrigeste i de allerrigeste kommuner som regeringen og dansk folkeparti mener skal have tryghed i økonomien mens alle andre ikke skal

skat hvor meget vil fru line barfod tillade kommunerne

rigeste i dette land skulle betale det samme i skat i to tusind og elleve som de betalte i skat i to tusind og ni det ville give syv milliard kroner mere og dem ville vi så gerne sende ud til kommunerne så de hverken behøvede at hæve skatten

enhedslisten planlægger at kommunerne skal

kommuneskatten skal være og i bekræftende

samme i skat næste år som de betalte sidste år det vil give syv

skat på aktiespekulation vi ønsker at beskatte nordsøolien lige så meget som man gør i andre nordsølande og vi ønsker at de multinationale selskaber skal betale mere i skat det vil tilsammen give langt flere penge i statskassen og gøre at vi har råd til at give kommunerne en ordentlig økonomi så de ikke behøver at sætte skatten i vejret samtidig ville vi også gerne have at man i kommunerne fik hundrede procent statsrefusion for overførselsindkomster

førtidspension sygedagpenge kontanthjælp

ud fra det menneskes behov i stedet for ud fra hvilke refusionssatser

et flertal i folketinget har fastsat det ville give en kolossal udligning mellem kommunerne

og nogle af de fattigste kommuner ville have langt flere penge det synes vi er en meget mere retfærdig måde at lave udligning på end ved at man bliver nødt til at sætte skatten i vejret i de fattigste kommuner

mit spørgsmål om hvorvidt man har planlagt at kommunerne skal have frit slag til

vi må jo stadig fastslå at kommuneskatten

og dermed rammer den jo også lavindkomsterne væsentlig hårdere end andre af vores skattetyper så kan jeg ikke få et svar på om enhedslisten vil give kommunerne frit spil til at fastsætte den kommuneskat

kom til magten hvor man i mange mange år har haft en demokratisk mulighed for i kommunerne at fastlægge hvilket velfærdsniveau man

i mange mange år i kommunerne det har fungeret rigtig godt og det har ikke ført til at man har brandskattet borgerne det synes vi er en god demokratisk måde at gøre det på

og lave noget detailstyring af den anden verden som pålægger

kommunerne et enormt bureaukrati som koster

ordentligt velfærdsniveau som virkelig har betydning for de mennesker der har dårlig økonomi

sige at de ti procent rigeste i dette land skal betale det samme i skat næste år og så

kommunerne sætter skatten op

så lige præcis den kompensation som finder sted her

været en opbakning fra s og sf dog med lidt andre argumenter end dem vi er vant til at høre jeg glæder mig også meget til det samråd som herre nick hækkerup allerede nu har efterlyst omkring skattestoppet det tror jeg bliver en meget nødvendig gennemgang også for

at nærværende lovforslag har hele tre positive egenskaber flere indtægter til hotelerhvervet øget brug af vedvarende energi og begrænsning af udledningen af

ændringerne vedrører da også tre ret forskellige områder moms på hotelovernatninger varme produceret ved kraft varme og færdselsskadede biler som et led

finansloven er forligspartierne bag blevet enige om at forbedre hotelerhvervets konkurrencevilkår det sker ved

fradrage en større del af momsen på hotelydelser i dag kan virksomheder fradrage fem og tyve procent af hotelmomsen dette lovforslag fordobler andelen til halvtreds procent dermed bliver det for eksempel mere attraktivt for virksomheder at afholde konferencer på et hotel og dermed vil vores hotelerhverv øge sin indtjening fra

samlet set give en større indtjening ikke blot til vores hoteller men til hele turistbranchen

og beskæftigelse i de områder der i visse sammenhænge benævnes udkantsdanmark kraft varme er et andet område der bliver berørt af dette lovforslag forslaget indeholder en ændring af afgiften på varme produceret ved kraft varme ændringen medfører at afgiften på denne type varme hæves derved bliver det mere attraktivt at anvende

energi derfor skønnes

at medføre øget anvendelse af netop vedvarende energi endelig rummer l firs en ændring af reglerne for hvornår der skal betales registreringsafgift for færdselsskadede biler som reglerne er i dag er det økonomisk fordelagtigt at reparere en bil alene på grund af registreringsafgiften uden registreringsafgift ville denne gruppe af færdselsskadede biler være blevet skrottet men fordi der selvfølgelig skal betales afgift af en ny bil bliver det mere attraktivt at lappe på den gamle men samfundsøkonomisk hænger det ikke sammen derfor er parterne bag finansloven enige om reglerne for hvornår der på ny skal betales registreringsafgift på en færdselsskadet bil der repareres hidtil har reparationsomkostningerne skullet være over fem og halvfjerds procent med dette lovforslag ændres satsen til fem og tres procent det er godt for samfundsøkonomien og godt for miljøet for det må alt andet lige forventes at de biler der købes i stedet er mere brændstoføkonomiske og dermed mere miljøvenlige end dem der er blevet skrottet

hele tre gode ændringer ændringer som venstre bifalder og som vi som et af forligspartierne bag næste års finanslov kan

at finde den rigtige knap

er det herre ole hækkerup der dermed får lov til at

forsikringsselskaberne skal opkræve i omegnen

fyrre million kroner mere til bilforsikring som følge

hundrede hvis man tager det på to tusind og ni niveau og allerede der lyder det som om beregningerne der ligger til grund for artiklen i politiken er

afklaret det spørgsmål i udvalgsbehandlingen

at der vil være et hul hvis ikke forsikringsselskaberne sætter deres priser op det vil sige at en konsekvens

som ordfører for socialdemokratiet

indeholder det her lovforslag tre dele dels en lavere moms på hotelydelser dels en lavere grænse for reparation af biler der

lad det være sagt lidt enkelt socialdemokraterne er positive over for den lavere moms på hotelydelser vi er negative over for at sænke grænsen for reparation af biler der er skadede og så har vi en række spørgsmål

til de ændrede regler på kraft varme området derfor vil jeg gerne benytte ordførertalen til at spørge regeringen

i tre dele det ville nemlig give os mulighed for at stemme for det

et flertal som muligt bag den lovgivning

det nok for de fleste er vanskeligt at se hvad reparation af biler moms på hotelydelser og kraft varme området overhovedet har med hinanden at gøre

med hinanden at gøre ud over at alle tre elementer indgår i den finanslovaftale som er

med at øge erhvervslivets fradragsmuligheder

alt andet lige må man sige at det vil stille danske hoteller stærkere i konkurrencen om erhvervskunder særlig i forhold til konkurrenter i nabolandene vi er negative over for det her med at sænke grænsen for hvornår en skadet bil skal repareres uanset hvordan man vender og drejer det

det koste arbejdspladser i danmark og holder regeringens antagelse

i virkeligheden bare komme at flytte arbejdspladser væk fra danmark hvor bilerne skulle

hvor bilerne bliver produceret regnskabet se helt anderledes ud hvis man også tager højde for

og tvivlsom effekt på statskassen når job flytter ud

endelig er der det sidste element der handler om kraft varme her henter partierne en hundrede og ti million kroner stigende til en hundrede og fem og halvfems million kroner det gøres ved at vi i danmark

det

set rigtig smart at lave el og varme

set også på de fleste partiers dagsorden når det handler om at lave en ny energiaftale for

når man med det her lovforslag udhuler fordelen ved at lave el og varme sammen betyder det

jeg synes det er fantastisk svært at argumentere for at det her skulle være en fordel for nogle af alle de overordnede energi og klimamål vi ellers

er særlig bemærkelsesværdigt når nu regeringen

på klimakommissionen den er ikke kommet endnu man kunne

ligget smukkere i forlængelse af det statsministeren sagde i sin åbningstale

danmark skulle være uafhængig af de fossile brændsler nu udhuler regeringen i stedet for noget af det som fungerer bedst i dansk energipolitik

af konsekvenser for helt almindelige borgere

afgift der skal betales af varmekunderne varmen bliver

på godt dansk det kommer ikke til at ramme ens over hele landet populært sagt hvis man er på et lille værk

man kommer til at betale mere end hvis man er på et stort værk hvor der er et lille varmetab i ledningerne det kommer vi også til at bore grundigt

men helt grundlæggende og som afslutning på min ordførertale

ikke er muligt at få det her lovforslag

er en del af udmøntningen af finanslovaftalen for to tusind og elleve som er indgået mellem regeringen kristendemokraterne og dansk folkeparti og derfor

og at vi selvfølgelig støtter

erhvervslivet til gode med med lovforslaget her når det

dansk folkeparti har arbejdet for igennem rigtig mange år og jeg ved at især vores erhvervsordfører

erhvervslivets adgang til fradrag for hotelmoms skulle normaliseres kan man sige altså at der skulle

for hoteludgifter på lige fod med alle andre udgifter som som en virksomhed måtte have det har der ikke været indtil nu og derfor er vi da meget glade for at regeringen og kristendemokraterne er gået med til at der nu bliver adgang til

det vil alt andet lige styrke dansk

sammenlignet med deres konkurrenter i udlandet har været væsentlig ringere stillet på grund af den her manglende fradragsadgang

så derfor er vi rigtig glade for at vi nu er nået så langt at halvtreds procent

af rent afgiftsmæssige årsager har har den her ordning at man går og reparerer på på mere eller mindre smadrede biler alene af den grund at vi har en så høj registreringsafgift i danmark

som det er tilfældet og derfor kan vi da også tilslutte os at at reparationsgrænsen som det populært hedder justeres fra fem og halvfjerds procent til fem og tres procent

justeres hidtil har der været en form for favorisering afgiftsmæssigt af varme fra kraft varme værker og det finder vi egentlig ikke rimeligt

foretages der en mindre justering af den afgift der pålægges varme

fremover vil være en mindre produktion på

rigtig mange partier tale varmt for igennem tiden men jeg skal sige at da det jo er en del af finanslovaftalen

lovforslaget tre elementer for det første

godt med at vi i fredags

førstebehandlede et forslag om større fradrag

når man investerer i vedvarende energi for det andet bliver det foreslået at hotelmomsen fremover kan fratrækkes med halvtreds procent

en branche som er i en trængt situation

skabe fornyet aktivitet inden for branchen for det tredje bliver det

fremgår af forslaget at biler der bliver beskadiget for

fremover skal betragtes som totalskadede tidligere var

fem og halvfjerds procent begrundelsen for denne ændring er at forligspartierne gerne vil gøre danmarks bilpark nyere

højne sikkerhedsniveauet der er fremkommet forskellige udmeldinger om denne sag med oplysninger om at virkningerne også vil få nogle

vi konservative gerne deltager i en en forhandlingsrunde hvis vi bliver inviteret til det omkring lige præcis dette element i lovforslaget på den baggrund anbefaler vi lovforslaget til

at han er radikal ordfører

sagt det en gang men jeg skal gerne gentage det

meget lidt begejstret for dette lovforslag vi er for det første ikke overbevist om klogskaben i at øge afgiften på kraft varme det kan jo være rigtigt nok

er i konkurrence med

individuelle oliefyr

svækker det jo altså incitamentet til at udvikle kraft varme

ideen som jo på mange måder er yderst vellykket og et godt element i danmarks totale energiforsyning

regeringen foreslår videre at ændre skrotningsprocenterne det skal være mindre fordelagtigt at reparere biler der

konsekvenserne af det

forsikringspræmie med vil stige

meget nøje i udvalget vurdere i hvilket omfang

noget der er omfattet af skatteloftet eller

afgift af denne type bagefter fører til at bilisterne skal betale mere i forsikring det viser også lidt om

stigende forsikringsudgifter det må vi se nærmere på det andet er at

med sikkerhed vil falde branchen anslår at det drejer sig om fem hundrede

en uheldig sidevirkning af dette er så også at værkstederne vil være i stand til at

ansætte færre lærlinge der er et stort

og netop pladearbejdet er jo noget af det som den moderne elektronik i mindre grad kan tage sig af endelig må jeg sige at provenuskønnene er yderst luftige det er helt vanskeligt at vurdere i hvilket omfang ændringen af af disse regler her

yderst luftig endelig foreslås det at

men halvtreds procent af udgifterne til hotelmoms når de for eksempel arrangerer kurser konferencer

sikre en grundlæggende ligestilling for hotelbranchen

føje til at jeg ikke er helt sikker på at jeg ville

bruge en hundrede og firs million på netop dette forslag hvis jeg hvis jeg havde dem

det accepterer vi samlet set er det vores vurdering at det

og forslaget om de ændrede procenter

enkelte dele i lovforslaget

til staten og det man ønsker at støtte

se det finanspolitisk uholdbare i at man ikke ønsker samlet set at finansiere

afgiften af provenumæssige årsager det skal altså ikke indgå i en

man fremadrettet vil finansiere de her hundrede million kroner om

der består af tre elementer som jo fint er gennemgået af de respektive ordførere

det der vedrører kraft varme delen så er der det der vedrører de færdselsskadede biler og så er

hvad vigtigt synes jeg at få fremhævet i den her debat

koster arbejdspladser der er det jo vigtigt at se på finansloven under et og også se på de vækstinitiativer der ligger andre steder end i netop det her lovforslag og derfor er der langt flere vækstinitiativer end det som spørgerne her

til nemlig at det koster job

i forhold til de færdselsskadede biler kan være et jobtab det

lang række andre ting i finansloven der modsvarer det en ny lempeligere ordning i forhold til iværksætterskatten men jo for den sags skyld også nogle mere lempelige vilkår i forhold til hotelmomsen

er enige om at det kan være en god idé at styrke fradragsmulighederne for hotelmoms

set ikke den samme brede opbakning til det jeg noterer mig også at

glad for og tilfreds med når det er sagt

mange spørgsmål primært til den del der vedrører de færdselsskadede biler og derfor vil jeg også allerede nu lægge op til at vi får en god drøftelse

udvalgsbehandlingen og det ser

at vi har forskelligt syn på de forskellige elementer

flertal i folketinget for de elementer

ministerens parti og mit parti jo har en energiaftale sammen

i øvrigt ellers er enige om det kunne være rigtig rigtig hensigtsmæssigt at få delt

som man har og da jeg ikke har hørt noget som helst finansieringsforslag i dag fastholder

én samlet afstemning om det her lovforslag og det er

og den første der får ordet er fru sophie løhde

her vedrører en ændring af lov om kommunal ejendomsskat i forhold til en ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår fradrag for forbedringer som supplement til regeringens skattestop blev der med virkning fra to tusind og tre indført et grundskatteloft i den kommunale ejendomsskattelov grundskatteloftet indebærer at ejendomsskatten uanset kun kan stige med en vis

og havde til formål at begrænse stigningen i ejendomsskatten ved at indføre et loft over hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldspromille kan stige i de enkelte år

at ingen grundejere pludselig oplever meget voldsomme stigninger i deres ejendomsskat fra det ene år til det andet de gældende beregningsregler har dog efterfølgende i visse tilfælde at kunne føre til utilsigtede resultater i de tilfælde hvor der bliver givet nye fradrag for forbedringer af grunden eller hvis et fradrag forhøjes

nuværende udformning indeholder mulighed for at grundskatteloftet bliver lavere end formålet berettiger til

i to tusind og fem kommunerne med at tilpasse de relevante it systemer til beregning af den afgiftspligtige grundværdi tilpasningerne indebærer at beregningerne tager udgangspunkt i værdierne i det samme år for henholdsvis grundværdi og fradrag ændringerne indebærer

at den afgiftspligtige grundværdi ikke kan falde til mindre end råjordsværdien som er den værdi grunden har uden grundforbedringer

fornuftig nok da den netop tilsigtede at lukke det som man også kunne kalde

skattehul for eksempel havde en række kommuner anført at fradragene i visse situationer kunne føre til at grundejere helt blev fritaget

altså at nogen helt kunne fritages for at betale grundskyld var

også årsagen til at nogen som tilbage i to tusind og fem vurderede at ændringerne var

og dermed også den oprindelige hensigt med at indføre grundskatteloftet men når lovforslaget

at det nu efterfølgende er slået fast at ændringerne fra to tusind og fem savner hjemmel i den nuværende lov uanset at ændringerne tilbage fra to tusind og fem sikrede mod at nogle ejere helt slap for at betale grundskyld sidstnævnte altså at man i nogle tilfælde kunne slippe for at betale skat var selvsagt ikke formålet med grundskatteloftet lovforslaget her er derfor et forslag til lovfæstelse af den praksis vedrørende ændringerne i fradraget for forbedringer som allerede har eksisteret i kommunerne siden to tusind og fem forslaget til ændring i ejendomsskatteloven består derfor i at bringe loven i overensstemmelse med den praksis som kommunerne i en årrække har opkrævet ejendomsskatter efter og som i øvrigt er i fuld overensstemmelse med såvel skattestoppet som den oprindelige hensigt med at indføre grundskatteloftet den grundskyld som

det siger sig selv og fremgår også af lovforslaget og jeg citerer i det omfang grundejere med ændringer i fradrag fra to tusind og fem til ti måtte have krav på tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld afskæres sådanne tilbagebetalingskrav ikke af nærværende lovforslag samtidig siger

ændringer eller stigninger i grundskylden som følge af lovændringen da ejendomsskatten

de tidligere år og jeg skal på den baggrund meddele at vi i venstre kan støtte det fremsatte lovforslag og ser frem til den videre udvalgsbehandling i kommunaludvalget og

med at opklare og afklare

skatteudvalget

fra venstres ordfører

her pengene refunderet skal man så selv anlægge en sag og få pengene tilbage eller er det noget regeringen vil sørge for

med ændringer i fradrag for to tusind og fem til ti

afskæres sådanne tilbagebetalingskrav ikke af nærværende lovforslag det må være det der er det vigtige at slå fast her og så har jeg da en forventning om det var også det jeg forsøgte at afslutte min ordførertale her med at hvis der måtte være yderligere opfølgende spørgsmål

som konsekvens af lovforslaget her

det noget af det vi skal sætte fokus på i udvalgsbehandlingen men der ligger ikke i lovforslaget som det ellers har været fremme i nogle aviser at der skulle foretages et eller andet inden en bestemt dato det fremgår ganske enkelt ikke

artikler der har været skrevet om

og der så efterfølgende sker

det ene år til det andet grundskatteloftet har så ikke haft til formål og det har skattestoppet heller ikke

at sikre at der var nogle borgere som helt kunne fritages fra

med det her lovforslag kommunerne troede sådan set at de med ændringerne tilbage fra to tusind og fem havde løst

skal der gives en yderligere hjemmel til i lovgivningen og derfor sørger vi naturligvis for

der så måtte have krav på at få noget tilbagebetalt skal naturligvis

op på det rod der måtte være og her tyder det

at man har været nødt til at lave et lovforslag fordi der er noget der ikke fungerer sådan som det burde nemlig at der ikke er den korrekte hjemmel

og ændre de her beregninger i i to tusind og fem men men hvilket behov mener ordføreren der er for at gå ind og kigge på hvordan det her kunne ske

en anden gang for at undgå at kommunerne opkræver nogle skatter som der ikke

højde for enhver situation og enhver tænkelig situation og det er jo det der også må erkendes

skatter som der ikke har været hjemmel til i lovgivningen kommunerne har så i to tusind og fem lavet en ændring i it systemet i samarbejde med skat for at rette op på det her fordi der blandt andet var nogle kommuner som påpegede at måden som det kørte på kunne bruges til at der var nogle som slet ikke skulle betale grundskyld

derfor forsøgte man sådan set at rette op på det og det er jo så efterfølgende at det er slået fast

var tilstrækkelig hjemmel i lovgivningen til at foretage

jo altså været i sin bedste tro på eller opfattelse af

set også lidt om

lige lovlig spåkoneagtige så det tror jeg ikke vi kan komme nærmere det spørgsmål synes jeg jeg fru meta fuglsang skal stille til

grundskylden og rentefradraget ikke ændres de nuværende regler herunder reguleringer fastholdes

man ikke ligefrem sige at der er efter at skatteministeriet

opkrævet for meget i ejendomsskat

er en grundlovssikret beskyttelse af borgerne at ingen skat må opkræves uden lov mener socialdemokraterne at det er særdeles alvorligt at skatteministeriet uden lovhjemmel

så til formål at rette op på den fejl fremadrettet ifølge lovforslaget er skatteministeriets ulovlige skatteopkrævning sket fordi man i to tusind og fem har gennemført en systemændring af det it system der beregner ejendomsskatterne sådan at

systemet siden to tusind og fem har forhindret at grundskatteloftet blev beregnet korrekt skatteministeren har erkendt

betalt for meget skat og at de der har betalt for meget skal have pengene tilbage men her er det uklart om det er alle borgere der skal have pengene tilbage eller om det kun er de

selvfølgelig have klarlagt her i dag fra ministeren eller i det efterfølgende udvalgsarbejde socialdemokraternes holdning er er at det

på borgerne selv at redde det ud skatteministeriet har kludret i det og derfor er

jo en del af skattestoppet og det blev indført med virkning fra to tusind og tre i form af et loft over stigningen i den afgiftspligtige grundværdi formålet med skatteloftet

ved uændret grundskyldspromille kan stige det enkelte år grundskatteloftet betyder at den aktuelle grundværdi hvert år skal sammenlignes med sidste års afgiftspligtige grundværdi tillagt en reguleringsprocent grundskylden beregnes lidt forenklet sagt på baggrund af

giver den laveste skat problemet med lovens nuværende udformning er at der ved meddelelse af nye fradrag for forbedringer eller ændringer af eksisterende fradrag for forbedringer anvendes en omberegningsmetode som medfører at grundskatteloftet bliver lavere end formålet med at skabe

derfor indføres der så med det her lovforslag fremadrettet nye regler for fastsættelse af grundskatteloftet i de tilfælde hvor grundejere af vurderingsmyndigheden får meddelt nye eller ændrede fradrag for grundforbedringer så der bliver frataget en tilsigtet isolering af de stigninger som alene skyldes ændringer i niveauet for grundvurderinger lovforslaget betyder at nye eller forhøjede fradrag for forbedringer ikke giver grundlag for omberegning af skatteloftet da disse situationer forbliver uændret

der er en lang række uklarheder ved formuleringen af det her lovforslag og dem bør vi få belyst under udvalgsarbejdet

mener ministeren at ansættelse af grundværdien sker ud fra vurderingsloven det er lidt uklart det er også lidt uklart om ministeren mener at grundværdierne i to tusind og et generelt var for lave

man kommet frem til det og er skatteministeriet enig

er begrundelsen for at fjerne omberegningen ved forhøjelse af allerede eksisterende fradrag den begrundelse mangler vi i lovforslaget og hvad er de økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget

også uklart om lovforslaget medfører en situation hvor

identiske ejendomsvurderinger

hvis der efter loftfastsættelsen sker ændringer i ansættelserne der danner grundlag for loftet altså grundværdien og fradraget

til skatteudvalget hvor der er en borger der har påpeget den her fejl helt tilbage i

to tusind og otte det er da ret væsentligt at få procesforløbet beskrevet og der sket i ministeriet

gå to en halv år før der bliver rettet op på den her fejl det her overgreb over for de borgere

det er nok der et eller andet sted vi skal ind at finde ansvaret og det er nok hos den skatteansættende myndighed afslutningsvis sige at socialdemokraterne gerne vil skabe

det her lovforslag er så uklart formuleret at

helt tryg ved det der er en lang række punkter vi skal have præciseret det ville være fint at kunne støtte det her ved førstebehandlingen men socialdemokraterne

sig retten til at få belyst lovforslaget mere i dybden konsekvenserne fremadrettet og ikke mindst konsekvenserne bagudrettet sådan at vi ved andenbehandlingen

det kunne være interessant at vide nu havde ordføreren jo selv en masse gode spørgsmål som vi skal stille

til kommunerne skatteministeriet hjælper med beregningerne sådan at kommunerne kan opkræve skatterne

skal

ansvaret for den misere der er sket i it systemet er det otte og halvfems kommuner eller

men den skatteansættende myndighed er skatteministeriet og skatteopkrævende myndighed

snakke om it systemer

er det kommunerne der laver

at fralægge sig et ansvar for den her fejl hvor der lovstridigt

lovforslag får trukket skatteministeren med ind så skatteministeren kan forklare sig over for os i kommunaludvalget

vi fra socialdemokraternes side op til at vi får lavet et dobbeltsamråd med indenrigsministeren og skatteministeren

virkelig få vendt hver en sten i det her

kan vi blandt andet få spurgt skatteministeren om skatteministeren

at skatteministeren som skatteansættende myndighed

ansvarlig for den her lov

at det er it udviklingen

med til at skabe den her fejl ved at man lavede et forkert edb system til at beregne de her beskatningsmodeller derfor er

med til at rette den her fejl op igen

de lovformelige krav

at grundskatteloft bliver overholdt på den rigtige måde

beskriver hvordan vi skal beregne det her fremover

der egentlig er lige så vigtigt er jo sådan set at få en diskussion om hvad vi med den tid der er gået siden to tusind og fem

skal kompenseres krone for krone

de har betalt for meget i skat det er jo sådan at en af præmisserne i skattesystemet er at folk skal betale til en fælleskasse

en form for skattemæssig solidaritet

gør at folk der har betalt for meget i skat ender med ikke at kunne få deres penge tilbage

men vi synes også at vi i forbindelse med lovarbejdet er nødt til at kigge på den bagudrettede effekt og det er ikke bare tre år tilbage

de år tilbage hvor skatteborgere har måttet betale for meget i forhold til den gældende ejendomsskattelov

vi har fuld forståelse for

i juni måned kom med en afgørelse og en kendelse omkring praksis i kommunerne af den her beskatning

der var blevet anvendt i kommunerne efterfølgende bad den daværende minister minister om at

der egentlig er hoved og hale i den her sag

så meget tvivl det

skal vi så sørge for at de får tilbage jeg synes også at hvis vi kigger på den pressedækning der har været blandt andet

er nødt til at kigge bagud med de kommentarer

stille nogle spørgsmål i udvalgsarbejdet

kompenseret for de økonomiske skattebyrder

er den pose penge der skal inddrives i skatter derfor er det sund fornuft at sige

altså skattestoppets præmisser skal overholdes

skal overholdes men rent faktuelt konkret og juridisk

skal indgå i udvalgsarbejdet fremover

får sikret at den her del

fastsat

skatteansættende mekanismer der er i det blandt andet grundværdien og

hvis det er sådan at man ikke kan ændre på skatteloftet

i skattestoppet skal overholdes men de spørgsmål vil vi få afklaret i udvalgsbehandlingen

bliver overholdt det samme vil man tilsvarende skulle gøre her jeg skal ikke kloge mig på hvordan man rent skatteteknisk vil få de ting til at gå op i en højere enhed det jeg bare siger og det

at grundprincippet i skattestoppet

her lovforslag ligesom det har skullet i alle mulige andre lovforslag vi har behandlet

efter efter den sidste ordførertale og de bemærkninger der i øvrigt har været så kan man tro at det her næsten handler om hvem der bestemmer over it systemerne men jeg håber at vi er enige om at der er nogle der bestemmer over dem og at det vi skal finde ud af er hvem der så bestemmer hvad i forhold til it systemerne og

to dele dels en ændring af reglerne om fastsættelse af grundskatteloftet dels en ændring af renteberegningen ved for sent indbetalte ejendomsskatter i bemærkningerne til lovforslaget

den kommunale praksis for beregningen af

med den tilsigtede virkning af loven men ikke i overensstemmelse med reglernes ordlyd i de tilfælde hvor der er meddelt nye fradrag eller sket ændringer i eksisterende fradrag

man jo gøre noget i bemærkningerne til lovforslaget

en beskrivelse af forhistorien for forslaget og også en beskrivelse af

bemærkningerne til lovforslaget og selve lovforslagsteksten anledning til en række spørgsmål

hvem startede det og hvorfor i form af en teknisk ændring det gælder spørgsmålet om hvornår skatteministeren fik kendskab til at der var et problem og hvad der så blev gjort eller ikke blev gjort i forbindelse med

det materiale vi har i forbindelse med det her at der er givet en besked om at der vist

hvilke konsekvenser der bliver for de borgere der tror eller ved at de har fået beregnet grundskat på på grundlag af praksis

når forslaget er færdigt med at blive behandlet og har været igennem udvalgsbehandlingen her det har været fremme at man for at få mulighed for tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat skal søge om det inden den første januar to tusind og elleve det fremgår ikke tydeligt af lovforslaget og jeg ved ikke om det kun er et rygte men i hvert fald er det noget der skal afklares mens vi behandler lovforslaget

det fremgår af kls høringssvar at der vil være et økonomisk tab for kommunerne

grundskatten og den ændrede renteberegning som det ses er der nedsat en arbejdsgruppe der skal se på det

meget utilfredsstillende at der skal tages stilling til et

er en løsning på det reelt set ved vi ikke nu hvor lovforslaget behandles hvordan kommunerne kompenseres og jeg synes ikke det er rimeligt endelig er der i høringssvaret fra rafn søn rejst spørgsmål om

stilles forskelligt alt efter hvornår der rejses en sag om ændring af fradraget det er helt klart at der skal rettes op på det rod der tilsyneladende hersker på det her område så der fremover ikke er tvivl om at der er lovhjemmel til den skatteopkrævning der finder sted skatteopkrævning uden hjemmel er et alvorligt svigt og vi er nødt til at have svar på de stillede spørgsmål

også brug for en afklaring af det der er gået forud og ikke mindst belyst situationen for de borgere der er blevet berørt undervejs alt

mange spørgsmål der skal besvares under udvalgsbehandlingen og når vi har fået gode svar på disse spørgsmål og de spørgsmål der opstår undervejs så vil vi

sige at det konservative folkeparti støtter lovforslaget men jeg skal heller ikke lægge skjul på ligesom

øvrige ordførere at vi har visse betænkeligheder og ser frem til udvalgsbehandlingen for at få klarhed over nogle af de problemstillinger som der er ved det her lovforslag

lovens bogstav er blevet skrevet forkert i forhold til lovens intentioner og det er selvfølgelig beklageligt for borgerne skal kunne regne med lovens bogstav det bekymrer os også at

i dag er nogle spekulationer i den skrevne presse om at loven får tilbagevirkende kraft at folk kan miste retten til fradrag i foregående år det skal vi selvfølgelig

der den problemstilling om borgerne får

automatisk eller om det er noget de selv skal grave frem såfremt de har

skattevæsenet også der mener vi selvfølgelig at det er noget vi skal have diskuteret grundigt igennem i udvalget og det ser vi også frem til grundlæggende bryder vi os ikke om at hæve skatten og det gør vi heller ikke i det her tilfælde og der er altså en række forhold som vi har

en stor grundskyld og andre betaler ingenting for det andet

er vi nødt til at sikre at der kommer overensstemmelse mellem praksis og lovgivning det er en utilfredsstillende situation der er i dag og den er vi nødt til at få løst på en

selvfølgelig en meget stor finansieringsudfordring hvis

vedtager det her lovforslag det foreløbige skøn er så vidt jeg har forstået

utilfredsstillende hvis vi sådan i praksis lige pludselig står og mangler de her penge fordi vi ikke sikrer at den hidtidige skattepraksis kan fortsætte

vi altså lovforslaget men vi har en mængde spørgsmål som vi også gerne vil

vi jo helt enige om jeg hører

det fremadrettet

kan få ændret sit skatteloft mens man nu her

tidspunktet for at man søger om at få

nye eller forhøjede fradrag for forbedringer ikke giver grundlag for omberegning af skatteloftet der i disse situationer forbliver uændret med andre ord

kan man ikke længere få ændret

måder man kunne også umiddelbart fortolke det på den måde at man ikke fremover vil få den mulighed men det

grundskatteloftsfastsættelsen det er jo sådan at den involverer blandt andet en grundværdi der baseres på en vurdering

blandt andet nogle fradrag

fastsætter et skatteloft ud fra

den mulighed ikke længere foreligge

ikke nok inde i i teknikken omkring det og

siger at vi har en mængde spørgsmål

ordføreren rejser er yderst relevante og dem vil jeg også se frem til at få besvaret men jeg vil ikke stå og udtale mig om det fordi så står jeg og udtaler mig om noget teknisk som jeg ikke har forstand på

og hvis man skal betragte det lovforslag vi behandler i dag som et spørgsmål om at man vurderer hvordan man så har redt op

at opredningen ikke har været for god den har ikke været for køn

i det hele taget ligger man rigtig rigtig dårligt i forhold til det grundlag som man i øjeblikket agerer på i denne sag og i forhold til det lovforslag der

op på det forhold alt sammen har det jo set med

øjne at gøre med at man i forlængelse af skattestoppet og

alle de mulige afskygninger

kommet frem til at vi i dag har et nærmest bizart sammensurium af forskellige frem og tilbagebetalinger og beregninger alene som følge af at man politisk har redt op på den måde man har gjort fra starten det synes vi i det radikale venstre er et kæmpestort problem og i virkeligheden måske også det helt grundlæggende problem også når vi skal vurdere det lovforslag vi står med her i dag derfor er der også grund til at anerkende at der allerede fra flere ordføreres side ikke mindst

lang række spørgsmål som vi jo alle sammen må være stærkt interesserede i

få belyst ganske grundigt jeg synes faktisk også det var fornuftigt at den konservative ordfører herre rasmus jarlov indtog en lidt mere ydmyg tilgang til lovforslaget

og sagde at der er rigtig meget

jeg synes så det er en lille smule bekymrende

i lovforslaget det synes jeg faktisk er bekymrende men lad os nu tage det positive i det det

et af regeringspartierne ikke har stillet

grund til at få boret rigtig meget mere ud

være med her at læse bare en lille smule op af en leder der er i dag i jyllands posten om hele diskussionen om l fem og tres og jeg citerer

hedder alt for systemet hvad gør en regering der bliver bekendt med at titusinder af

i årevis er blevet opkrævet alt for meget i ejendomsskat iler med at sige undskyld sender en buket blomster og en check med de uretmæssigt opkrævede skattekroner inklusive renter og renters rente sådan ville en ordentlig og hæderlig regering gøre men ikke den nuværende regering den fremsætter i stedet lovforslag l fem og tres

et snuptag og helst uden nævneværdig offentlig debat skal lovliggøre den ulovlige praksis og i tilgift reelt indføre beskatning med tilbagevirkende kraft sådan tager sagen sig næppe ud fra regeringskontorerne men det gør den tankevækkende nok aldrig når skatteborgerne er kommet i klemme som følge af inkompetence hos såvel de lovgivende som udøvende magter

af en leder i dag i jyllands posten altså ikke fra en eller anden stærkt regeringsfjendsk pamflet eller et skrift som er udsendt i anledning af det her men fra en af regeringspartiernes solide støtter her i samfundet nemlig jyllands posten her skriver man sådan jeg vil ikke fortsætte med

yderligere godt humør af men blot sige

eksempel på en sag hvor man har redt ekstremt dårligt op og at der ikke er noget der nødvendigvis tyder på

ikke se det umiddelbart at man også sikrer at man

rådet bod på det det må vi så arbejde med i udvalgsbehandlingen

ordføreren her vil forklare mig hvad det betyder når man siger

skal indføres beskatning med

ordføreren

venstres ordfører måske havde mere travlt med at lægge ansvaret for den situation der var alle andre steder hen end der hvor det rettelig bør ligge nemlig hos regeringen som jo har redt op

på spørgsmålet fra fru sophie løhde er jo det samme som en række af ordførerne allerede har været inde på

i det der er lagt frem for os

skal foretages efter første januar i forhold

borgere med fuldstændig samme grundværdi

lovforslaget

som man synes er fin og der blandt andet står

indføre

andre ordførere jo også efterlyst at det forhold bliver belyst meget mere grundigt

set er kernen i sagen mit udgangspunkt for bedømmelsen af l fem og tres

er positivt indstillet over for det her lovforslag vi medvirker nemlig gerne til at fjerne såvel de utilsigtede som de tilsigtede skattehuller som regeringen har skabt i de sidste ni år om det skal der ikke

og skal også bruge tid på at diskutere hvad der har drevet regeringen til

side ikke mangle nogen opbakning til det men det er klart at når sagen i dag alligevel påkalder sig

det dog trods alt ikke er hver dag selv om det heller ikke er

at den nuværende regering har opkrævet skat i strid med grundloven det er jo dog trods alt lidt usædvanligt at borgere i det her land

den situation at det er sket ville det vel være en usædvanlig slap opposition hvis den ikke sagde følgende to ting

bliver nødt til at få undersøgt hvordan det her kunne gå til

at det her ligger inden for hvad regeringen ligesom kan tillade sig at lave af fejl

var andre der opdagede det jeg håber

og det apparat regeringen har til rådighed at vi må stille lidt større krav til at de har fuldstændig styr på om deres lovgivning sikrer at grundloven bliver overholdt og at udførelsen af

sikrer at grundloven bliver overholdt end det man kan forlange af oppositionen

men jeg forstår godt kritiserer oppositionen i den her sag for at vi har været for sløve og

fremtiden jeg kan i øvrigt sige at jeg heller ikke kan anbefale kommende regeringer

opkræve penge i skat som der ikke er lovgrundlag for at opkræve heller ikke selv om formålet er godt og smukt og det er de rigtige

opkrævet nogle penge hos borgerne som man ikke har lovgrundlag for at gøre

synes jeg at det radikale venstre skal have lov til at den særlige venlighed

være allergiske over for blomster og ikke kunne tåle alkohol og der kunne være mange problemer i det så

det er dejligt at regeringen i dag kommer her for at lukke et utilsigtet hul som opstod fordi man ville lave et tilsigtet hul nemlig fordi regeringen besluttede sig til sammen med dansk folkeparti at det var af afgørende betydning at de danskere som tjener penge på arbejdsfri indkomster ved at

må beskattes af denne gevinst

alligevel lidt utroligt at man kommer til at lave et utilsigtet hul fordi

kan blive lidt for ivrig i tjenesten og så kommer man måske ud over det der var formålet med lovgivningen det er selvfølgelig ærgerligt at den politik der hedder at det er meget meget vigtigt at arbejdsfri indkomster ikke beskattes i lighed med de indkomster der

åbenbart er et system der under betegnelsen tryghed for boligejerne vil blive videreført under den kommende regering men så længe man har råd til det og stadig væk kan betale for velfærden

i orden med os men hovedpointen her

uanset at vi selvfølgelig synes at det er rigtig kedeligt at man er kommet til

ansvar for det så medvirker vi gerne til

om vi er sikre på at vi gør det hvis vi vedtager det her lovforslag

læse lovforslaget men det blev jeg ikke meget klogere af det kan skyldes at skattepolitik ikke

havde jeg håbet at debatten i dag ville bringe klarhed over om det kun var mig der ikke havde forstået

stillet i dag og de svar der ikke er blevet givet men ministeren har stadig væk chancen

tror jeg at den usikkerhed stadig eksisterer og det vil være fornuftigt at man bruger lidt tid på at få den problemstilling løst effektivt i udvalgsarbejdet

har været administreret i modstrid med en paragraf det skal rettes og det ønsker regeringen nu at rette

det kritisable er ikke at det nu bliver rettet det kritisable er selvfølgelig at regeringen har været i vildfarelse med hensyn til hvad en konkret paragraf indebar

det var jo sådan at da loven blev vedtaget var der ingen som vurderede at den ville have de konsekvenser som det siden har vist sig at den fik først op mod sommerferien i år efter at der var indhentet en udtalelse fra kammeradvokaten blev der klarhed over at kommunernes praksis i visse sager er ulovlig det blev meldt ud til offentligheden alle kommuner blev orienteret med et brev den første juli hvori der også stod at regeringen agtede at ændre loven

jeg tror ikke der er et eneste medlem af folketinget som mener at den retstilstand der åbenbart gælder

rimelig jeg tror ikke der er et eneste medlem som mener at det er rimeligt at man fuldstændig kan slippe for grundskat på grund af at der er en paragraf som er udformet på en uhensigtsmæssig måde derfor tror jeg også

bliver et meget enigt folketing som vedtager at den fornuftige praksis

nu også bliver til lov

så er der spørgsmålet om hvad vi så gør over for de borgere som har været berørt af den fejlagtige

har regeringen også spurgt kammeradvokaten om og i løbet af

håber jeg at jeg kan orientere udvalget om hvad kammeradvokatens vurdering er jeg vil godt som flere ordførere har gjort og fru sophie løhde flere gange understrege det afsnit i lovforslaget som siger

i det omfang grundejere med ændringer i fradrag fra to tusind og fem til ti måtte have krav på tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld afskæres sådanne tilbagebetalingskrav ikke af nærværende lovforslag så det vi her behandler har altså intet med spørgsmål om tilbagebetaling at gøre det har at gøre med at få etableret den fornuftige praksis i overensstemmelse med lovens

som vi troede var gældende ret men som vi nu er nødt til at ændre loven for at få

det handler jo om at der er kommet en retlig afgørelse som har givet en borger ret og kommunen uret og hvis det skal være fortolkningen af paragraffen så må man sige at det er en urimelig tilstand at man så i visse tilfælde fuldstændig kan slippe for grundskat

ændrer vi loven svaret på spørgsmålet er altså ja i princippet

strider det mod grundloven at der er opkrævet skatter uden hjemmel i lov men det er jo ikke første gang at en retlig afgørelse har ændret praksis og ført til lovændring i folketinget

lemfældig omgang med det vigtigste retsdokument vi

regeringen og ministeren skal tage

nemlig at der bevidst eller ubevidst

jeg gerne spørge ministeren hvis nu ministeren for eksempel i foråret to

at det så ud til at

hurtigere det er mit spørgsmål er

ofte er et samspil imellem den lovgivende

dømmende magt den lovgivende magt fastsætter nogle regler som den udøvende magt fortolker så sker det at nogen klager til den dømmende magt som siger sådan kan i ikke fortolke det og da er det

at få bragt sagen i orden med den lovgivende magt sådan som vi gør med det lovforslag vi behandler i dag det er helt normal rutine og helt i overensstemmelse med grundloven jeg er glad for det første herre thomas jensen udtalte nemlig at vi skulle samarbejde om at få rettet det fremadrettet så der fremadrettet er en rimelig praksis og jeg forstår det

at herre thomas jensen er enig med regeringen i at det man har troet var gældende lov

diskussion og lidt forskellighed er med hensyn til

i det her lovforslag og der er det jo sådan at vi ved at man har nedsat den her arbejdsgruppe

og ministerens eget indenrigsministerium arbejder på at kigge på

og effektuere det her regnestykke som

tvivlsspørgsmål og fjerne bekymringer

sig om ved vi ikke vi ved heller ikke hvor store beløb der er tale om og derfor er det vi som spørgeren nævner har nedsat en arbejdsgruppe består af kl skatteministeriet finansministeriet og indenrigs og sundhedsministeriet den arbejdsgruppe arbejder på at afklare netop de spørgsmål og den arbejder også på at afklare hvordan kommunernes tilbagebetaling skal ske skal ske

vi her behandler kan kan vi trygt vedtage så er der spørgsmålet om retstilstanden mellem to tusind og fem og to tusind og elleve og der går vi grundigt til værks

og jeg vil selvfølgelig holde holde udvalget grundigt orienteret

at ministeren er enig i at det ikke har nogen betydning

fortæller os hvordan vi skal forholde os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

forhandlingen er åbnet herre eyvind vesselbo som ordfører for venstre

det her lovforslag drejer sig om

natur og miljøklagenævnet og her laver vi det vi kalder differentierede klagegebyrer sådan at for privatpersoner

ikke har den store

de sager de har med at gøre

bliver klagegebyret fem hundrede kroner

har en vis form for ekspertise og som jo burde vide hvad det er de har med at gøre

bliver klagegebyret tre tusind kroner sagen er at igennem meget lang tid har været en meget lang sagsbehandlingstid i både naturklagenævn og miljøklagenævn

vi vil gerne have nedbragt

vil vi sikre os at de klagesager som kommer virkelig er gennemtænkt og gennemarbejdet

belaster klagesystemet

nogle klagesager som

eller ikke at have den dybde der skal til for

de her gebyrformer specielt det gebyr på tre tusind kroner for organisationerne vil betyde at organisationerne

når de skal betale det her gebyr lærer at prioritere på en bedre måde end vi i hvert fald mener at det er foregået på indtil nu

en opfattelse af at i hvert fald

en stor del af de sager kunne man måske

man ønskede at klage over i højere grad end tilfældet er nu jeg har noteret mig at der er nogle der mener at

klage nu er det jo sådan at hvis

ret i stort set alle vores klager

man betaler et gebyr som man hvis man får ret får tilbage

kan vi få det der er det vigtigste i den her sag nemlig nedbragt ventetiden for at få

en klagesag igennem miljøklagenævnet og naturklagenævnet derfor synes vi at det er en rigtig god måde at prøve at få gjort det her mere

klageadgangen og den måde man klager på

organisationerne i langt højere grad end nu lærer at prioritere de sager som

derfor støtter vi faktisk det her

at hver eneste gang de grønne organisationer har klaget over en miljøgodkendelse har de fået medhold

når sige at der særlig er én organisation som har klaget alt for meget og på et dårligt grundlag

finde et eneste sted hverken i forbindelse med den her lov

hvor regeringen har dokumenteret at der kommer åbenlyst grundløse klager ind det er saglige

jo en mulighed for at klage

skal lægge et gebyr for at få lov at klage og hvis du får ret får du pengene igen det er da egentlig en fair løsning så kan man altid diskutere størrelsen af gebyret men hvis man virkelig mener at man har ret og man betaler tre tusind kroner for at få lov til

noget problem fordi hvis man har ret

den organisation jeg tænker på som som jeg nu har fulgt igennem lang tid er det økologiske råd som jo konsekvent klager over en meget meget stor del

jeg synes det er et stort problem at dem der skal have en miljøgodkendelse er nødt til at sætte sig op på det økologiske råds kontor og sidde og forhandle med det økologiske råd for at undgå at få deres sager til miljøklagenævnet der vil jeg meget hellere have sagerne kommer til miljøklagenævnet og bliver behandlet seriøst og grundigt

det her gebyr på tre tusind kroner er en god løsning

når det står

en elendig lovgivning til grund en lovgivning som er

så kommunerne ikke har kunnet finde ud af

og dokumenteret at lovgivning er elendig og den skal tilbage til regeringen og laves om

det økologiske råd kan gøre og det er det venstre nu vil forhindre det økologiske råd i det

siger at det økologiske råd sådan set har gjort noget faktuelt forkert men det jeg siger

tre tusind kr som vi her

haft den procedure at når der var nogle der havde klaget kunne de komme op på deres kontor og forhandle en aftale på plads

meget dårlig idé jeg synes det er meget bedre

set det der er pointen

vesselbo kan forklare mig hvorfor

en bestemt organisation klager for meget når den organisation altid får ret så må det vel bare være fordi herre eyvind vesselbo har lavet en rigtig god lov som beskytter miljøet og som kommunerne ikke kan finde ud af at administrere men heldigvis er der kloge mennesker der klager og så bliver tingene rettet til sådan at det er i orden det kan herre eyvind vesselbo da ikke

om jeg kunne komme med et eksempel

generelt at vi gerne vil have at organisationerne som klager

seriøst og prioriterer

se problemet for så får man jo pengene igen og så belaster

eyvind vesselbo støtter et forslag fra regeringen

han henviser selv til at det er fordi organisationerne skal lære at tænke sig om når man så spørger herre

ved herre eyvind vesselbo ikke hvad problemet er

gebyr på tre tusind

jeg ikke helt forstået hvad problemet egentlig er

og derfor må man jo ligesom prøve at prioritere og det er faktisk det vi prøver at sige her der er et gebyr i har en likviditet det er klogt at prioritere inden for den likviditet men det må i i øvrigt selv finde ud af men de tre tusind kroner er jo egentlig kun en betaling et udlæg for hvis man har en god sag en god klage som man får ret

får man pengene igen så jeg forstår simpelt hen ikke

sagen

nogle ting jeg følger bare tingene løbende og jeg har fulgt de forskellige organisationer og

have en kortere sagsbehandlingstid

vores opfattelse finder ud af at

ikke bare tager en fotokopi af en tidligere klage

en organisation som det økologiske råd så må man jo nok

det ville de så også gøre med det forhøjede gebyr her så de har jo ingen udgift hvis de er så skråsikre at de får ret i alle deres sager så

vi kan tage en drøftelse her i salen af gebyrets størrelse og der er partier her der kan mene at

lave klagesystemet om at sætte fokus på netop det her problem med

de sager hvor der er noget væsentligt

rigtige sager ind over bordet

en gratis proces at behandle en klagesag er det slet ikke noget der er indgået i venstres overvejelser dengang

vi har set

de mennesker og de virksomheder der har søgt om at få

to tre fire år for at få deres sag godkendt i miljøklagenævnet og også i naturklagenævnet og derfor har vi vi selvfølgelig ønsket og det ønsker vi stadig væk at få gjort noget ved det så vi får sagsbehandlingstiden ned

de organisationer der klager til at tænke mere over hvad det er de klager over og prioritere det og det har været hovedformålet

som det danske samfund har

behandle de her klager bliver nedbragt

allermest nødvendige nemlig dem der er relevante og dem man får ret

den enkelte person ude i landet som ønsker at klage jamen der er der ikke ændret noget

vi godt nok gebyret men retten er der jo stadig væk for foreningerne foreningerne har jo muligheden for at

er nogle foreninger der nogle gange taber nogle af sagerne

endnu mere vigtigt at man har nogle gennemarbejdede sager når man kommer frem til målstregen

at klage over tror herre eyvind vesselbo ikke at det vil være med til

systemet så de ikke belaster

et meget meget fint klagesystem i danmark enhver kan

klage over en beslutning som er truffet på miljøområdet og det vil jo fortsætte og derfor forstår jeg ikke helt den ophidselse der åbenbart er over at

et forholdsvis lille beløb for at

får man pengene igen det koster jo noget at behandle de her sager derfor har herre jørn dohrmann jo

få prioriteret de her ting

inden man klager og finde ud af er der nu virkelig en grund til at klage

der er måske femten sager vi kan vi kan klage over men det kan være at de ti af dem er

og det tror jeg er en fordel

de mennesker der klager de får en hurtigere behandling og

være i udlæg på det antal klager man har indsendt

en million kroner i en sådan situation

forelæggelsestale og også på en del af svarene at sigtet

færre klager derfor synes jeg stadig væk at vi savner svar

for nogle klager der ikke skal komme når alt tyder på at den altovervejende del indtil nu har været berettiget

i øvrigt altid være sådan at en klage også med sikkerhed på

altså skal man være et hundrede procent sikker på det

skal af med en million kroner for at klage det er svært at forstå det fordi det her klagegebyr jo

er indført endnu og vi ved jo

så så derfor er det jo svært at sige hvor meget det økologiske råd skal af med når man ikke ved hvor mange sager der kommer så det er vel lidt en villy søvndal

nemlig at

både ud fra den økonomi de har

også ud fra den seriøsitet der skal ligge i

ud fra den debat vi har her må jeg kunne konstatere

men lad mig så forfølge et andet spor har venstre ikke på noget tidspunkt

at billedet jo i hvert fald hidtil entydigt har været at næsten alle klagere

har venstre ikke på noget tidspunkt beskæftiget sig med at vi måske i virkeligheden får alt alt for mange afgørelser der er for dårlige

sikrer at afgørelserne har en sådan kvalitet

også derfor at vi ikke ser det som det store økonomiske problem at man klager og at man skal betale tre tusind kroner

ret fordi man har vurderet en ekstra gang hvilke klager man skal man skal indsende og så må jeg sige at

er det vel også i det radikale venstre

derfor må man jo også inden for den økonomi man har prioritere det arbejde man laver i sin organisation og også prioritere

men det må være en skøn virkelighed en virkelighed hvor

af kan lade stå på en konto i

erfaringssfære at der faktisk er nogle steder i det her land hvor de ikke vælter

grønne organisationer naturfredningsforeningen

at hvis de lokale politikere eller myndigheder skulle glemme

kan bede om at miljø og naturklagenævnet lige kigger sagen efter en ekstra gang

beslutninger og afgørelser ud af det så bliver der klaget og klagerne

sørge for at få færre klager

og det kostet fem hundrede kroner

og det er demokratisk rigtigt

på naturens vegne det er vældig klogt

de er baseret på frivilligt arbejde

der bruger deres fritid i naturens tjeneste

om året det resulterer i nogle få hundrede klager

og det er jeg rigtig rigtig tryg ved at de gør men det bliver jo umuligt for dem

mange penge der ligger i de grønne organisationer

at omkostningerne udgifterne til demokratiet skal bæres af fællesskabet de skal bæres af os alle sammen de skal ikke bæres af det enkelte menneske

om at bidrage til demokratiet

del af dansk demokrati at vi har de her klagenævn

dårlige husdyrbrugsafgørelser

skal de også arbejde under sådanne korte høringsfrister fra

skal man spørge eu retten

at miljøministeren har fundet det skarpeste våben mod de grønne organisationer for

pengepungen det er uværdigt det er usagligt

at vi netop får et hurtigt og et effektivt klagesystem men

og den røde blok hvordan man egentlig får

stemmer nej til det her lovforslag det er elendigt

for husdyrbrug så vi får en klar lovgivning som kommunerne kan træffe nogle ordentlige afgørelser efter så på den måde

jo er vigtigt at der ikke bliver ændret i

i den socialdemokratiske verden

det bare er en omkostning som man kan sige at vi alle sammen skal bære

åbenlyst grundløse klager

er det slet ikke indgået i nogen overvejelser hos socialdemokraterne eller ønsker man bare at

antallet af åbenlyst grundløse sager er væsentligt i natur og miljøklagenævnet så vil jeg gerne være med til at kigge på det

bare konstatere at jeg har stillet mange

da vi havde lovgivningen sidst og der kom ikke en eneste dokumentation for at der bliver klaget mere end hvad rimeligt er det er også derfor at de grønne organisationer får ret hver gang der er husdyrbrugssager på dagsordenen og derfor

i lovgivning løsningen er ikke at bede de grønne organisationer om at holde kaje for de har jo

udenom det første

om socialdemokratiet med kammeraterne

at klage

være gratis eller er det kun for de grønne organisationer

debat om hvad der skal rulles tilbage hvornår og det ved jeg godt at

meget optaget af at prøve at fange os i jeg kan godt forstå at venstre er bekymret

at miste regeringsmagten ved næste valg med de meningsmålinger der er lige nu men

ikke på nogle af de der diskussioner om at rulle tilbage det

åbenbart er så jublende glade for vi synes det er fuldstændig urimeligt og ja vi synes det skal være fuldstændig gratis at klage på samme måde som det er gratis at gå ned og stemme

hvis det engang om mange mange år bliver sådan at der kommer en rød regering så vil man gøre det gratis og hvordan gør man det gratis ja det gør man ved at rulle det tilbage

mange af klagesagerne

de tilsyneladende slet ikke har læst

det skal nu koste tre tusind kr og

at alt skal være gratis jeg kan

hvis man har en skattesag det må

altså også være frygtelig udemokratisk for den svage jeg

det er jo kun nu fordi regeringen har lavet en elendig lovgivning omkring miljøgodkendelser i husdyrbruget at der pludselig kommer så mange klager

at lave en bedre lovgivning skal det gå ud over dem der klager

åbenlyst grundløse sager de findes

ordføreren mener at al klageadgang skal kunne lade sig gøre

om at man hvis man har en begrundet klage

pengepung de kan lægge ud af

to og tre million udeståender på samme tid i forhold til al klageadgang vil

useriøst at stå og forlange at jeg skal kunne svare på om samtlige klagegebyrer der findes i verden det har noget med det her lovforslag at gøre det har jo intet med sagen at gøre

helt specifikke klagenævn på natur og miljø

er at naturen ikke kan tale på egne vegne

komme op på dupperne men der er ingen til at tale for naturen

er det vi har bedt de grønne organisationer om og det skal de have lov til at gøre uden at betale for det

hvilke konkrete ting er det så den socialdemokratiske ordfører

fra regeringen

det for nogle sager koster fem hundrede kroner og for

nul kroner at klage sådan har det været

mands minde det lovforslag som regeringen kommer med og

initiativer som herre erling bonnesen forventer at jeg skal komme med i den sammenhæng jeg stemmer nej til regeringens

jeg jo glad

vi har hørt en masse ord

at man vil lave det om og så siger man til sidst

indhold det er retorik

socialdemokratiske ordfører komme med et konkret ændringsforslag

ja et ændringsforslag ville være ændringsforslag nummer 1 fjern denne lovgivning

men er ikke nok at ændre den her lov

socialdemokrat eller en repræsentant for den røde blok igen holde en hul tale om

rulle nogle af de her ting tilbage som regeringen lægger frem her og som

nu vil klage over nogle af de her ting kommer til at betale et gebyr

gode sager dem som man får medhold i får man pengene tilbage

at stikke en kæp i hjulet derfor må vi sige at det er

et hurtigt og effektivt klagesystem vi

sager ud af verden men

kunne gøre for at indføre for eksempel

de grundløse sager grundløse sager væk fra overfladen så man kan sige

det kan den enkelte person jo også gøre derfor må vi

hvis jeg skal have en sag for naturklagenævnet ja så betaler jeg et gebyr

fremadrettet det sker der vel ikke noget ved

det er en forkert påstand men vi vil have at det er de gode sager altså dem

en klagesag det er vigtigt for

de her klagesager

det er simpelt hen fordi vi mener

så kan det godt være mig som klager der nogle gange skal overveje

ville nok sørge for at den var begrundet på en

ser det meget godt ud for dansk folkepartis

man kan få sagerne behandlet uanset hvad sag det er man

jeg ønsker selv at indsende en klage jeg gør det som privatperson jeg betaler de fem hundrede kroner

i hjælpe mig med det så siger foreningen måske

de her tre tusind kroner så må man jo ligesom blive enige om at det er det foreningen bruger deres penge på når de rejser den her klagesag så jeg synes det er meget godt at vi

medhold i de her sager netop for at det ikke skal være en pengemaskine og for at sikre at borgerne ikke bliver taget som gidsel i den her sag så jeg mener

at at der kommer skred i de her sagsbehandlinger vi har set ved de andre tiltag vi har gjort

sortere nogle af de grundløse klager

vi positive over for lovforslaget og ser frem til

ligger i alt for store bunker vi må se at få reduceret antallet

er elendig det betyder at en masse kommuner

af de grønne organisationer og de grønne organisationer får ret ikke kun

vi har givet ekstra penge til naturklagenævnet og alle de

er jo noget vi gør for at sikre at vi kan have et hurtigt og effektivt klagesystem det er netop derfor vi giver pengene

og sagt til regeringen præcis hvor problemet er det er i lov om miljøgodkendelser af husdyrbrug

initiativ

overhovedet ikke noget at gøre med at det lige pludselig skulle være miljøvurderinger og den slags ting der skulle være

klagesystem og derfor skal vi jo ind og se på

kan effektivisere de her systemer

netop klagesystemerne sådan at de kan arbejde sig igennem de her sager samtidig med at vi giver penge

naturligt at vi også ser på hvordan systemet

fru mette gjerskov at man sådan set

at rulle det her tilbage måske det kunne vi ikke få et klart svar på finansieringen i hele den røde plan hænger bare slet ikke sammen

det her med et gebyr er en ganske urimelig

når man fra dansk folkepartis side

forhindre de grønne organisationer i at få lov til at klage eller er det for at hjælpe med sagsforløbet få et hurtigere

at klage over afgørelsen det er jo netop derfor jeg siger

over de afgørelser der bliver truffet

for at man bare får lov til at klage for sjovs skyld og at det

gøre det for måske at forhindre at at processen går i gang eller hvad det

sætter en proces i gang vi er økonomisk ansvarlige vil jeg sige hvorimod jeg kan høre at rød blok sådan set bare

hvis man bare lavede lovgivningen om justerede noget i lovgivningen så behøvede man ikke noget klageorgan

om at alt skal være frit at ingen skal betale for noget som helst at alt skal finansieres over skatterne men vi må bare sige

skal komme et eller andet sted fra og derfor skal vi også sørge for at der er en vis kvalitet i de ting

skal behandle derfor har det været vigtigt for i hvert fald dansk folkeparti

på det område derfor har det været vigtigt for os at sige

især de grønne organisationer når de vælger at klage over en sag

begrænse antallet af grundløse klager men vi har stadig

hvad en grundløs klage er vi har ikke kunnet få eksempler på hvad man forestiller sig der ville komme færre klager af og vi har ikke fået svar på hvordan man egentlig forklarer at de grønne organisationer

for mig at endnu en cementering af at regeringen samt dansk folkeparti

ikke er særlig interesserede i natur og miljøbeskyttelsen i det her land eller for den sags skyld

nemlig retten til at klage man er mere optaget af at få det til at se ud

det skulle være de grønne organisationer der er skyld i at vennerne i landbruget

husdyrgodkendelser så hurtigt som de gerne vil have dem og så lempelige som de gerne vil have dem

vi tiltrådte i nitten otte og halvfems

en række andre lande århuskonventionen der sikrer borgerne en række miljørettigheder

konventionens § ni stykke fire

nye lovforslag er en noget lemfældig omgang med lige præcis den bestemmelse i konventionen

forsøg på

og bør altså ikke være forbundet med en dyr adgangsbillet

som et direkte angreb på civilsamfundets muligheder for at kigge de offentlige institutioner over skulderen og efterprøve afgørelserne

ifølge ministeren er baggrunden for gebyret at få de grønne organisationer til at tænke sig bedre

de klager så man undgår grundløse klager men igen hvad

hvis vi

er trukket tilbage efter at er udarbejdet et tillæg til godkendelsen så den svarer

ansøgningen tilbage

men de hidtidige udfald taler jo nok for sig selv lad os sige at og fem klager havde kostet det økologiske råd tre tusind kroner stykket

har påklaget knap to procent af samtlige afgørelser og at de ligesom det økologiske råd faktisk er yderst påpasselige med at alle klager er velbegrundede

cirka halvdelen af deres klagesager

så ikke nærmere tilfældet at de grønne organisationer sikrer at kommunerne faktisk overholder loven

klagesystemet og organisationernes indsats

men med de hindringer der nu bliver lagt i vejen for de grønne organisationers rolle som vagthund hvem skal så sørge for at kommunerne ikke holder hånden over landbruget og giver lempelige tilladelser til sig selv

som miljøorganisationerne bidrager med i forbindelse med denne kontrol

den store skala faktisk er billigere også at få hjælp af civilsamfundet de steder hvor den enkelte

en lille smule komisk når miljøministeren mener at

at nedbringe sagsbehandlingstiden for klagesager på en åbenlyst mere miljøvenlig løsning kunne være at

mere præcist og indskærpe over for kommunerne at sagerne skal behandles korrekt i første omgang så fjerner vi årsagen til klagerne frem for at fjerne adgangen

en enestående natur som vi alle er forpligtet til at værne om ingen har ret til at udfolde sig på en måde så særlige naturværdier går tabt og vi har derfor også både ret og pligt til at holde øje med om naturen lider urimelig overlast når vi som mennesker ændrer på den når der skal bygges veje

nye byområde eller anlægges erhvervsvirksomheder af den ene eller den anden art det er altså sådan at man hvis man føler at naturen lider unødvendigt under et menneskeskabt

har ret til at klage til natur og miljøklagenævnet

det er uden diskussion en nødvendig og god lovbunden og lovreguleret ret som enkeltpersoner virksomheder og organisationer har og den ret skal der ikke sættes spørgsmålstegn ved

der skal dog heller ikke herske tvivl om at vi i det konservative

men for at få undersøgt om en given aktivitet nu også er i overensstemmelse med de regelsæt der gælder for beskyttelse af natur og miljø det er således et ønske om en smidigere klagebehandling der har ført til dette forslag om en ændring af taksterne for at

så det fra årsskiftet skal koste fem hundrede kroner for enkeltpersoner og tre tusind kroner for virksomheder og organisationer

samtidig tilføres der ti million

til området for at få antallet af uafsluttede klager nedbragt

hvis man får medhold i sin klage til natur og miljøklagenævnet

tilbage til klager og der er på den måde ikke lagt op til at vi på baggrund af de nye gebyrer

større belastning af naturen en hurtigere og smidigere klagebehandling vil måske endda få positive følger alt i alt er det en god lovændring

her at miljøorganisationerne spiller en samfundsnyttig billig og uundværlig vagthunderolle og så siger de at lovforslaget er yderligere et eksempel på regeringens bestræbelser for at knægte de grønne organisationer kan det konservative folkeparti virkelig være med

og så videre og så videre alle de organisationer

det grønne og for at vi skal have et godt miljø i danmark det skal der overhovedet ikke herske tvivl om der skal heller ikke herske tvivl om at vi i det konservative

optaget af at de klageinstanser vi har er smidige og hurtige og at når man klager til dem skal

men når der så samtidig i dette lovforslag er lagt op til at

sine penge tilbage så synes jeg også at vi har tilgodeset såvel natur som samfund

klagegebyret hviler på en usaglig og forkert

ikke indtryk på det konservative folkeparti en ting er at vi socialdemokrater er imod det her det er hvad det er

men pæne og ordentlige folk i naturfredningsforeningen som rundtomkring i landet bruger deres fritid på at tage vare på vores natur og miljø

lad være med at vedtage denne lovgivning

ude på at knægte nogen organisationer vi er ude på

jeg jeg læste formanden for

uberettigede klager ind og det indrømmer formanden for danmarks naturfredningsforening jo i avisen

derfor synes jeg også at der er god grund til at man ligesom siger vi vil gerne have klager vi vil gerne have sikret vores miljø men vi vil ikke have klager for klagernes skyld

fast at det radikale venstre under ingen omstændigheder kan støtte lovforslaget her som jo hvis man skærer al udenomssnak væk handler om en eneste ting nemlig at man vil reducere

våben der så skal tages i brug her er primært i forhold til

seksdobler gebyret og laver et gebyr på på tre tusind kr altså seks gange så stort som

på fem hundrede kroner det er altså et gebyr som

forskellige ordførere at nu skal man tænke sig rigtig grundigt om inden man klager vi har ikke den tilgang til at man ikke tænker sig rigtig grundigt om

har gjort det hidtil faktisk mener vi at der bliver tænkt rigtig grundigt over tingene når man laver klagesager og

tog en diskussion om hvad det egentlig er der er grundlaget for at

set enige med regeringen i at det jo ikke mål i sig selv at have en lang sagsbehandlingstid inden for det her system og

er at man har et smidigt og godt klagesystem som er retfærdigt og

tilgængeligt jeg bliver bare nødt til at

kigger lidt tilbage i den her regerings levetid

en miljøminister der hed connie hedegaard og hun sagde og lagde op til at man skulle lave en samlet reform af hele klagesystemet inden for det grønne område det var et synspunkt radikale venstre støttede meget og vi glædede os til at vi skulle have den diskussion om hvordan man kunne få en reform af klagesystemet inden for det grønne område blandt andet ved sammensætningen af nævnene og ved meget andet desværre er det der

har lavet et par lapperier og nu er man så forbavset over at der er et relativt højt antal sager der ligger ved nævnene og det forsøger man så at reducere ved

det var altså meget bedre at man tog en grundlæggende diskussion om hvad er årsagen til at vi har den situation vi har

i øjeblikket har lavet afgørelser rundtomkring specielt inden for husdyrlovens område som er lavet som hastværk og derfor er det også blevet lastværk

blevet afgørelser som ikke har den fornødne kvalitet og som man derfor forventeligt

det havde været langt klogere at kigge på hvad baggrunden er for at man føler sig presset til at skulle lave meget hurtige afgørelser og måske ikke afgørelser der derfor er tilstrækkelig grundige

om man kunne ændre på lovgivningen således at man kunne lave en standardiseret lovgivning på flere områder

det rum der er for skøn i øjeblikket for kommunerne lokalt den diskussion ville også være relevant at tage og set med mine øjne kunne man sådan set godt

altså indskrænke det kommunale skøn hvis man

beskyttelsesstandarden lidt højere det ville også nedbringe antallet af sager så efter vores opfattelse burde man gribe den her diskussion helt anderledes an og netop starte den som et ønske om at lave en reform af hele klagesystemet således at det

overveje om man alene i kraft af sammensætningen ville kunne opnå hurtigere sagsbehandling og større smidighed man kunne overveje

visse sager flere sager som

eller formandsafgørelser der var en lang række muligheder man kunne diskutere alligevel har regeringen sammen med dansk folkeparti valgt den dårligste løsning overhovedet nemlig at forsøge at lægge økonomiske hindringer i vejen for at der der fremsendes klager og vi ved jo at de allerfleste klager er klager man har fået medhold i

række klager inden for specielt naturbeskyttelsesområdet

set med det radikale venstres øjne er det jo ikke sådan at man skal være nærmest hundrede procent sikker på at en klage er en klage man vinder

overtrådt i forhold til det der er de gældende regler så skal man have mulighed for at afprøve sagen på rimelige vilkår derfor synes vi i al fald at det er en forkert tilgang når

nærmest hundrede procent sikker på at man får ret

lidt ligger i det her forslag derfor

til sidst sige hvis man nu endelig skulle gå ind på tankegangen om

en betaling på henholdsvis fem hundrede kroner og tre tusind

det har været en spændende debat som jeg håber rigtig mange mennesker har fulgt

fået indblik i hvilke argumenter man kan

eller rettere sagt når man ikke vil fortælle sandheden om hvorfor man gør det man gør

reducere antallet af klager reducere antallet af ubegrundede klager når man så bliver stillet over for det modargument at det måske

ubegrundede inden man hæver gebyrerne for at klage

men alligevel forsøger man altså

fra venstre konservative og dansk folkepartis side

set er en kendsgerning at årsagen til at der er mange klager er

det er jo vanskeligt at forstå at de grønne organisationer klager urimeligt når de som oftest får ret og jeg vil endda sige at hvis det er sådan at

set ikke gratis at lave alt det arbejde der går forud for at man klager det kræver faktisk

kræver mange timer og i nogle tilfælde er det ganske

i fritiden helt frivilligt jeg har klaget flere gange over min egen kommune og det har jo ikke kostet mig noget forstået på

alle de gange man vinder en sag efterfølgende have godtgjort de udgifter

ikke bare for det gebyr man betalte for at

det kunne være at kommunerne af en uskøn alliance mellem miljøministeriet og landbrugets organisationer har ladet sig presse til

dårlige det kunne være at lovgivningen er for dårlig

at se på om lovgivningen er så upræcis at det af sig selv fører til at der kommer mange sager

da vi diskuterede lovgivningen omkring husdyr

et problem at regeringen

set lagde op til at en del af udmøntningen af hvordan den her lov skulle håndteres

ske i klagesystemet altså når man erkender at det

regelsættet bliver fastlagt når man vedtager loven så skal man bagefter undre sig over at der kommer mange klager men da man ikke vil gøre noget ved lovgivningen og i det her tilfælde har man så valgt

det dyrere at klage det betyder at der er en række klager som er uhyre relevante og som

forsigtighed med hvordan man

så sluteffekten af det her bliver altså at man formentlig får fjernet nogle fuldt berettigede klager det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt for demokratiet det er rigtig ærgerligt for kvaliteten af de afgørelser

skal administrere det her mest fornuftigt

at det så også nok er på kanten af nogle af de internationale konventioner danmark har skrevet under på altså århuskonventionen synes jeg bare er uendelig trist at man skal nævne igen får vi jo en af de her fantastiske forklaringer som vi på andre politikområder er så vant til at

lige inden for konventionens grænser og så kan man se om nogen vil føre retssag på det grundlag

et eller andet sted er lidt ærgerligt

konventioner som er lavet og indgået for at sikre

samme tradition for at forsvare de demokratiske rettigheder at forsvare borgerinddragelsen forsvare miljøet som vi

set ikke det gør men jeg synes at det er rigtig rigtig ærgerligt at man for at tilgodese et ganske bestemt erhvervs interesser landbrugets interesser

kan komme for at knægte de grønne organisationer

for enhedslisten synes at alle klageinstanser skal belemres

må vel være de synspunkter og holdninger

han møder blandt sine egne venner og i sit eget politiske bagland men det er min klare opfattelse

er borgere som bruger tid og energi på uberettigede klager

ikke at konsekvensen af at man kan fremlægge klager over afgørelser man mener er forkerte

en sag igennem og er i gang med et byggeri

overlæsset med et utal af klager

organiseret sabotage af lovgivningen for at forhindre hæderlige erhvervsmænd og kvinder i at udføre deres arbejde hvis der bare var et konkret eksempel på det hvis man kunne sandsynliggøre det

vi har ikke hørt om nogen eksempler vi har ikke fået det sandsynliggjort så derfor er der ingen grund til at foretage det herre tage

her tilfælde og så længe vi ikke har fået overbevisende argumenter for at klageadgangen bruges i strid med det der er hensigten og ånden i at have mulighed for at klage

der i hvert fald ikke er bred opbakning

intentionerne i lovforslaget jeg vil selvfølgelig bruge min taletid på lige at redegøre mere detaljeret for hvad det her

have etableret et klagesystem som sikrer en hurtig og effektiv behandling af klager

ingen skal vente i årevis

parterne bag finanslovaftalen foreslår at vi nu gør det at vi indfører et klagegebyr for alle sager som indbringes

det her klagegebyr vi differentierer det på en måde så privatpersoner skal betale fem hundrede kroner for at klage

virksomheder organisationer og offentlige myndigheder skal betale

at indsatsen i det nye natur og miljøklagenævn som tager sin begyndelse her

er gebyret blot ét element i en række som handler om netop at få etableret et effektivt

få reduceret de alt alt for lange sagsbehandlingstider som eksisterer i det nuværende naturklagenævn og det nuværende miljøklagenævn

at der nu også er afsat en pulje på ti million kroner til ekstern bistand til nævnets behandling af de ældste sager som ligger der herudover bliver der så også nedsat et hurtigtarbejdende eksternt ekspertudvalg som skal se på mulighederne for yderligere at effektivisere og modernisere nævnets

sammenhæng den række af elementer at det her forslag også skal ses det er også vigtigt at få sagt at

ændringer i de klageberettigedes ret

jo sådan at en klage sætter rigtig meget i gang naturligvis gør den det den sætter noget i gang hos den hvis tilladelse der bliver klaget over og hvor konsekvenserne alt andet lige kan blive betydelige det er klart den sætter også en hel masse i gang hos den der klager vi har også hørt hvordan hele forberedelsen af en klage selvfølgelig også er en tidkrævende proces og ikke mindst

aktiveres hele klagenævnet så der er masser af parter som bliver aktiveret i den her forbindelse

det her gebyr altså også med til at afspejle at det er en gratis proces som sættes i gang

tre tusind kroner for virksomheder organisationer og offentlige myndigheder ikke er uoverkommelig dyrt et gebyr

potentiel klager til at overveje en ekstra gang om der skal klages

oppositionen som ikke mener at det er positivt men for mig at se handler det her

at få organisationerne til i højere grad at prioritere deres medvirken i forbindelse med kommunernes afgørelser og dermed sikre sig at deres synspunkter

inden afgørelsen træffes altså allerede i høringsprocessen og allerede

også lægger energien det kan mindske behovet

man skal huske på at der ikke ændres ved de regler som også gælder i dag nemlig at gebyret selvfølgelig betales tilbage hvis en klager får helt eller delvist medhold eller at den påklagede afgørelse ophæves eller ændres

lovforslaget og jeg ønsker en god videre behandling af forslaget i udvalget

lavede en meget dårlig lovgivning om miljøgodkendelser af husdyrbrug det er igennem årene ikke lykkedes landbruget at råbe regeringen op

landbruget har prøvet at gøre opmærksom på hvor elendig

at finde lydhørhed i regeringen til gengæld har de grønne organisationer så kunnet klage over

de grønne organisationer har fået medhold

ikke er god nok regeringen er nødt til at gå tilbage i sit lønkammer og tænke ny lovgivning ud for

ikke godt nok og så svarer miljøministeren med at lægge

taknemlige knæ hos de grønne organisationer og sige

i udnyttede jeres demokratiske ret til at

et problem i har vist mig

mulige henseender og når det kommer til diskussionen specifikt

jo værd at huske på at de sager der behandles i natur og miljøklagenævnet

ikke kun vedrører sager der henviser til husdyrloven der er også andre sager det skal man lige huske på men når det så er sagt er spørgsmålet stillet i retning af husdyrloven det har vi debatteret mange gange det gør vi løbende fordi der er noget at debattere det har været en vanskelig lovgivningsproces at samle alle tidligere eksisterende love til én samlet regulering hvad angår husdyrbrug og af samme grund er der

også nedsat et husdyrreguleringsudvalg som netop skal se på forbedringer så i den henseende

skabe et billede af at det ene og alene er

i natur og miljøklagenævnet det er dem

organisation som danmarks naturfredningsforening sætter sig ned og gennemgår femtentusind sager om året for at finde ud af hvor der er nogle problemer og så finder de nogle få hundrede og så klager de over dem

kommunerne kan ikke træffe de rigtige afgørelser det overholder ikke eu reglerne alt det her som jo er en del af demokratiet og nu får de takken bang tre tusind kroner per sag det er flere millioner kroner

meget meget optaget af at vi får etableret et effektivt klagesystem et effektivt miljø og naturklagenævn og det her er et af elementerne

det vigtige arbejde som de grønne organisationer leverer tværtimod

om at få etableret et effektivt

bliver sat i gang når man klager over en sag hvad er det for et stort

i klagenævnene men så sandelig også i organisationerne

klages over jeg synes det er vigtigt at vi har et effektivt klagesystem

tak for det lovforslaget her harmoniserer reglerne om opgørelse af bopælstid for folkepension og harmoniseringen betyder at optjeningsreglerne for folkepension vil gælde for flygtninge på præcis samme måde

i dag gælder for øvrige indvandrere og danskere der har haft ophold i andre lande helt konkret vil det sige at enhver der har haft bopæl i landet i mindst tre år før folkepensionsalderen vil have ret til at få pension og pensionens størrelse vil afhænge af bopælstiden det vil sige at hvis man har boet i danmark et sted mellem tre og fyrre år før folkepensionsalderen vil man i stedet for folkepension blive tildelt en brøkpension derudover vil alle pensionister have mulighed for efter en konkret individuel vurdering at modtage personlige tillæg efter pensionsloven det kan eksempelvis være helbredstillæg varmetillæg boligydelse og nedsat licens det sikrer at alle nødvendige behov opfyldes overgangsordningen sikrer at

de flygtninge der allerede bor i danmark ikke får ændret i retten til folkepension med kort varsel

de flygtninge der ikke omfattes af overgangsordningen har mulighed for bedre at planlægge deres pensionisttilværelse idet de kan optjene mindst ti år mere og samtidig får mulighed for at tilpasse sig de ændrede regler lovforslaget vil gøre reglerne for tildeling af folkepension mere lige og gennemskuelige samtidig med at alle sikres en grundlæggende sikkerhed i deres alderdom

selv skal vælge hvor længe man opholder sig i danmark inden folkepensionen hvordan er det man som flygtning selv

man som flygtning kan optjene folkepension så længe man er her i landet det svarer jo som

i ordførertalen til sammenlignelige situationer

udvandrer bestemmer jo selv hvornår de kommer til danmark en dansker der er

bestemmer det selv en der er kommet til danmark som indvandrer har selv bestemt det men

og som så flygter til danmark

kommer til danmark det er det jeg simpelt

er her i landet ret meget mere enkelt kan det jo næsten ikke stilles op men jeg kan forstå at enhedslisten bare vil have lukket op

kassen stå åben jeg synes da det er helt ligetil at man kan optjene folkepension i den tid man er her i landet og så er

overgangsordninger for dem som er her nu

kommer til danmark og bliver tilkendt flygtningestatus efter man er fyldt to og tres år så vil man

ikke kunne modtage én krone som pensionist

jeg er forud for det fyldte to og tres år

man hvis det her lovforslag vedtages ikke berettiget til så meget som en eneste krone i folkepension

række overgangsordninger for dem som er her nu

må jo kunne svare på om det er fornuftigt og rimeligt at man ikke længere

en fuldstændig urimelig ordning uanset hvilken

først når man er blevet folkepensionist

andre ydelser som man kan få hvis man er pensionist

så naturligt ret og rimeligt at indføre det her optjeningsprincip for mennesker der ikke har nogen chance for at gøre noget ved det for på den måde at sikre at man får en underklasse af pensionister som ikke har

en indtægt der står i forhold til de udgifter de må have

hvorfor i alverden har man så ikke indført det noget før er sandheden ikke herre erling bonnesen at det er en luns man har været nødt til at give til dansk folkeparti efter års pres

jo fuldstændig rigtigt som spørgeren også siger

at man kan optjene folkepension i den tid man er her man kan ikke tælle perioder fra ophold

et ganske udmærket hovedsigte

har vi en udvalgsbehandling og så lad os da få

siden to tusind og et hvor vko fik flertallet af mandaterne her i folketinget

der blevet gennemført meget lovgivning mange af beslutningerne har vi

side været imod ofte fordi de har været fordelingspolitisk forkerte

afvise et forslag fra sine politiske modstandere

må man pure afvise et forslag fordi forslaget er usympatisk uretfærdigt og uigennemtænkt og det er lige præcis sådan vi har det med det her forslag

det er mennesker der flygter fra borgerkrig eller fra individuel forfølgelse hver eneste af dem kan berette om et liv eller begivenheder som ingen mennesker burde gennemleve

skal man beskyttes og man skal selvfølgelig også have ordentlige levevilkår mange flygtninge er voksne når de kommer til danmark de har måske arbejdet i deres hjemland og optjent en pension der som de selvfølgelig ikke kan tage med sig når de flygter

også når de bliver ældre og de er helt uden skyld i deres egen situation

med baggrund som flygtninge opnår dertil aldrig en god tilknytning til det danske arbejdsmarked traumer har måske bidt sig fast sproget driller eller ar på sjælen forhindrer et liv som de fleste andre lever og selv om jeg tror at en mere målrettet beskæftigelsesindsats vil kunne bringe flere mennesker også med flygtningebaggrund tættere på det ordinære arbejdsmarked så vil der sikkert også i fremtiden være mange borgere med flygtningebaggrund der vil have svært ved at magte et job på lige vilkår med andre og som derfor er afhængige af et ordentligt forsørgelsesgrundlag mange mennesker med flygtningebaggrund er derfor økonomisk sårbare og det er meget meget få af dem der har råd til at spare op til deres egen alderdom i dag kan borgere med flygtningebaggrund i danmark selvfølgelig få folkepension ligesom alle andre kan få det

pilles ved i fremtiden skal det være således at mennesker med flygtningebaggrund mister deres ret til at modtage folkepension ligesom alle andre pensionister i danmark helt ærligt hvor dybt kan dansk folkeparti og regeringen egentlig falde der indføres nu brøkpension for flygtninge således at folkepensionens størrelse afhænger af antallet af år man har været bosat i danmark regeringen og sikkert også dansk folkeparti siger frejdigt

at sidestille flygtninge med andre indvandrere men helt

mennesker der flygter fra krig og elendighed på vej ud af grænsekontrollen lige skal bede om at få deres pension med til danmark var situationen ikke så alvorlig

ikke mulighed for at tage en eventuel pensionsopsparing med fra deres hjemland mange har dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet gennemføres forslaget som det ligger her

mere fattigdom og dermed også mere ulighed i vores samfund vi stemmer nej til det her lovforslag og det er os helt helt ubegribeligt hvordan flertallet kan have det her syn på flygtninge og deres alderdom i danmark

at det har været sådan i danmark siden midten af nitten firserne så vidt jeg husker at folk der har fået asyl i danmark er bedre stillet end danske statsborgere og

have bedre økonomiske vilkår end danske statsborgere i danmark det er en urimelighed

det er forfærdeligt at man fjerner en positiv særbehandling

gåde urimeligheden har bestået i at danske statsborgere har været ringere stillet end nogle vi har hjulpet ind i vores land

et ret lille antal flygtninge vi har en forpligtelse både som samfund

når flygtninge kommer til vores samfund

en pension med fra deres hjemland og det betyder at de for evigt og resten af deres liv

jeg forstår ikke den politiske iver for at vanskeliggøre forholdene for mennesker der i forvejen har så svære kår som flygtninge naturligt har det

end store verden eller er økonomisk bedre stillet

for at arbejde det er da en urimelighed over for mennesker som er statsborgere i det her land og over for indvandrere som er kommet for at arbejde og bidrager positivt til det her samfund

ligestillet med danske statsborgere man er ligestillet med de borgere i dette land man er kommet til

forestiller sig at man skal kunne gennemleve en hel alderdom i danmark uden at kunne få folkepension når vi har brøkpension i dag for folk der kommer

som indvandrere til vores samfund så er det jo fordi vi forventer at folk gør det frivilligt

tyrkiet eller et andet land

er selvfølgelig at man ikke kan planlægge sin egen fremtid at

væk fra sine ejendomme væk fra sine værdier væk fra det samfund som man har været en del af tidligere der synes vi altså det er fuldstændig og aldeles rimeligt at de få mennesker som får tilkendt flygtningestatus

vi ønsker ikke at gøre deres pensionisttilværelse

brøkpension hvor størrelsen af folkepensionen bygger på opholdstiden i danmark retten til fuld folkepension er således betinget af mindst fyrre års fast bopæl i danmark mellem

udgør opholdstiden mindre end fyrre år udbetales folkepensionen med en brøk i henhold til

er flygtninge imidlertid undtaget fra de sædvanlige optjeningsregler for at harmonisere optjeningsreglerne for folkepension er regeringen

dette års finanslovaftale blevet enige om at afskaffe flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af folkepension dermed omfattes flygtninge af de samme principper som gælder for øvrige indvandrere og danskere der har ophold i andre

som folk der har fået asyl i danmark har haft indtil nu ud over at er nogle mennesker som er berettigede til at få asyl de har flygtningestatus og så skal man selvfølgelig hjælpe dem i danmark hvis de lever

sådan er det i dag og sådan skal det også

som måske har været ude i verden som måske ikke kan gøre for at forældrene da vedkommende var ti år valgte at flytte til et andet land

i danmark vil jo så være dårligere stillet end en person som har fået asylstatus i danmark det synes vi

i en urimelighed det må selvfølgelig være sådan

skal have de samme betingelser og som minimum skal leve op til de samme regler som danske statsborgere og indvandrere der er kommet udefra for at arbejde det må være det mindste vi kan forlange

nu fjerner vi den positive særbehandling og så siger vi

de samme betingelser som danske statsborgere og indvandrere

mennesker der er flygtet efter fængselsophold og tortur for eksempel fordi de har prøvet at

at danske statsborgere bliver henvist til almisser når de går på pension

og også man har forhøjet pensionstillægget en lille smule i forbindelse med tidligere aftaler her i folketinget mellem regeringen og

netop fordi vi har ønsket at give en håndsrækning til de

og halvtredstusind folkepensionister der rent

af den ældrecheck som dansk folkeparti har fået indført og det

i dansk folkeparti det vi så bare siger her er at folk der får asylstatus i danmark er sidestillet med danske statsborgere de har de samme vilkår samme regler som danske statsborgere

så jo ikke være tale om at man slet ikke kan få nogen midler fra det offentlige den situation vil man ikke komme i med det her lovforslag men man vil komme i den situation såfremt lovforslaget bliver vedtaget at de regler der gælder for danske statsborgere

pension fordi de ikke har boet i danmark i tilstrækkelig mange år til at optjene retten til folkepension

med velfærd for alle man ønsker at flere

noget værre noget at de gør det men

ret til folkepension de skal også

til brøkpension og almisser er det rigtigt forstået at det er det

at det er glimrende at vi har et system hvor man ikke får ret til folkepension

er kommet til danmark er i danmark nu og har opholdstilladelse og

lave oplysningskampagner om det iranske regime nogle af dem er medlemmer

foruroliget over at blandt andet venstrefløjen ikke har forstået at det er dybt problematisk når det iranske regime forsøger at få en fod inden for i

etablere en stormoské på vibevej i nordvestkvarteret i københavn

kan man blive ved med at diskutere i al uendelighed

har den opfattelse at de folkepensionister der har mindst at gøre godt med ønsker vi

det er derfor vi har indført ældrechecken som langt de fleste partier i folketinget jo var imod det er kommet rigtig mange danske folkepensionister til gavn det er selvfølgelig ikke alverden

havde mulighed for at få indflydelse derudover er pensionstillægget jo så også blevet hævet

sige til det

sådan at folk der har asylstatus er økonomisk bedre stillet end danske statsborgere og med det her lovforslag

ordfører til at bekræfte det herre erling bonnesen ikke ville nemlig at det

et bredt flertal i folketinget indtil i dag

hvornår de vil komme til landet og ikke selv afgør om de vil rejse tilbage til deres

undtaget for det her optjeningsprincip og i stedet for kunne få en folkepension uanset hvor længe de har været i landet

man har kunnet skabe hul i muren hos vk som ellers indtil i dag

er for meget at byde folk som er flygtet

i valgkampen i to tusind og et

til danske statsborgere det synes vi er urimeligt

så skal de have asyl så skal vi give dem beskyttelse her i danmark

reglerne i dag og det ønsker vi

skal være økonomisk bedre stillet end en dansk statsborger der måske heller ikke selv er skyld i at

forældre har valgt at bosætte sig et andet sted i verden og kommer tilbage på et senere tidspunkt eller at de skal være bedre stillet end en indvandrer

danmark for at arbejde har jeg altså svært ved at forstå

skulle være rimeligt

i danmark eller i deres oprindelsesland en der vælger

rejser ud og er ude med sine forældre og bliver myndig

at det først er i år man har kunnet komme igennem hos venstre

som har foretaget en kovending i behandlingen af flygtninge

hidtil sagt hertil og ikke længere det her kan man ikke byde folk som er forfulgte

erling bonnesens tale til at lyde noget hyklerisk når man står her og bryster sig af at det skulle være venstres politik

den betegnelse passer meget godt på

det radikale venstre der til hver en tid taler om at det er vigtigt at man har lige rettigheder i det danske samfund

har asylstatus i det danske samfund

bedre rettigheder end danske statsborgere og indvandrere kommet ind i danmark for at arbejde det synes jeg er en mærkelig måde at skrue sin retorik sammen på

en mærkelig måde at skrue sin politik sammen på fordi man

arbejde og danske statsborgere så er det galt så er det forfærdeligt så kommer det radikale venstre op på barrikaderne

være til stede i dag regeringen ønsker

at harmonisere reglerne om opgørelse af bopælstid for folkepension mellem flygtninge indvandrere og danskere

således kan flygtninge ikke længere medregne bopælstiden i deres oprindelsesland når brøkpensionen skal udregnes i sf kunne vi i virkeligheden ikke tro vores egne øjne da vi så regeringens forslag lovforslaget vil berøre en lille gruppe mennesker nemlig cirka to hundrede om året men det er til gengæld en gruppe som vil blive ramt urimelig hårdt vi taler her om flygtninge hvoraf en stor del har været udsat for politisk forfølgelse tortur eller andre umenneskelige forhold det er altså ikke folk som frivilligt vælger at bosætte sig i danmark det er tværtimod en gruppe som har været tvunget til at forlade deres hjemland samtidig vil sandsynligheden for at de kan modtage pension fra deres oprindelsesland være meget lille regeringens lovforslag handler om

spare penge på en i forvejen

kan det ikke retfærdiggøres at gøre sådan vi mener i sf ikke at man kan sidestille flygtninge med andre grupper når

folkepension og det giver derfor ikke mening at harmonisere reglerne danskere som har været bosat i udlandet vil have en meget større sandsynlighed for at have optjent en pensionsopsparing som de vil have gavn af når de igen bosætter sig i danmark

lytte til høringsparterne som forholder sig meget kritisk over for lovforslaget eller jeg bør måske præcisere de to høringsparter der har haft mulighed for at overholde den urimelig korte tidsfrist forholder sig meget kritisk over for lovforslaget ældremobiliseringen mener at man i lovforslaget ekskluderer en gruppe ved at henvise dem til starthjælp og kontanthjælp det er simpelt hen ikke måden vi integrerer flygtninge på i det danske samfund lovforslaget medvirker ligeledes til en forskelsbehandling som vil skabe en gruppe af meget fattige ældre i samfundet også ældre sagen mener at det er en urimelig måde

behandle flygtninge på og de vurderer at en lille gruppe vil blive ramt særdeles hårdt økonomisk det er stærkt alarmerende at høringsparterne udtaler at lovforslaget både direkte og indirekte vil skubbe en gruppe udsatte ældre ud i stor fattigdom selv regeringen må kunne se alvoren i det og jeg synes bestemt ikke at vi i danmark skal lovgive på en facon der rammer udsatte og økonomisk svage grupper på den måde i bund og grund handler det om hvordan vi gerne vil behandle de flygtninge som kommer til danmark når der står at reglerne harmoniseres lyder det jo meget tilforladeligt og bekvemt men forslaget er en bundskraber fra regeringen

at spare på i forvejen udsatte grupper

jeg gerne påpege at det igen er kommunerne der udsættes for de forøgede administrative og finansielle byrder med regeringens lovforslag det er i landets kommuner man skal foretage den konkrete individuelle vurdering af om en flygtning har ret til supplerende ydelser og det er kommunerne der skal stå for udbetalingen af starthjælp og kontanthjælp hvis folk bliver tildelt supplerende ydelser

slet ikke har ret til folkepension vi er desuden meget i tvivl om hvorvidt regeringen med dette lovforslag bryder med flygtningekonventionen og derfor vil vi under udvalgsbehandlingen kræve at man indhenter en konkret udtalelse fra unhcr

meget stor afstand fra lovforslaget

har sagt er det her forslag et forslag om harmonisering

flygtninge der overgår til folkepension omfattes nu af de samme optjeningsregler som gælder for øvrige indvandrere

danskere der har haft ophold i andre lande loven træder i kraft den første januar to tusind og elleve for alle nytilkomne flygtninge og samtidig

indføres der en overgangsordning

set været hele året og nu nærmer det sig sin afslutning det har regeringen og dansk

markere på den her kan man godt sige monumentale facon ved jo simpelt hen per lov

indføre at der skal være en ny underklasse af ældre i danmark nemlig dem der er kommet hertil som flygtninge og som derfor må forventes

slæber en stor pensionsopsparing med sig en kapitalpension eller andet

præge nutidens ældre det er jo ikke folk som

kan gå ned og få rabat i supermarkedet fordi

de ikke har optjent ret til den fulde folkepension nej det er folk som er kommet hertil

ikke har mulighed for at blive i deres hjemland havde det forholdt sig anderledes var de aldrig blevet tilkendt flygtningestatus i danmark det tror jeg vko vil garantere alle der gider interessere sig for det

derfor synes man egentlig at den hellige grav burde være vel forvaret

det ordentligt og rimeligt og behandles på niveau med danskerne

men nej man har

lang årrække givet efter for dansk

søger til danmark sørge for at gøre det inden man bliver fem og tyve hvis man altså ønsker en fuld folkepension

hertil senere ja så kan man ikke nå at optjene den fulde folkepension

jeg tror simpelt hen at man har det for mageligt hvis man sidder på regeringskontorerne eller her på

at der rundtomkring i verden sidder folk og spekulerer i

min fremtidige forsørgelse når jeg bliver pensionist i det land jeg kommer til det er ikke virkeligheden det der er virkeligheden nu er at mens der bliver flere og flere rige

danskerne sparer op til deres pension vil der fremover også blive en stor gruppe meget fattige pensionister i danmark nemlig dem som er kommet hertil som flygtninge uden nogen jordisk chance for

i mange år og det må man jo

så acceptere det der kan undre

er at venstre og konservative efter ni år med udlændingestramning efter udlændingestramning i en grad så befolkningen efterhånden er ved at være så træt af det at det er kvalmefremkaldende

at lave en finanslov med et nyt pointsystem for familiesammenføring og med et optjeningsprincip for folkepension der alene er rettet mod dem som er flygtninge

på trods af at venstre og konservative i ni år ikke har følt at det var det rigtige at det var det værdige at det var det anstændige

med kirurgisk præcision viser hvorfor der er behov for en ny regering hvis vi vil af med

ordentligt og værdigt og hvis vi vil stå ved vores ansvar i verden

det offentlige hvis man er kommet hertil som flygtning det får man

at alle danskere der har været ude i verden og kommer hjem og alle indvandrere der kommer ind i landet har en stor kapitalpension med sig

men asylansøgere har så per definition

jeg vil høre på hvilke andre områder

det radikale venstre såfremt

indføres positiv særbehandling af folk

martin henriksen at der er masser af steder

anerkendte flygtninge i dag særbehandles i den danske lovgivning

går allermest op i familiesammenføringsområdet der er det jo sådan at hvis ikke man kan henvise folk til at have deres

jo har så stor aktie og andel i det gør

fra indvandrere eller danskere der er rejst ud vi synes det er nogle tåbelige regler og det er nogle regler som

undtaget fordi de ikke har det alternativ at kunne vende hjem til deres oprindelsesland fordi de netop er flygtninge derfor adskiller det her sig som det er i dag ikke så meget fra resten af området men det vil det gøre fremover

martin henriksen synes at når vi nu skal trækkes med dem som flygtninge skal

og hvis man skal tro det radikale venstres

giver flygtninge nogle andre muligheder end folk der er kommet

og den eksisterende status som den har været i en lang årrække skulle være diskriminerende

da godt nævne nogle af de ting vi også gerne vil lave om vi vil gerne afskaffe starthjælpen

må klare os for hvis vi er på kontanthjælp for nu bare at nævne et eksempel

de ydelser som tilsammen udgør regeringen og dansk

det her samfund trods al dets rigdom

er spændt på at se hvem det så er der skal være de sidste mandater der skal sikre flertallet for det her forslag jeg synes det er fuldstændig urimeligt og uanstændigt

det er jo ikke fordi der kommer nogen penge ind på det jeg kan godt se at man i lovforslaget skriver at der kommer nogle besparelser men man har jo netop

og hvor meget tid man skal bruge på sagsbehandling af enkeltydelser hvis man ikke har tænkt sig at de her mennesker skal sulte

men man har jo ikke villet svare og især ikke venstres ordfører at

i danmark i så mange år at de har ret til en fuld folkepension det har flygtninge ikke

forstå

nærmest ikke anerkender flygtningebegrebet eller man synes i hvert fald slet ikke at flygtninge skal komme til danmark

i danmark er det ganske ganske få flygtninge vi tager imod og

arbejdet for demokrati rundtom i verden men jeg kan forstå at det synes dansk folkeparti altså ikke at danmark skal bidrage til

ud at slå folk ihjel men hjælpe flygtninge

danmark skal bidrage til

særbehandling hvorfor går man så ikke den anden vej

er en gruppe af ældre i danmark der ikke kan få folkepension eller kun får en meget lille brøkpension

folkepension og at man får ret til de ydelser der følger

endnu flere mennesker skal på almisser

egentlig ønsker er at vi skal fjerne de rettigheder vi har til

skal stå med hatten i hånden og søge om enkeltydelser hvor nogle skal sidde og vurdere hvad man nu er berettiget til det kunne man godt lidt have mistanke om når man hører de mange forslag som dansk folkeparti er ude med i den her tid om at vi skal væk fra velfærden

have forsikringer og almisser og så videre i danmark

jeg synes så at det bliver ekstra slemt for de flygtninge der kommer hertil i en høj alder

man vælger jo ikke selv hvornår man bliver så forfulgt af et regime at man bliver nødt til at flygte men nogle

i en høj alder og de risikerer altså at komme på starthjælp

de kan ikke få boligydelse varmehjælp helbredstillæg

de andre ydelser som en folkepensionist

men de har nogle kæmpeproblemer fremover og det er altså det dansk folkeparti ønsker og som venstre og konservative desværre bakker op om at vi skal få den situation i danmark at der er nogle der virkelig lever i så dyb fattigdom jeg håber

i hvert fald helt klart noget af det der skal laves om når vi får et nyt flertal

særbehandling af folk der har asylstatus i danmark

helt få et klart svar på men jeg kunne godt tænke mig at vide hvor enhedslisten kunne forestille sig at man kunne indføre positiv særbehandling af folk der har fået asylstatus i danmark sådan

bedre rettigheder end danske statsborgere

i danmark vi ønsker faktisk at gøre det bedre

hellere sikre at alle de ældre der bor i danmark får ret til folkepension end at det kun

er flygtninge der har ret til det hvis de ikke har boet her i tilstrækkelig mange år til at have optjent retten

er et kæmpeproblem at der er mennesker i pensionsalderen som er henvist til almisser så vi vil hellere fjerne den positive særbehandling ved at sikre at der ikke

der bliver henvist til almisser men at alle

positiv særbehandling

enhedslistens tankegang og

at man skal forringe vilkårene for en lang række mennesker i danmark jeg har ikke fantasi til at man skal indføre almisser

forsikringsordninger og så videre jeg går faktisk ind for at vi

har ret til gratis sundhedsbehandling at alle har ret til at få hjælp hvis de bliver syge

indføre positiv særbehandling for flygtninge

der er jo synes at man skal gøre

en ældrecheck til nogle men jo ikke til en lang række andre

i fattigdom og jeg har overhovedet ikke fantasi til at forestille mig

harmonisere optjeningsreglerne for folkepension ved at afskaffe flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af folkepensionen dermed omfattes flygtninge af de samme principper som gælder for øvrige indvandrere danskere der har haft ophold i andre lande flygtninge

ikke længere vil kunne modtage fuld folkepension kan efter en konkret individuel vurdering modtage personlige tillæg

for at give herboende flygtninge mulighed for at indrette sig på de ændrede regler er der foreslået en overgangsperiode på ti år der gælder for flygtninge der er ankommet til danmark ved lovens ikrafttræden den første januar to tusind og elleve

gerne takke for de indlæg der er kommet her under førstebehandlingen og stiller mig naturligvis til rådighed hvis der skulle være yderligere spørgsmål såvel

for at flygte inden man bliver fem og tyve år

man bliver fem og tyve år for ellers

i mange år nu har regeringen jo haft ni år til at harmonisere

de her regler som ellers har eksisteret i ganske mange år fordi det jo for enhver er åbenlyst at flygtninge ikke har noget alternativ de kan ikke som folk der indvandrer som arbejdskraft eller eller danskere der i en periode

indrette sig anderledes de bliver asylbehandlet i det første land de kommer til

har ført frem til at regeringen har foretaget den her kovending og ikke længere

også har deltaget i regeringssamarbejde

morten østergaard helt sikkert bekendt med

lovforslag som det her som

står samtlige partier jo selvfølgelig bag det lovforslag som der nu ligger hvem der så har fået ideen hvordan ideen er opstået hvordan diskussionerne har været

ikke noget man nødvendigvis skal redegøre for i folketingssalen jeg kan blot sige at regeringspartierne dansk folkeparti og så også kristendemokraterne naturligvis bakker fuldstændig op om

skal planlægge hvornår man

få fuld folkepension hvordan

hvilket tidspunkt man skal flygte på

når det så er sagt

fuldstændig på lige fod med hvordan dansk folkepartis ordfører herre

martin henriksen har

at det er fuldstændig rimeligt at man nu foretager den her harmonisering men fru line barfod behøver

flygtninge sidder i hjemlandet og planlægger en eller anden flugt

fru line barfod det vi skal sørge for er at

man kan få et eksistensgrundlag det kan man stadig væk og nu

end de andre de kan ikke selv planlægge hvornår de flygter de kan risikere at komme hertil i en senere alder

kommer på starthjælp derfor er mit andet spørgsmål ministeren lancerede jo en kampagne som hun kaldte væk med bøvlet inger

ministeren så her et forslag som kommer til at betyde en frygtelig masse bøvl

de mennesker der fremover konstant skal stå med hatten i hånden nede på kommunekontoret for at få penge til de mest nødvendige ting men i den grad også for kommunerne der skal sidde og

en masse sagsbehandling om enkeltydelser for at de her mennesker ikke skal dø af sult hvorfor synes

hvilket jeg jo håber at enhedslisten vil gå fordomsfrit ind i når den tid kommer og det varer ikke ret længe kan jeg

man kunne i virkeligheden vende det her om og sige at det jo også er en harmonisering så der er også noget bøvl man slipper for

sidde og tælle optjeningen op

alle andre her her i landet så på den måde kan man jo ikke bare lige slutte at

gå lidt i rette med fru line barfod

netop at man når man kommer hertil får

sin eksistens og derudover er der så mulighed for

om ministeren

vise hensyn kan man næsten sige

lad mig sige det sådan jeg synes det her er en fuldstændig reel

og jeg synes også det er vigtigt hvilket måske ikke står fuldstændig klart efter den her debat at man jo ikke kommer fuldstændig tomhændet ud i det danske samfund

altid modtage en eller anden form for ydelse og så vil jeg da

starten når man kommer til danmark derudover kan man jo så netop få de enkeltydelser som tidligere

om man kommer til landet frivilligt

med aftalepartierne herunder dansk folkeparti og det er altså vores vurdering at

må indebære

en flygtning som minimum skal sidestilles med en dansk statsborger der har været bosat i udlandet i lige så stor en

og at at det det så dermed næppe indebærer at flygtninge skal ligestilles med en dansker der har opholdt sig her i landet i hele sit liv

mener vi bestemt at det her ligger fuldstændig op ad fns konvention om flygtninges retsstilling

nu bruger pengene rigtigt jeg tror til gengæld ikke der er ret stor forståelse for

som regeringen sammen dansk folkeparti har udvalgt til

når der er økonomisk krise i danmark

var det jo en del af genopretningspakken at forældre til børn med funktionsnedsættelser ikke længere kan få hvad man tidligere har kunnet få i tabt arbejdsfortjeneste og nu vælger man så at pille en relativt lille gruppe af mennesker ud og sige flygtninge som forlader deres hjemland ofte på grund af borgerkrig eller personlig forfølgelse skal ikke kunne have

med folkepension i lighed med de fleste andre

ved at forstå den her disposition den her prioritering

for at det er mennesker der flygter fra borgerkrig

krisetid også skal stramme op på økonomien skulle have bredt sig til befolkningen det er jeg bestemt enig med fru mette frederiksen i men jeg må også konstatere at det tilsyneladende ikke er en opfattelse der har vundet indpas

i og med at jeg stort set kun har set udgiftsdrivende forslag fra fru mette frederiksen igennem den seneste meget lange tid

ikke som led i genopretningsplanen fru mette frederiksen det er som led i finansloven og det er nu engang sådan at

tager man forskellige politiske tiltag det her er så et af dem og jeg må sige at

fru mette frederiksen også ville være med til ligesom

man stadig væk får en eller anden form for ydelse når man kommer hertil som

at klamre sig til begrebet harmonisering

måde lyder lidt pænere end at kalde forslaget ved dets rette navn nemlig at man sparer

folkepensionister der i forvejen ofte står i en udsat økonomisk situation det der jo er sagen for rigtig mange flygtninge

episoder med tortur eller lignende forhold der gør at det bare er sværere

det kan være sværere af den grund at spare op til egen alderdom jeg spurgte

ministeren om det vil ministeren bekræfte at hvis man kommer til danmark som flygtning efter det to og tres år

vi nu er flere der bruger ordet harmonisering

det spørgsmål som fru mette frederiksen så stiller om

hvis man kommer hertil som to og tres årig

det også blev sagt af venstres ordfører

overgå til en anden ydelse så det er fuldstændig korrekt hvad

vedrører den befordringsrabat som efterlønsmodtagere med flere har kunnet få på grund af danmarks økonomiske situation er der ikke satspuljemidler på samme niveau som der har været tidligere og derfor må der prioriteres skarpere konkret betyder lovforslaget at efterlønsmodtagere ikke længere ved lov kan få rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den kollektive persontrafik ordningen har været et led i aftalen om udmøntning af satspuljen for to tusind og elleve og udgiften i to tusind og elleve skønnedes at ville andrage tretten million kroner på grund af den økonomiske krise er satspuljen altså desværre kraftigt formindsket og derfor prioriterer vi hårdere mellem satspuljeprojekterne end vi måske har været nødsaget til i de tidligere år

lovforslaget er et led i aftalen om udmøntning af satspuljen for to tusind og elleve det er aldrig rart at skulle lægge stemmer til forringelser for grupper i samfundet men under satspuljeforhandlingerne for to tusind og elleve og frem til to tusind og femten var der så få penge på beskæftigelsesministerens område at det blev nødvendigt at prioritere i en grad vi aldrig har set før var det de svage grupper de handicappede sygefravær arbejdsmiljø eller seniorer der skulle spares på svaret blev alle grupper men kun en af grupperne krævede en lovændring og det er

koster cirka tretten million kroner om året og ud af den samlede ramme i den

satsperiode ville det betyde at man i og elleve ville trække tre og

det er selvfølgelig altid kedeligt når det er nødvendigt at skære i rettigheder der er opnået men med den økonomiske situation som også satspuljen lider under i år har det været nødvendigt at finde besparelser og der er så i forligskredsen opnået enighed om at lovgrundlaget for rabatordningen må holde for i år

er sagt om befordringsrabatten til efterlønsmodtagere det er en del af aftalen i forbindelse med satspuljen og som det er sagt kneb det med penge til velgørende formål på satspuljeområdet og der er satspuljepartierne så blevet enige om at befordringsrabatten

man sige værdigt trængende modtagere til

betaling på tretten million kroner det er jo et meget lille beløb i det store statsbudget

hvis man ønskede at efterlønnere skulle have mulighed for fortsat at bruge den kollektive trafik så hvad er dansk folkepartis argument for at det er efterlønnere der skal være med til at betale

der gavner de udsatte og det er det pengene skal bruges til det er jo ikke noget med om der er givet skattelettelser

rejse spørgsmålet i forbindelse med finanslovforhandlingerne men det kræver selvfølgelig også et flertal

det her er en ordning der er kommet i stand under satspuljen og derfor er det satspuljepartierne der afgør fremtiden for

det skal på finansloven fremover

til efterlønsmodtagerne ligesom man over finansloven finansierer frikort til folketingsmedlemmer ligesom man over finansloven finansierer at folkepensionister får rabat på den offentlige

efterlønsmodtagere der intet der forhindrer dem i det

at dansk folkeparti har ment

minus enhedslisten er blevet enige om

det resultat vi ser her af satspuljen gør at det får sf til igen at overveje man måske skulle trække sig ud at det

at vi får en finansiering over finansloven

kan sikre at efterlønsmodtagere

ændrede det her system til at man finansierede alle de her gode sociale projekter på på andre måder men sagens kerne er at der bliver bevilget penge til så mange gode formål at vi ikke har noget ønske om for nuværende at

forstod jeg ordføreren hvorfor er man så med til at fjerne det tilskud der bliver givet til at efterlønsmodtagere kan køre med den kollektive trafik og dermed har mulighed for at komme omkring

glæde os over men livet er jo fuldt af mange forhandlingssituationer hvor der bliver givet og hvor der bliver taget og satspuljen rummer utrolig mange gode sociale projekter

hjemløse narkomaner og mange andre grupper vi har altså vurderet at vi

lovforslaget fra beskæftigelsesministeren fjerner det statslige tilskud til

i dag får og det forslag er en konsekvens af årets forhandlinger om satspuljen som alle partier på nær enhedslisten jo står bag på grund af krisen der var særlig slem i år to tusind og ni er der langt færre satspuljemidler at fordele i to tusind og elleve end der er i år sådan er vilkårene for satspuljen hvis det

dansk økonomi stiger lønningerne og

hvis det derimod går mindre godt for dansk økonomi stiger lønningerne og overførselsindkomsterne nærmest ikke og så er der bare færre penge i satspuljen i årets forhandlinger om fordeling af puljemidlerne har det derfor været nødvendigt at træffe en række vanskelige valg og især en række fravalg et af områderne som vi har fravalgt at støtte i de kommende år er befordringsrabatten til personer der modtager efterløn eller fleksydelse i dag får trafikselskaberne en refusion fra staten så de kan yde efterlønnere og fleksjobbere en rabat på abonnementskort omkring ni tusind personer

fremover vil det statslige tilskud til befordringsrabatten blive fjernet det betyder at satspuljemidlerne kan bruges til andre formål for eksempel at hjælpe de allersvageste grupper i det danske samfund de psykisk syge de hjemløse og de børn der anbringes uden

må jeg sige at jeg kun kan være tilfreds med at satspuljemidlerne i stigende grad bliver målrettet de svageste hånden på hjertet efterlønsmodtagerne er ikke på nogen måde en svag eller udsat gruppe og de behøver derfor heller ikke modtage rabat på offentlig transport som bliver betalt af skatteyderne

gjort selv om det var blevet fremsat

år eller året før men der er jo forskellige holdninger i satspuljekredsen både til efterlønnen generelt og

befordringsrabatten og derfor

vil jeg gerne rose de partier som

at vi ikke skulle bruge en tredjedel af de midler der var på beskæftigelses integrations og uddannelsesområdet

alene at finansiere et befordringsfradrag

lave en lang række initiativer for folk på kanten af arbejdsmarkedet som målrettet går ind og hjælper nogle af dem der måske kan få fodfæste

befordringsrabat for efterlønsmodtagere men vi ved også godt at der er andre synspunkter i forligskredsen

vil jeg bare nøjes med at glæde mig over at vi var enige om

andre formål der krævede at årets ganske beskedne satspulje

blev allokeret til dem i stedet for

om mellem ti og tretten million kroner det er altså ikke noget der vælter statsbudgettet men for den enkelte efterlønsmodtager den der ikke har særlig mange penge har en rabat

på hvor meget man kan deltage i et aktivt liv sådan som

mange efterlønsmodtagere har ikke særlig mange penge efterlønnen er altså ikke den

så de har muligheden for at komme rundt

en langt bedre økonomi som hellere skulle være med til at betale til det danske samfund nogle af dem der har fået kæmpe skattelettelser det er der vi synes man skal tage pengene og ikke fra efterlønsmodtagerne

der vil være klart færre efterlønsmodtagere der bruger den kollektive trafik og at de derfor også kommer til at

miste nogle penge

regeringen jo skattestoppet

definerede at priserne på den kollektive trafik var en del af skattestoppet

det ind at man nu lige pludselig mener at man gerne må gå ind og ændre på skattestoppet i forhold til efterlønsmodtagere det kunne jeg godt tænke mig at få et svar

hører så meget om det her hellige skattestop og tidligere i dag har man været ude i

skattenedsættelser på fyrre kroner til en række borgere fordi kommunerne hæver skatten og skattestoppet er helligt

kan man så her tillade sig at ændre på det i forhold til efterlønsmodtagere

det at man vælger at sige

det her land kontanthjælpsmodtagere pensionister og andre med de allerlaveste indkomster som skal være med til at betale

hvorfor er det på finansloven og hvorfor skal dem der har allermindst i det her land

det synes vi er et kæmpe problem og vi synes det her er med til at understrege at den ordning bør afskaffes og at man fremover

finansloven skal finansiere både de gode indsatser på psykiatriområdet indsatser socialt udsatte og andre steder og også rabat til efterlønsmodtagere i den kollektive trafik

med til at betale for den sociale indsats her i landet frem for at det kun er dem med de allermindste indkomster

man ikke sidde og sige jamen hvis vi skal opretholde et minimum

fra andre for eksempel fra efterlønsmodtagerne det synes vi er et kæmpe problem og vi mener det her forslag understreger at man bør afskaffe satspuljeordningen

et led i udmøntningen af satspuljeaftalen for to tusind og elleve og indebærer at efterløns og fleksydelsesmodtagere med virkning fra første januar to tusind og elleve ikke længere ved lov har ret til rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den kollektive persontrafik

for efterlønsmodtagere blev indført i

seks og halvfems har den været finansieret

midler fra satspuljen og satspuljepartierne har således løbende truffet beslutning om forlængelse af bevillingen til ordningen satspuljen for to tusind og elleve er som følge

af den internationale finanskrise mindsket kraftigt set i forhold til tidligere år og det har været nødvendigt at prioritere hvilke formål satspuljemidlerne skulle gå til i den forbindelse er partierne bag

enige om ikke længere at afsætte midler til befordringsrabat til efterlønsmodtagere og at ophæve lov om befordringsrabat til selv samme modtagere

takke for behandlingen og håber naturligvis på en god og konstruktiv

sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til arbejdsmarkedsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

er

afgørende at der føres en ansvarlig økonomisk politik vi vil ikke være med til at gældsætte fremtidige generationer og derfor bakker vi naturligvis fuldt op om dels genopretningsplanen fra foråret

dels den finanslovaftale som regeringen har indgået med dansk folkeparti og kristendemokraterne begge aftaler er udtryk for en nødvendig og ansvarlig økonomisk politik der understøtter det spirende opsving som vi er vidne til det handler ganske enkelt om tillid til dansk økonomi med lovforslaget her udmønter vi den del af finanslovaftalen med dansk folkeparti og kristendemokraterne der vedrører indførelse af et prisloft på seks ugers selvvalgt uddannelse efter de gældende regler kan forsikrede ledige og fleksjobvisiterede ledige vælge fuldstændig frit mellem alle de kurser der udbydes som seks ugers selvvalgt uddannelse uanset hvad uddannelsen koster med andre ord vi har ikke hidtil haft nogen som helst mulighed for at holde hånd i hanke med udgifterne på dette område det går ganske enkelt ikke og slet ikke i en tid hvor vi må prioritere hårdt

de offentlige udgifter vi kan ganske enkelt ikke lade den her ladeport stå åben det går ikke i venstre synes vi faktisk ikke det er rimeligt fortsat at bruge skattekroner på dyre kurser uden konkret jobsigte derfor sætter vi nu et loft over prisen på seks ugers selvvalgt uddannelse og med lovforslaget her indføres således et prisloft

og fyrretusind kroner per årselev det svarer til et loft på tre tusind fem hundrede kroner per uge prisloftet vil ikke ændre på lediges ret til selvvalgt uddannelse men vil lægge loft over prisen på de kurser de ledige kan vælge jobcenteret

kurser der ligger over prisloftet som led i den almindelige aktivering og det går jeg så sandelig ud fra vil ske hvis man skønner at det vil være den hurtigste vej tilbage til job det vil nemlig fortsat være sådan at de ledige som led i aktivering kan få bevilget kurser

en pris over prisloftet det vil altså fortsat være muligt som led i den ordinære beskæftigelsesindsats at give ledige uddannelse hvis det er det der skal til for at bringe den enkelte ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet med finanslovaftalen lægger vi op til at belønne kommunerne endnu mere

er det jo heldigvis sådan at både kommunen og den ledige får den største belønning hvis den ledige kommer i job prisloftet som indføres med lovforslaget her skal ses i lyset af den kolossale stigning i udgifterne til seks ugers selvvalgt uddannelse vi har været vidne til de seneste år i to tusind og syv var udgifterne til seks ugers selvvalgt uddannelse knap hundrede million kroner det vil stige til et forventet forbrug i to tusind og elleve på syv hundrede og to og halvtreds million kroner stigningen skyldes naturligvis at flere ledige har gjort brug af seks ugers selvvalgt

for seks uger og som den ledige har krav på uanset om kurset bringer den ledige tættere på job eller ej derudover er der set eksempler på web og it uddannelser der tidligere kostede ni tusind seks hundrede kroner for seks uger

og halvtreds kroner hos samme leverandør uddannelsen kan i øvrigt fortsat købes til ni tusind seks hundrede

om almindelig uddannelsesaktivering og ikke seks ugers selvvalgt uddannelse sådanne eksempler er medvirkende til at vi ønsker et prisloft det går ganske enkelt ikke med frit træk

tak

få ledige

at efter das vurdering har den konkrete udmøntning af prisloftet i lovforslaget en række uheldige

seks ugers selvvalgt uddannelse ved at deltage i kurser uden relevans for arbejdsmarkedet frem for at deltage i kurser med

det indebærer at ledige som led i ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse ikke har mulighed for at deltage i mange af

gør det ikke indtryk på venstres ordfører på området

element når det drejer sig om at komme tilbage til arbejdsmarkedet men det vi drøfter her er seks ugers selvvalgt uddannelse og det der er afgørende for mig er at det skal ske i forbindelse med en jobplan altså i forbindelse med aktivering og det vil

de bekymringer som dansk arbejdsgiverforening giver udtryk for i deres høringssvar er svaret faktisk at jobcentrene jo fortsat kan bruge

det prisloft vi fastsætter her såfremt det er noget der fører til job og det er det der er dansk arbejdsgiverforenings bekymring og den mener jeg altså jeg kan demontere ved at understrege at jobcentrene rent faktisk fortsat har mulighed for at bruge uddannelse som led i aktivering altså som led i

prosa ledernes hovedorganisation dansk transport og logistik som alle sammen siger

et overblik der viser at det samlet måske er omkring otte hundrede forskellige amu kurser der nu kommer til at

at overtage den regning som regeringen rent faktisk udskriver til dem her så giver det ikke anledning til

konkurrencemæssigt synspunkt

prosa lo med flere siger

det gør arbejdsmarkedet mindre spændstigt end det

nu bringer herre torben hansen selv konkurrenceevnen på banen

at det helt afgørende for konkurrenceevnen men også for de organisationer som herre torben hansen nævner er at der er styr på dansk økonomi altså at der er styr på

med det her forslag sætter vi simpelt hen prop i et hul

er helt nødvendigt vi kan ikke leve med at der er frit træk

som jeg gav et par eksempler på spekuleres i at det netop er skatteyderne der betaler og at man som ledig har frit slag til at kunne vælge der kan vi simpelt hen ikke bare se til

som betyder at man vil kunne vælge faktisk ganske mange

arbejdsmarkedsuddannelser og åbne uddannelser og

vil man fortsat kunne vælge inden for

virksomheder blandt andet er noget af det mest almindelige der er brug for på det danske arbejdsmarked inden for lager og industri at man kan

det er yderst almindeligt kan ordføreren komme med nogen som helst fornuftig begrundelse for at man fremover vil forhindre at arbejdsløse får mulighed for at vælge de her kurser

at det er nødvendigt at sætte en stopper for et frit træk på statskassen her

som ikke lægger synderlig vægt på at der er orden i den danske samfundsøkonomi

jeg var inde på det i min besvarelse til

man som ledig som led i en jobplan

få et truckførercertifikat man kan få et lastbilkørekort det hele skal selvfølgelig hænge sammen og derfor skal det være med henblik på et job i den anden ende så kan kommunerne sagtens

det at man nedsætter det beløb som i gennemsnit skal bruges per arbejdsløs til aktivering i løbet af et år for en arbejdsløs dagpengemodtager bliver det nedsat med cirka fem tusind kroner om året så det nu kommer ned på omkring fjortentusind kroner om året så man

altså andre metoder fra regeringens

derfor hænger det simpelt hen ikke sammen man vil bremse den kommunale brug af de her kurser

er et gammelt ord der siger at man kan spare sig ihjel og det er det der er tale om her

i gang med at forringe det danske samfunds fremtid det danske samfunds konkurrenceevne de danske lønmodtageres initiativlyst ved at man kommer med sådan noget som det her som sætter en stopper for mange selvvalgte kurser

brugen af kurser og at vi vil bremse brugen af uddannelse

passer ganske enkelt ikke det vi vil sikre er at der er et job i den anden ende vi vil sikre at de ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet vi vil ikke

uddannelse eller opkvalificeringskurser uden at det har et jobsigte det er det der er hele pointen her vi vil ikke være med til at sende de ledige fra sted til sted uden at deres muligheder for at komme tilbage til arbejdsmarkedet forbedres aftalen her lovforslaget her og de lovforslag som vi i øvrigt skal behandle senere i

det sigte at de ledige skal tilbage på arbejdsmarkedet

kan man som sagt få som led i en jobplan hvis der er et job i den anden ende

kunne man jo lige så godt sige at gymnasieelever har ret til et frit træk

det er da højst besynderligt at have den holdning som regering i et land hvor man ellers siger at uddannelse er vejen frem at uddannelse er lig med et frit træk

starter på uddannelsen vi taler her netop om nogle af de områder hvor der er

stiger ens muligheder for at få et job ganske betragteligt hvorfor ikke lade folk tage et fornuftigt kursus som giver gode muligheder for et job

et stort kørekort som led i den ordinære beskæftigelsesindsats det ændres der ikke på det vi vil sikre her er

at vi fastholder at der skal være orden i dansk økonomi og det undrer mig jo ikke at hverken enhedslisten eller sf for den sags skyld er optaget af det det er vi jo vant til at høre på men her er der simpelt hen sket en eksplosiv stigning i priserne for

spekuleres i at der altså ikke er noget loft eksemplet med web

hvad det er der foregår derude der er ikke nogen hvad kan man sige mekanismer der sikrer at vi altså får mest muligt for de skatteyderkroner vi bruger på det her område

ved hvordan forholdene er er ved

nogle af de her kurser som kan gøre at de faktisk kan komme i arbejde hvis man står som arbejdsgiver og skal have nogen til et job

ikke noget som man har planlagt flere måneder i forvejen så skal man bruge en chauffør nu og her eller en lagerarbejder nu og her

langt forløb med en jobplan og så videre det vil sige at hvis vi gerne vil have at folk faktisk skal kunne kvalificere sig

som led i vores aktivering og som led i hele vores opkvalificering af medarbejderne men det er samtidig fuldstændig afgørende for mig at vi bruger det målrettet at det skal føre frem til et job at det skal føre til beskæftigelse

brugt med henblik på en målrettet tilbagevenden til

borgernes penge at man vil have orden i dansk økonomi derfor laver man denne besparelse på cirka fire hundrede

jeg er fuldstændig enig med herre leif lahn jensen i at det ændres der ikke på

ret til seks ugers selvvalgt uddannelse det eneste vi gør med lovforslaget her

prisen for de seks ugers selvvalgt uddannelse

at stå og mangle pengene for de skal alligevel

er at vi sætter loft over prisen det vil sige at man har retten til at vælge et kursus som koster op til tre tusind fem hundrede kroner om ugen

man har ikke ret til at vælge et kursus som koster mere

er med at sætte et loft over prisen og på den måde have bedre muligheder for at styre de offentlige udgifter på det her område

viden er det pureste guld i vor tid således sagde statsministeren i nytårstalen for elleve måneder siden

med det her lovforslag står det klart at det var mundsvejr og at statsministeren enten ikke hørte efter eller simpelt hen ikke forstod hvad det var han selv sagde opkvalificering er en hjørnesten i ledighedsbekæmpelsen og det er uomtvisteligt at arbejdsmarkedsuddannelserne er en god vej tilbage til beskæftigelse derfor virker det helt tosset med et prisloft over seks ugers selvvalgt uddannelse til ledige det vil betyde at mange ledige ikke kan få den opkvalificering som kan bringe dem tilbage til arbejdsmarkedet den nødvendige opkvalificering svækkes

og ikke de bedste eller mest beskæftigelsesrettede der vinder frem

fire hundrede million kroner om året

også en besparelse der går ud over den enkelte ledige og som vil svække erhvervslivets konkurrenceevne lo har lavet en liste

farligt gods køreteknik svejsning robotbetjening kurser inden for byggeri alt hvad man overhovedet kan forestille sig og det er udelukkende med til at gøre det sværere for ledige

også erhvervslivets konkurrenceevne indsatsen skal

i den enkelte ledige det bliver understreget igen og igen men helt grundlæggende vil prisloftet indskrænke jobcenterets og den lediges muligheder for at finde den uddannelse der er mest relevant i forhold til borgeren og den aktuelle situation på det lokale og regionale arbejdsmarked herunder hvilke kompetencer det er

men en stor del af omkostningerne der tidligere blev betalt af staten overvæltes nu på kommunerne og de seneste måneders budgetlægning i kommunerne understreger til fulde hvor pressede de er for kommunerne vil det nu de facto at lade folk gå og lave ingenting frem for at hjælpe dem ved at sikre ordentlige kurser og uddannelsestilbud et markant fald i tilgangen til seks ugers selvvalgt uddannelse vil bidrage til at den samlede opkvalificering af arbejdsstyrken svækkes en flertrinsraket som regeringen

på veu godtgørelsen statens voksenuddannelsesstøtte erhvervsskoler

med mere man kan sige at forsørgelsen for mange

dårligere og nu forringer regeringen så muligheden for at de kan komme tilbage i job langtidsledighed er et stigende problem og en tredjedel af de ledige er langtidsledige hvorledes har man egentlig forestillet sig at forringede uddannelsesmuligheder i et foranderligt arbejdsmarked skal forhindre at flere bliver ledige og langtidsledige det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre med forringede uddannelsesmuligheder og det kan konstateres at med det her

er statsministerens nytårstale om

det pureste guld udtryk for at guldprisen er kraftigt på vej ned hos regeringen

hvis det ikke var fordi det her går hårdt ud over ledige og deres muligheder for at vende

ud over erhvervslivets konkurrenceevne

og når man ser på høringssvarene fra dansk arbejdsgiverforening lo prosa

en holdning vi står alene med

jeg vil bare spørge herre torben hansen

har nogen god forklaring på hvad det skyldes

på hvad den markante udgiftsstigning

farligt gods på færger i østersøområdet radiokommunikation i

det er så de dyreste og så hele vejen nedad det vi kan konstatere er

en at udgifterne er steget ja det er da klart fordi ledigheden har været stigende på baggrund af regeringens politik

noget af det der kan være med til at hjælpe folk tilbage

ikke normalt noget kernerødt sammenrend det er dansk arbejdsgiverforening også enig med os i

der de facto med det prisloft som regeringen

bliver frit valg på de nederste hylder i tombolaen hvor der kun er nøgleringe og bamser tilbage til de ledige

absolut ikke med herre torben hansen der findes faktisk særdeles relevante arbejdsmarkedsuddannelser som sagtens kan gennemføres under det her prisloft men det jeg egentlig spurgte til var om herre torben hansen slet ikke er optaget af

er sket en eksplosiv stigning i prisen for det enkelte kursus jeg gav eksemplet med et web it kursus som kostede ni tusind

udbudt inden for den almindelige aktiveringsindsats

kostede tooghalvtredstusind kr når det blev udbudt som seks ugers selvvalgt er det slet ikke noget der på nogen måde bekymrer socialdemokraterne eller er man bare så ligeglad med skatteborgernes penge at man ser stort på sådanne eksempler

penge bruges bedst muligt

må jeg i det her tilfælde som jeg også gjorde tidligere henvise til at der rent faktisk er høringssvar fra dansk arbejdsgiverforening lo dansk transport og logistik prosa og andre der siger

at det her rent faktisk er noget af det der er med til at sikre at

arbejdsmarkedet og det bedste der overhovedet kan ske for skatteborgerne og for den ledige er en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet jeg kan da ikke afvise

der ikke nogen som helst der kan afvise men jeg kan bare konstatere at jeg her har en liste med otte hundrede kurser som man kan sige

kommer til at ligge over det her prisloft men lad os nu rent hypotetisk sige at det forholder sig sådan

skal bankes fire hundrede million kroner af i besparelser på

så skulle man da tage at gå ind og kigge på hvad

aftalen om seks ugers selvvalgt en aftale mellem regeringen

og er en del af finansloven

for en uddannelse

det er ikke noget der rører ved den enkeltes ret til at vælge seks ugers selvvalgt

sidste år har set en uhyggelig stor stigning i priserne

skal jeg lade være usagt men

kigges lidt på hvorfor de

når man ser på de seks ugers selvvalgte kurser

er jeg ret overbevist om at man sagtens kan tilpasse de kurser der er på amu centrene jeg

man kan lave kurserne billigere jeg har selv været på amu kurser og jeg må indrømme at meget af det var spildtid

kan reducere tiden på amu kurserne og at

otte hundrede kurser

brug af de kurser det er noget der skal forhandles om og

gøre for at få

indholdet så det passer til det

den enkelte stadig væk for det ud af det

ændringerne vedrørende seks ugers selvvalgt

være så ødelæggende som vi har hørt andre sige at det

gør at dansk folkeparti mener at det er tåbeligt at arbejdsløse bruger deres tid på at tage stort kørekort eller truckcertifikat eller andet

er jo hvordan kurserne er skruet sammen hvorfor er der sket en så

er ikke rimeligt at man i to tusind og syv kunne få et

gået helt galt i den forbindelse om det er amu centrene der har skruet prisen op eller hvem det er

jeg kan så også se at

skrevet at det er undervisningsministeren der fastsætter

prisen på kurserne og så er det jo selvfølgelig oplagt at der skal en drøftelse i gang mellem undervisningsministeren og amu centrene på det område hvis det virkelig forholder sig sådan

går ud på at man laver et prisloft som rammer otte hundrede kurser som rigtig mange arbejdsløse har haft gavn og glæde af

mener at det der skal til egentlig er en undersøgelse

man sige misforstået brug af seks ugers selvvalgt kursus selvfølgelig skal de ledige hvis de har chance for at komme

at det er undervisningsministeriet der fastsætter priserne på

prøv lige at kigge på de her kurser er det virkelig jer der

ikke klar over at det er undervisningsministeriet som fastsætter de her vurderinger af udgifterne for eksempel til materiel teknisk udstyr lærertimer og så videre det er baggrunden for at priserne bliver fastsat på amu kurserne

ikke klar over hvorfor i alverden går man så ikke i gang med først

at gøre det at man beder undervisningsministeriet om nogle udtalelser og kulegraver området hvorfor

at man kan få kurser til over tre tusind fem hundrede kroner per uge fra den første januar

til så de kan komme under loftet at vi indfører et loft her og nu er en del af finanslovaftalen

det at lave finanslovaftale og

ønsker magten her efter næste valg

man går ind og laver en undersøgelse først så sidder man

man ikke rende ud til alle mulige og undersøge hvordan og hvorledes det skal være

det betyder og det burde selvfølgelig

er meget forbavset over at ordføreren mener at han og hans parti er bedre til at vurdere om tingene kan gøres billigere ude på amu centrene end undervisningsministeriet

svejsekurser og truckkørekortkurser

er ugepriser i størrelsesordenen

sådan at dansk folkeparti og regeringen kan få ordentligt undersøgt hvad det egentlig er man er i gang med at slå ihjel inden for uddannelsesområdet og i

undersøgt sådan er spillet ikke

priserne er løbet løbsk der er sket store stigninger og på de områder hvor undervisningsministeriet

her rigtigt har det virkelig været sådan at priserne

hvem har så vejledt undervisningsministeriet

de her priser det er ikke dansk folkeparti

lastbilkørekort og hvor jobcentrene havde vurderet at det

det driftsloft

på dansk folkepartis ordfører at

sikrer at en stor del af den befolkning

fuldstændig klar over hvad konsekvenserne

under prisloftet der kan ændres utrolig meget på de kurser

kurser på amu centrene hvoraf de to tusind otte hundrede ligger under prisloftet så er der otte hundrede der ligger over og nogle af de otte hundrede kurser er nogle af dem der er steget utrolig meget i pris de sidste år hvorfor er de så

undervisningsministeriet

egentlig er i har lavet her hvis det er jer der har lavet det her og fastsat de priser

jeg er ikke helt inde i hvordan proceduren er

indtil videre er der sådan set ikke kommet et eneste for at

også betyder en samlet besparelse på uddannelse og opkvalificering for ledige på tre hundrede og tre og halvfems million kroner

vedstå at man her med åbne øjne går

som blandt andet dansk arbejdsgiverforening dansk transport og logistik lo og andre siger

at

fremadrettet arbejdsmarkedspolitik når det

rent faktisk vil blive besværliggjort

og for

halv time eller noget i den stil der

gode argumenter over for regeringen på de forskellige områder

med socialistisk folkeparti de kom jo sammen og gik sammen efter en halv time havde sat sig ned

så kunne det godt være at herre torben hansen kunne

det her kan vi godt lave på en anden måde

farvel og tak efter cirka en halv time jeg var der ikke så jeg kan ikke lige sige på klokkeslæt hvornår de kom og hvornår de gik

kom med gode argumenter over for regeringen

det nåede de slet ikke at komme med inden de forlod

have været med i nogle forhandlinger som

der ikke nogen til stede det var måske derovre man i stedet for

ikke er enig med mig i at man i det øjeblik man går ind og sænker en pris formentlig også

den kvalitet der er i en uddannelse

dermed vil være en forringelse af de uddannelsesmuligheder som der reelt er

jo være at man siger at det her kursus tager så og så lang tid

det her kursus kan vi godt lave på kortere tid det kan sagtens ske

seks uger eller syv uger

om hvad indholdet skulle være og så først bagefter

nemt ske at det foregår

eller i ministeriet man skal sidde og finde ud af hvad indholdet i kurserne skal være det kan vi i

jeg kommer jo fra en egn i danmark hvor der faktisk er ret mange der nu bliver ledige her inden for

nærmeste fremtid i forbindelse med at vestas

opsagt en masse medarbejdere de er så omfattet af nogle ordninger

står jo netop i en situation hvor de får brug for seks ugers selvvalgt uddannelse deres uddannelsesmuligheder

i får altså ikke så gode muligheder for at få uddannelse og dermed job i den fremtid

et job der gør at man skal have kurset

uden at få job han blev bare sendt

uden at få job så det er ikke altid det der med at man har

mange kurser der gør at man kan få et job

muligheder for at få et job det er den måde det gerne skulle fungere på men jeg ved da også at der er

utrolig mange

min egen søn fik et tilbud om at

da han var murer det var ikke noget med at han selv

seks ugers selvvalgt kursus det synes vi du skulle benytte dig af

jeg har været på et hav af de her kurser

rigtig mange amu kurser

gode dem har jeg da bestemt oplevet

på en anderledes måde på kortere tid

og for den sags skyld også alle dem der ligger under

i pris eller hvordan hænger det sammen det er det jeg synes

være fornuftigt at se på og det kan selvfølgelig ske i et samarbejde mellem undervisningsministeriet

amu centrene så det er ikke noget med at kurserne er dårlige

ikke noget med at lærerne ude på amu centrene ikke gør deres job godt nok det

og hvis det er korrekt hvordan kan man så gøre

lave dem anderledes det er ikke fordi indholdet i kurserne

overbevist om at det godt kan gøres anderledes

til at priserne på kurserne er blevet skruet

arbejdsløses muligheder for at uddanne sig de ledige skal have færre og dårligere muligheder for

arbejdsløshedsperioden til at opnå kompetencer som ellers kan styrke dem på fremtidens arbejdsmarked det er meget klar snak fra regeringens og dansk

der har brug for og lyst til at efteruddanne sig mens de er ledige det er ikke bare skidt for de arbejdsløse det er også rigtig dårligt nyt for den danske økonomi og for de danske virksomheder det vil nemlig bidrage til at vi får en mindre veluddannet og mindre fleksibel arbejdskraft i fremtiden det er lige præcis det vi ikke har brug for i en tid hvor der i den grad er brug for at skabe øget konkurrenceevne vækst og ny beskæftigelse i danmark vi har med andre ord at gøre med et lovforslag der både betyder dårligere hjælp til de arbejdsløse og et tilbageskridt for virksomhederne og samfundsøkonomien

er det derfor både for de arbejdsløses skyld og for at hjælpe virksomhederne og samfundets økonomi regeringen har med pisk og gulerod givet kommunernes jobcentre massive økonomiske incitamenter til ikke at tilbyde uddannelse og opkvalificering som aktiveringstilbud til de ledige så de har større chance for at få et job og nu skal den her pisk så også svinges over den arbejdsløses ret til seks ugers selvvalgt uddannelse hverken med det nye prisloft som er med i det her lovforslag eller forslaget om et nyt refusionssystem som folketinget også skal behandle lidt senere i dag sker der

formel ændring af de lediges ret til selvvalgt uddannelse men og det er meget afgørende til gengæld sker der en reel og drastisk indskrænkning af de lediges muligheder for at vælge den efteruddannelse som bedst kan øge deres chancer for at finde et job i fremtiden som det er blevet nævnt viser 3fs og los beregninger at arbejdsløse i fremtiden vil blive udelukket fra otte hundrede og syv og tyve amu kurser over hele landet og det drejer sig som det også blev nævnt ikke kun om meget specielle grupper

for eksempel it kurser men det drejer sig

og kørekort til lastbil svejsekurser og et hav af andre ting

de otte hundrede og syv og tyve amu kurser er heller ikke kurser

hvor hvor udbyderne har gjort sig særlig umage for at jobbe prisen op som det også er blevet påstået i debatten amu kurserne er kurser hvor prisen fastsættes på baggrund af undervisningsministeriets vurderinger af udgifter til blandt andet materiel teknisk udstyr lærertimer og så videre det er altså med statens eget blå stempel på og derfor er det meget meget misvisende at fremstille det som om

er en typisk pris på de her kurser

man højst kan få et kursus til

hundrede kroner per uge jeg vil gerne nævne i

de borgerlige argumenter der er kommet især fra venstres ordfører at det simpelt hen

tilbyde den ledige at vedkommende kan få et kursus alligevel gennem de almindelige aktiveringstilbud og grunden til at det ikke holder i virkeligheden

at man nedsætter det beløb per arbejdsløs dagpengemodtager som må bruges på aktiveringsudgifter

omkring nittentusind kroner om året til knap fjortentusind kroner om året så man indskrænker simpelt hen kommunernes økonomi og mulighed for at

også sige og det er noget rent principielt

et skørt system hvis man laver det sådan at en arbejdsløs kun kan få et kursus hvis der er aftalt et job så er der jo mange arbejdsløse der bare skal sætte sig ned på deres hale og vente på at at der kommer nogle flere job det er jo et skørt system også i forhold til arbejdsgiverne der må det selvfølgelig være sådan at vi uddanner folk inden for forskellige områder og

den enkelte mulighed for at præge hvad det skal være og hvad vedkommende selv tror på kan skaffe et job sådan at den dag da arbejdsgiverne har brug for arbejdskraften

er den også blevet uddannet det er den konstruktive måde

en arbejdsløshedsperiode på og derfor er det soleklart at vi i sf vil stemme imod det her lovforslag

og resultatet er efter vores opfattelse blevet en ansvarlig og fremsynet finanslovaftale der gradvis nedbringer det enorme underskud i statskassen som krisen har efterladt alternativet til den ansvarlige og fremsynede finanslov er en tilbagevenden til nitten halvfjerdserne s socialdemokratiske underskudspolitik det var dengang

den socialdemokratiske finansminister sagde at vi nærmede os afgrundens rand det alternativ er for os konservative som brugte nitten firserne på at rydde op i dansk økonomi og ruste den til fremtiden et ondt mareridt derfor bakker vi også fuldt og fast op om den finanslovaftale som vi har indgået det betyder nemlig at vi fastholder dansk økonomi

fra beskæftigelsesministeren som vi førstebehandler i dag er en udmøntning af finanslovaftalen forslaget går ud på at lægge et loft over prisen på de seks ugers selvvalgt uddannelse som dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede ledige i dag har ret til forslaget vil betyde at der indføres et prisloft på

kursus så den helt urimelige stigning stigning i udgifterne til de kurser bliver stoppet sagen er nemlig den at udgifterne er løbet løbsk og det synes vi der skal sættes en stopper for i to tusind og syv var driftsudgiften per årselev årselev ethundrede og titusind

ved selvsyn kan se at der er sket en udvikling

pengene vokser ikke på træerne selv om man nogle gange får det indtryk når man hører venstrefløjen her fra talerstolen så uanset hvad vi som politikere vælger at bruge skatteborgernes penge til

skal vi bruge pengene på den mest intelligente og tilbageholdende måde vi overhovedet kan og som konservativ politiker kan jeg ikke stå inde for at vi bare udskriver den ene check efter den

er det vigtigt at understrege at lovforslaget ikke ændrer på de lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse omkring firs procent af de amu kurser der udbydes i dag koster mindre end ethundrede og fyrretusind kroner per årselev det er altså kun de allerdyreste kurser som de ledige fremover vil blive afskåret fra at vælge

det ændrer forslaget ikke på

hundrede kroner per uge

man fremover ikke kan komme på vil ordføreren betegne dem som

modstandssvejsning svejsning af

og så videre osv vil ordføreren i fuldt alvor betegne det som nogle meget specielle kurser

er vildt dyre når det drejer sig om den her type

udbuddet af de her kurser

sådan at man ikke bare uden videre kan trykke nogle flere penge og

kan bruge løs af kassen og komme på de kurser som

er altså også nødt til at sørge for at der er rimelighed i det her og jeg synes som sagt det giver stof til eftertanke at der har været den her udvikling i priserne

otte hundrede og fire og tyve andre er med til at belyse at det er noget vi har brug for i det danske samfund i virkeligheden mange flere funktioner i samfundet end man skulle tro når man ser sådan en liste de konservative har traditionelt været et parti som

nært samarbejde med arbejdsgiverne arbejdsgiverne har en interesse i at der er en uddannet arbejdskraft til stede også i form af efteruddannede når de har brug for den hvad er den

at de konservative nu vil forhindre at arbejdsgiverne får den arbejdskraft til

mulighed for at gå på de her kurser men når det er sagt

så synes jeg også det er i orden at man stopper op og siger hov hør nu her en gang den udvikling kan vi altså ikke bare lade fortsætte uden videre vi er nødt til at gå ind og sætte nogle fastere rammer for det

vi har været igennem en krise som har gjort os fattigere og som har

derfor må man jo også se det her forslag som en konsekvens af at regeringen har svigtet

at lave egentlige grundlæggende reformer der permanent kunne rette op på det offentliges økonomi og i stedet for har valgt at indføre en masse større eller mindre spareforslag hvoraf det her vel er i den store kategori idet man altså her vil finde fire hundrede om året

at spare på uddannelse af de ledige det er fire hundrede million

som altså skal spares på uddannelse på et tidspunkt hvor vi har oplevet en meget hastig stigning i ledigheden og hvor vi kan imødese en periode med meget lav vækst og dermed også en forventeligt meget ringe udvikling i

er et udtryk for at regeringen jo altså område for område har valgt at sige at det

blandt andet er noget af det som vi skal leve af i fremtiden altså uddannelse som skal holde for

med finansloven og med genopretningspakken

det altså også selv den meget korte uddannelse

der er for dyre det er da også muligt at der har været en prisudvikling

på analyser af det problem andet end måske

på det her område næh det baserer sig bare på et behov for at få sparet nogle penge og da man ikke vil løse problemerne

må man altså finde en lang række steder hvor man så kan reducere udgifterne i form af mindre ting og det er så det

der er kvalitet i uddannelsen vi tror det er vigtigt at

der også er mulighed for at de seks ugers selvvalgt uddannelse

sikrer muligheden for at det bliver et kvalitativt

jo mærkeligt at det først er på det her tidspunkt hvor der

om det her prisloft på seks ugers selvvalgt

skulle sikre at kurserne enkeltvis ikke kostede astronomiske summer

vi ikke set lagt til grund

til at finansiere regeringens genopretningspakke ad bagvejen ved at stemme for et

gjort det på en langt mere håndfast måde end alle disse mange små spareforslag

er mellem de pæne ord som regeringen siger ved højtidelige lejligheder og så det man rent faktisk gør alle de pæne ord om at det er uddannelse

frem har jo intet at gøre med den virkelighed vi oplever i det her efterår hvor regeringen sparer

det så oven i købet uddannelse for de arbejdsløse hvor man i forvejen i den grad har valgt at

på de arbejdsløse frem for

gaver i det forløbne år der skulle være med til at betale for udgifterne

det er helt absurd

så påstanden om at nogen skulle have interesse i at skrue priserne i vejret er altså rettet mod undervisningsministeriet jeg håber vi kan få uddybet lidt fra ministerens side hvad det er hun mistænker sin ministerkollega for hvorfor hun tror at

har en interesse i i den grad at skrue priserne i vejret og hvorfor det så er undervisningsministeren man

ved at man indfører et prisloft dem der reelt kommer til at lide under det her

de arbejdsløse der ikke fremover kan

kurserne og det bliver

som så ikke får folk med de kvalifikationer der er brug for sådan som vi også har

forstår jeg simpelt hen heller ikke hvad det er gør at man mener

særlig nu hvor vi ser vintervejret herude med fem tusind kroner for et kursus i glatførebekæmpelse jeg synes det er vældig fornuftigt hvis der er en del folk der i denne tid tager kurser i glatførebekæmpelse

at der blev brug for en del flere der har den kvalifikation at kunne

glatførebekæmpelse her de kommende måneder og at der derfor var en god udsigt til at de kunne få job det ville jeg da synes var vældig fornuftigt at arbejdsløse brugte tiden på i stedet for at komme på diverse mærkelige aktiveringskurser eller blive sendt ud at arbejde gratis men jeg kunne jo så forstå på venstres ordfører at et af problemerne er

vælge hvad de vil tage af kurser som de ud fra deres viden regner med

bringe dem i arbejde

som måske overhovedet ikke har forstand på det område hvor de arbejder

på det arbejdsmarked som folk kommer fra og gerne vil tilbage til jeg synes det her bare er endnu et forslag oven i stakken af de mange fuldstændig urimelige forslag man er kommet med hele den urimelige behandling der har været af arbejdsløse i flere år jeg var i går ude hos min a

over tyvetusind sider som findes i dag på det her

der kommer bare flere og flere det illustrerer

at gøre noget imod det min a kasse gør det så ved at printe reglerne

om at arbejdsløse altså er mennesker der vil behandles med respekt jeg håber de en dag kan råbe så højt at selv ordførerne for dansk folkeparti venstre og konservative lytter bare en lille smule for det her forslag oser

af manglende respekt for arbejdsløse og manglende tiltro til at de faktisk er i stand til at vælge nogle kurser der bringer dem nærmere på et job og jeg synes det

altså de arbejdsløse der endnu en gang må holde for ved ikke længere at kunne få den uddannelse som faktisk ville kunne bringe dem i arbejde så enhedslisten støtter ikke

amu kursus men jeg har til gengæld

kurser på mange forskellige niveauer

nogle der vil tjene penge uanset om det er institutioner eller private

at undersøge så meget i liberal alliance kan vi støtte forslaget om at sætte loft over prisen på de her seks ugers selvvalgt uddannelse for ledige vi mener at det er en attraktiv ordning som vi også

men vi skal ikke sidde og se på at udgifterne per årselev stiger til himmels og således langt overgår hvad vi betaler på for eksempel ordinær uddannelse vi er faktisk oppe i nogle proportioner hvor vi betaler tre gange så meget for disse kurser som en bacheloruddannelse på cbs koster

det er det rene vanvid

jeg tror simpelt hen at der bliver tjent rigtig mange penge på området som jeg var inde på

jeg synes altså ikke at det kan være rimeligt at vi herindefra skal understøtte en ordning

jo reelt det der foregår

en kæp i hjulet på det her felt

flere nyledige har benyttet sig af retten til seks ugers selvvalgt uddannelse samtidig er der sket en markant stigning i udgifterne til køb af seks ugers selvvalgt uddannelse

kun i nogen grad forklares med stigningen i ledigheden der er sket en markant stigning i kursuspriserne som også flere har været inde på udgifterne per årselev er steget fra cirka ethundrede og

i to tusind og ti der har med andre ord været en opdrift i kursuspriserne der er eksempler på at arbejdsløse har været på it kurser der koster mere end tredstusind kroner for seks uger

ikke er belæg for at de bringer den arbejdsløse tættere på et job for de samme penge ville tre ledige kunne blive uddannet til taxachauffører de samlede udgifter til seks ugers selvvalgt uddannelse udgjorde knap hundrede million kroner i to tusind og syv og forventes i år at løbe op

syv hundrede million kroner det er hverken rimeligt eller fornuftigt at bruge så mange af skatteborgernes penge på kurser uden konkret jobsigte i en tid hvor vi på en lang række områder er nødt til at prioritere ressourcerne er det med tilfredshed at jeg kan notere

sætte økonomisk ansvarlige rammer for ordningen med lovforslaget indføres der et prisloft på

eksklusive moms per årselev det svarer til et prisloft på tre

kroner per uge ved køb af seks ugers selvvalgt uddannelse det betyder i praksis at arbejdsløse fremover vil kunne vælge kurser der maksimalt koster tre tusind kroner per fuldtidsuge de fleste vælger i dag et amu kursus når de tager seks ugers selvvalgt uddannelse set ud fra den nuværende aktivitet på amu kurserne vil arbejdsløse fortsat kunne benytte langt langt de fleste af kurserne også i fremtiden i samme forbindelse er det vigtigt for mig at understrege at det fortsat er muligt som led i den ordinære beskæftigelsesindsats at give arbejdsløse uddannelse hvis det er det der skal til for at bringe den enkelte hurtigst muligt tilbage i job for mig er det afgørende at man som ledig får den indsats der hjælper en hurtigst muligt tilbage i job jeg vil endnu en gang

og ser frem til en konstruktiv

muligheder for at vælge uddannelse i op til seks uger det er

den uddannelse nemlig på den måde at jobcenteret bevilger den er ministeren enig med mig i at et af ministerens andre lovforslag betyder at aktiveringsudgiften per dagpengemodtager sænkes fra cirka nittentusind

til uddannelse end der hidtil har været

men vi kan sagtens tage debatten nu jeg vil generelt sige at det jo altid

man måske skal bevilge noget ekstra uddannelse fordi det

at man som kommune jo sparer penge på ydelsen men får skattekroner ind hvis en arbejdsløs kommer i arbejde så man bliver nødt til at kigge lidt mere helhedsorienteret på det

end jeg fornemmer at herre eigil andersen gør i dag

fjerner retten til selvvalgt uddannelse i op til seks uger med det her prisloft

at kommunerne ikke har penge nok og ikke

det bevilget i tilstrækkeligt omfang af regeringen til at de kan sende arbejdsløse

hvad regeringen har i gang her man påstår at man ser positivt på uddannelse men man gør det stik modsatte i praksis

at vi fjerner retten til seks ugers selvvalgt uddannelse

kan man nu vælge inden for måske firs procent af hylderne hvis man kigger

det er altså også sådan at jeg har en meget klar forventning om at priserne vil

har set en eksplosiv udvikling i

også tidligere har erfaret at blandt andet socialistisk folkeparti

jo helt enig i så derfor havde jeg egentlig forventet en måske lidt mere positiv

tilgang fra blandt andet herre eigil andersen og socialistisk folkepartis side

tommelfingeren nedad over

de ledige mener beskæftigelsesministeren at dansk arbejdsgiverforening og dansk transport og logistik

måske ikke har det der store økonomiske sigte i sin politik som regeringen nødvendigvis har men det er nu engang sådan at

vi har været presset af den internationale finanskrise

er gået i gang med at genoprette dansk økonomi vi har brugt rigtig mange penge

at føre danmark igennem den internationale finanskrise fordi vi vil mindske de menneskelige omkostninger ved krisen det har vi også gjort det jo rent faktisk betydet at omkring firstusind mennesker er sluppet for at få en fyreseddel i hånden og det koster

ud fra at man også var klar over fra socialdemokratiets side det her er så ikke som led i genopretningspakken men som led i finansloven men det ændrer ikke på at hvis vi kan se at der er

overforbrug et sted hvis vi kan se at man kan nedbringe priserne hvis vi kan se at man kan bruge skattekronerne noget bedre end vi gør i dag så er

det vi gør det er derfor at lovforslaget ligger her

med seks ugers selvvalgt uddannelse ikke har mulighed for at deltage i mange af de mest jobrettede uddannelser

meget langt svar før fra ministeren men mener ministeren at dansk arbejdsgiverforening

prosa lo og andre gode folk er galt afmarcheret i deres kritik

er klar over at blandt andet dansk arbejdsgiverforening sætter den økonomiske ansvarlighed lige så højt som regeringen gør det har dansk arbejdsgiverforening ofte sagt og ofte bragt frem i debatten derfor bliver man nødt til at se det her i et lidt større sigte

man siger til et lovforslag som

så kan man isoleret set jo godt sige at mulighederne er lidt færre end de var før for

det er de jo selvsagt i og med at man nu kan vælge på omkring firs procent af hylderne med de priser der er i dag vel at mærke hvor man førhen kunne vælge på hundrede procent af hylderne så det er jo fair nok

det ændrer altså ikke på at jeg forventer at vi vil se nogle lavere priser på en række kurser og det vil altså sige at

firs procent af hylderne man kan vælge på

et spørgsmål som der kan svares enten ja eller nej til

mener ministeren ikke at

lidt pudsigt når en spørger siger at nu vil

at stille et kort spørgsmål og så bliver spørgsmålet alligevel relativt langt men

til spørgsmålsvar her i folketinget rent faktisk

den hurtigste og bedste vej tilbage

arbejdsmarkedet igen det er sådan set også derfor at vi har reserveret muligheden for uddannelse til især de grupper

og det er jo de ufaglærte og dem med en forældet uddannelse det er også dem der stadig væk har de allerbedste muligheder for

system der gør at mange andre også kan få en uddannelse

set kun rigtig positivt og rigtig godt

vi lægger et prisloft ind og det er vel egentlig også kun rimeligt nok når vi kan se hvor eksplosivt

vi har jo set at det har føget med fyresedler i forbindelse med at vestas har bebudet at de lukker forskellige afdelinger

taget hånd om i hvert fald i den første tid i forbindelse med deres opsigelsesperiode men alle dem der så bliver fyret i forbindelse med

af vestas virksomheder der bliver lukket ned er jo ikke omfattet af varslingspuljer

en situation hvor de har brug for uddannelse for at kunne kvalificere sig til til nogle job og ministeren har jo netop bekræftet i den korte version

jeg hørte et jo at det kan være en rigtig god måde at komme videre på mener ministeren så ikke at det i virkeligheden er at skyde sig selv i foden det

for at få en uddannelse mens

at det er jobcenteret der kommer til medarbejderne og at det ikke er medarbejderne der skal komme til jobcenteret

for at lette overgangen at der er muligheder for at få lavet uddannelsesplaner og andet men det betyder jo ikke

man skal kaste fuldstændig vrag på den ordinære

meget aktive beskæftigelsesindsats som vi jo har over for alle andre man kan sige

der nu bliver varslet fyret fra meget store virksomheder så jeg vil sige til herre lennart

bedste overbevisning fortsat er rigtig gode og rigtig mange muligheder for uddannelse og især lige præcis til den gruppe som vi ved har allerstørst gavn af det og det er nu engang de ufaglærte og dem med en forældet uddannelse men det ændrer jo ikke på at retten til de seks ugers selvvalgt uddannelse

ikke længere kan få lov til at tage stort kørekort

truckcertifikat glatførekursus eller andre af de mange kurser

det var blevet for dyrt har ministeren spurgt

hævet priserne så meget har ministeren lavet nogen undersøgelser af hvorfor priserne er steget eller har ministeren bare sagt der skal spares et sted og det gør vi så

udgifterne er steget eksplosivt men det gør jeg det gør regeringspartierne og det gør et flertal her i folketinget

som et modspørgsmål spørge fru line barfod om fru line barfod og enhedslisten ikke bare

gennemtænkt det eller noget men har man ikke studset

man i to tusind og syv havde en udgift på de knap ethundrede og titusind

en ting vi har med at gøre her det synes jeg

med hensyn til undervisningsministeren

taler amu kurser og alt muligt andet man skal se indsatsen som en helhed

folkeparti bare sparer fuldstændig i blinde

sådan man normalt som ansvarlig plejer at gennemføre nedskæringer der plejer man at undersøge hvorfor

steget før man går ind og skærer den væk det kunne jo være at der var en

fuldstændig ligeglad med økonomi og

man jo selvfølgelig lade være selvfølgelig har vi et

fuldstændigt overblik over hvilke kurser det er der ligger over og under prisloftet vi kender også til

vi jo sandsynligvis vil se at

nu kommer det så til at stå sin prøve og jeg må sige at jeg ikke er så meget i tvivl om det men det ændrer altså heller ikke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

herre peter juel jensen som ordfører for

konservative dansk folkeparti det radikale venstre og

for sygefraværsindsatsen det fremgår af aftalen at man er enige om at der fortsat skal ydes en aktiv indsats over for sygemeldte således at de kan vende hurtigere tilbage til arbejdspladsen efter endt sygdom indsatsen skal være individuelt tilpasset og have fokus på at den sygemeldte vender tilbage i job eller kommer ud på en virksomhed og løser opgaver i et kollegialt fællesskab aftalepartierne er enige om en justeret sygefraværsindsats der består af tre elementer en ny og effektiv refusionsmodel et fælles rådighedsloft

grupper af syge fritages for aktive tilbud og samtaler endvidere er man enige om at evaluere sygefraværsaftalen medio to tusind og tolv refusionsmodellen sikrer at refusionssystemet skal målrettes så kommuner fremover får en større tilskyndelse til at give sygemeldte borgere et individuelt tilrettelagt tilbud rettet mod job kort sagt der skal ryddes op i standardkurser og beskæftigelsesprojekter et nyt fælles driftsloft for den enkelte sygedagpengemodtager betyder ikke at der bliver sat en grænse for hvor mange penge kommunen må bruge på et tilbud til den enkelte det er et gennemsnitsbeløb per syg i en hel målgruppe og det vil sige at kommunerne derfor

kunne give attraktive tilbud hvis det kan hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet det forventes på den baggrund at kommunerne samlet set vil give færre tilbud til syge fremover og at der vil være større fokus på delvis raskmelding og virksomhedsrettede tilbud det vil sikre at udgifterne til attraktive tilbud holdes på det niveau der blev forudsat i sygefraværsaftalen herudover indeholder aftalen

initiativer der kommer den nuværende lovgivning i møde på de punkter hvor vi fra politisk hold ikke finder den nuværende lovgivning tilstrækkelig

eller standby for de mest syge intet krav om samtale ved fremmøde

intet krav om samtale

jobcentrenes opfølgning

hvis arbejde er sundt så giv det til de syge

det er jo den filosofi der ligger bag mange af de ting der

i den her lov også med den lovændring der sker nu presset på at langtidssyge absolut skal

nu får en høj refusionsprocent især hvis de bruger aktiviteter som virksomhedspraktik eller delvise raskmeldinger jeg er overbevist om at det vil føre til ligesom vi har set hidtil at mange syge vil blive presset ud i helt urimelige ting

at at man nu laver et incitamentssystem over for kommunerne hvor de kan tjene store penge i

ud det her er en aftale om hvorledes

jeg går ud fra at kommunerne tilrettelægger det her ud fra en individuel overvejelse i hvert enkelt tilfælde det er også det som aftalen lægger op til jeg tror ikke at kommunerne presser folk som havde bedre af at være i deres seng ud på arbejdsmarkedet

kommunerne til kassetænkning det skyldes at

vil få halvtreds pcts refusion af sygedagpengene hvis den syge

i virksomhedspraktik eller delvis raskmeldt

er det ikke muligt for ordføreren at se at hvis en kommune kan få halvtreds pcts dagpengerefusion

ikke ud fra og jeg kan slet ikke forestille mig at en kommune kan finde på at presse folk

par år siden netop om det her med incitamentsstrukturen med fem og tres

refusion og fem og tredive pcts refusion og hvad det nu ville betyde nu har vi halvtreds procent og tredive procent hvordan kan det være at der kan gå to år uden

ordføreren og venstre har opdaget hvad det er for et system man arbejder med

og derfor går vi ind og ændrer på det

ikke der vil komme den samme situation igen som herre eigil andersen også har nævnt det

der er jo talt vidt og bredt om at den her lov er

er meget alvorligt syge og som er blevet indkaldt til samtale og skal sendes ud i jobtræning osv

der kun har brækket en arm og som umiddelbart er klar til at gå tilbage på arbejde er det sådan at det her efter

den første december vil være sådan at hvis kommunen sætter en person på standby på grund af alvorlig sygdom får kommunen halvtreds pcts refusion

vi evaluerer hele initiativet med hensyn til

det er det venstre mangler at forklare hvorfor skal kommunen straffes fordi en person er for syg

er det til de tredive procent i i refusion men det er gudskelov således

bliver fritaget så jeg tror nok at kommunerne har overskud til at lade nogle stå på standby

få andre ud i nogle tilbud som er rettet mod job og arbejde

år ude fra kommunerne der siger at de har et overskud

er de i øjeblikket i gang med at gennemføre sparerunder flere gange årligt for at få økonomien til at hænge sammen men kan venstres ordfører ikke forklare mig hvis man mener at meget syge mennesker ikke skal sendes ud

det så er kommunerne skal have en lavere refusion det var det vi så

reagerer efter refusionen det er det man har refusionsregler til og det er til at ændre kommunernes adfærd

vil være for syge til at blive sendt sendt ud det vil være en meget meget lille gruppe

du er for syg så dig fritager vi og

det udløser så kun de tredive procent men det her handler jo også om nogle økonomiske forudsætninger der

kommunerne fuldstændig skadesløse i og med at de forudsætninger der var lagt ind i sygefraværsaftalen simpelt hen ikke holdt det vil så sige at det her koster utrolig mange flere penge end det der var

sygefraværsaftalen så har man lavet den her refusionsordning

man giver halvtreds procent til nogle grupper og tredive procent til nogle andre men det har ikke været muligt at få

sammen ved at give den store refusion til folk som var

er vi optaget af at så mange som muligt skal have mulighed for at bidrage til samfundet ved at arbejde ud fra de forudsætninger man hver især nu har

optaget af at der ikke er nogen der bliver syge af deres arbejde og at de der er syge uanset

siger at aktivering og opfølgning i forbindelse med de alvorligt syge og de der umiddelbart kan komme tilbage på job skal ophøre

de kræftsyge og døende være i fred og at folk med en brækket arm ikke skal slæbes igennem systemet når de tydeligvis er på vej tilbage på arbejde problemet er bare at det jo ikke er lige nu det er først til maj til næste år næh det som ministeren her foreslår er at ændre på refusionssatserne til kommunerne sætte loft over udgifter til aktive tilbud og alene gøre

tilbud kvalificerede til en høj refusion bliver indsatsen mere målrettet ja det gør den nok bliver den bedre og borgerrettet nej det gør den ikke sparer regeringen penge ja

jo også det der er formålet det der kommer til at ske er at der bliver gjort et stort arbejde i kommunerne for at lave virksomhedsrettede aktiviteter og det er da også fint men problemet er at alle andre aktiviteter og tilbud vil lukke ned fordi der ikke er penge til dem efter den nye model med prisloft og tredive procent refusion det siger sig selv at alle de der er langt fra at blive raske langt fra at komme tilbage på jobbet de der har psykiske lidelser stressproblemer

bliver ladt i stikken der er intet absolut intet indbygget i loven der tager hånd om den del af de syge kls formand jan trøjborg har på sin pæne facon påpeget det uheldige i at kommunerne bliver nødt til at genåbne deres budgetter her få uger efter at de er blevet vedtaget jeg synes det er en skandale at det igen er kommunerne der skal stå model til en spareøvelse

det er de syge der kommer til at betale regningen for regeringens forfejlede økonomiske politik socialdemokratiet kan overraskende nok ikke

har vi igennem det sidste års tid kunnet se

hvad skal man sige misbrug af indsatsen over for de syge

uforståelig jagt på dem der var meget syge vi har hørt eksempler på folk der var kræftsyge der blev sendt i aktivering

nogle kommuner har kassetænkt hvordan får vi flest penge

de kunnet ved at der var en høj refusion

få så mange ud i aktivering som muligt

være en jagt på de meget syge

har en afgrænset tid

belemres med aktivering og de skal belemres med alle mulige samtaler det er ikke nødvendigt det vi så gør her er at vi laver en

i sammenhæng med det næste lovforslag

for lav refusion og så indføres et fælles rådighedsloft

de elleve tiltag der kommer

skal være et lægeligt udvalg der skal bedømme hvilke sygdomme der skal omfattes af fritagelsen

er alvorligt syge det kan vi jo ikke sidde herinde i folketinget og bedømme

tror egentlig at mine kollegaer herinde er udmærket tilfredse med

det er en af årsagerne til at det ikke kunne fremsættes samtidig vi ved også at en del af de tiltag der skal laves

gøres ved bekendtgørelser

der skal vedtages ved lov

gerne set at det havde været samtidig fordi det er nemlig de vigtigste

her har vi tænkt på de sygdomsramte frem for kommunerne

ikke rimeligt at man som syg skal belemres med noget der er totalt unødvendigt og ikke fører til noget som helst

laves en indsats over for dem der har

at vende tilbage til arbejdsmarkedet frem for at de havner i langtidssygdom

fritager dem der er mindst syge

mere behov for at få hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet

men som sagt

ikke forventet at der var nogle kommuner der ville begynde at kassetænke og det skulle vi selvfølgelig have gjort noget ved for det

unødigt besvær og unødig jagt fra kommunens side

det kan være op til otte uger efter den sidste afklaring

de gå uden at blive belemret fra kommunen når de så er kommet

det letter også kommunernes administration og letter kommunernes indsats

sandheden er jo at dansk folkeparti og regeringen står bag den

indrettede system som indebar kassetænkning

for kommunen får den høje refusion halvtreds procent refusion af sygedagpengene hvis den syge er i et virksomhedsrettet aktivitetstilbud eller er

ikke er kan ordføreren forklare mig

lave en indsats for at hjælpe folk tilbage til arbejdsmarkedet

ikke nødvendigt så fik de jo pengene alligevel det er det system herre eigil andersen

mener jeg på et tidspunkt har hørt et ønske om at det skulle

uanset om man lavede en indsats eller ikke

kommunen have halvtreds procent i refusion

være usagt så det vil jeg ikke hænge herre eigil andersen

når de laver initiativer der kan hjælpe den syge tilbage til arbejdsmarkedet hvorfor skulle kommunen så lave en indsats så enkelt så enkelt er det egentlig altså hvis det var samme refusion uanset om man

en indsats eller ikke jamen så behøvede de jo ikke lave noget som helst ud i kommunerne så er der ingen grund til at hjælpe de syge tilbage til arbejdsmarkedet og så går

og til de kommunale medarbejdere man mener simpelt hen at jobcentermedarbejderne ikke vil røre

hvis der ikke er en kassetænkning indbygget jeg må sige at det

forkert det tror jeg overhovedet ikke på jeg vil gerne henvise til los

at lo principielt mener at den kommunale sagsbehandler

som er mest hensigtsmæssige i forhold til den enkelte om det så er motion

kan være noget tredje i andre tilfælde

sagsbehandleren jo så tage stilling til

om herre bent bøgsted ikke mener

det vil føre til nogle bedre resultater at man tager stilling til hver enkelt sygs situation i stedet for at lave et nyt kassetænkningssystem

refusion og ved det andet

lave refusion men de kan stadig væk gøre det så nu er det

kun hvis de får en højere refusion ellers laver de ingenting

eigil andersen siger med det her kommunen kan stadig væk lave en indsats hvis der er en der skal

give bevilling til motion og hvis der er en der skal have

flere midler end de har til rådighed derfor kommer de jo i den situation at

en en syg et tilbud om psykologhjælp eller motion for at

er i stand til at komme ud i et virksomhedsrettet tilbud

refusionen er lavere når ikke det er virksomhedsrettet det er såre simpelt jeg kan ikke forstå hvordan det kan være at dansk folkepartis ordfører ikke har draget den lære af en en

retter ind i forhold til hvor pengene er

men det ændrer jo ikke ved at man sagtens

folk det de har behov for hvis det er noget genoptræning eller motion

rådighedsloftet ja men det er sådan at det er en gennemsnitspris per

i rådighedsloftet og eftersom kommunen ikke skal lave en indsats for alle der er sygemeldt

siger nu har vi så og så mange syge

på hver enkelt det gør de jo ikke det gør de

gøre en indsats for dem de ikke skal gøre en indsats for

der bruger de ikke op til rådighedsloftet

ministeren men noget af det

ordføreren sagde selv at det er vigtigt at dem der er alvorligt syge

generes af opkald og alle mulige aktiviteter hvordan kan det så være at det skal udsættes indtil den første maj

er en detalje i det her og det er at det er sagsbehandlerne i jobcenteret der i sidste ende og tager beslutningen

for en refusion man kan få det er jo meget tydeligt hvad for nogle beslutninger de tager

det er lægerne der bestemmer og så friholde dem der er alvorligt syge for at

første maj ved

alvorligt syge der skal fritages

er mere betryggende for herre lennart

det andet ikke kan være med her jeg havde gerne set at

med sideløbende med det her absolut for

rammes af kommunens

og en tilståelse med forslaget tilstår regeringen og dansk folkeparti at regeringen med sit hidtidige bedrevidende incitamentssystem har skabt en på mange måder uhensigtsmæssig ineffektiv

en lang række tilfælde umenneskelig sygeopfølgning ude i kommunerne og det er helt rigtigt at sådan har det været nu kan det være svært

erkende en fejl og jeg vil da gerne sige til beskæftigelsesministeren og synes at hun bør høre efter et øjeblik her at

vil rose beskæftigelsesministeren for at indrømme sine fejl og prøve at lære af dem det vil jeg gerne være den første der roser ministeren for

kan man jo erstatte en fejltagelse med en ny og det er desværre det som er sket for ministeren og dansk folkeparti i denne sag regeringen har tidligere givet kommunerne et sindrigt refusionssystem som bygger på at regeringen ved bedre end sagsbehandlerne i jobcentrene hvad der kan bringe forskellige mennesker med forskellige sygdomme hurtigst og sikrest tilbage på arbejde nemlig hurtig aktivering

derfor har regeringen hidtil indrettet det så kommunernes jobcentre kan tjene penge på at gøre netop det og de økonomisk trængte kommuner fordi staten giver dem for små bloktilskud har i vid udstrækning gjort det som regeringen prædikede og er løbet efter refusionsgevinsterne de har med andre ord spillet med på den kassetænkning som regeringen har opfordret dem til og resultatet har som nævnt været uhensigtsmæssig ineffektiv og umenneskelig sygeopfølgning hvad gør regeringen og dansk folkeparti så når man erkender at det ikke duer

ja man gør det samme en gang til bare på en ny måde med nogle mindre økonomiske gulerødder gulerødder og nogle mere detaljerede krav til hvordan de syge skal aktiveres hvis kommunerne skal hente nogle ekstra refusionspenge hos staten den eneste ændring er sagt på en anden måde at en form for

det som nu giver den høje refusionsprocent

virksomhedsrettede aktive tilbud i form af virksomhedspraktik ansættelse med løntilskud eller tilbud om ordinær uddannelse

men hvad er det så der mangler der mangler en tidlig og individuel individuel sygeopfølgning med hjælp og støtte til arbejdspladsens fastholdelse af den syge på jobbet det får vi ikke og det ville der ellers være brug for som vi også diskuterede da den her lovgivning blev vedtaget i sin første form for cirka halvandet års tid siden så er det sådan at hvis man laver rundbordssamtaler med den langtidssyge hvor den syge er til stede

den praktiserende læge er til stede og sagsbehandleren fra jobcenteret er til stede så kan der komme en kolossal masse konstruktivt ud af det og det kan hjælpe mennesker i det danske samfund men sagens kerne er at det rummer systemet ikke ressourcer til

nogen form for opfordring til at man skulle

langtidssyge i øvrigt sker der det

at regeringen sænker refusionssatserne og flytter en større del af den økonomiske risiko for et stort antal sygedagpengemodtagere til de enkelte kommuner det er helt urimeligt at en kommune med mange sygemeldte borgere på den måde skal belastes ekstra hårdt på økonomien og ministeren har ikke i lovforslaget redegjort for dette eller oplyst hvor skævt det kan komme til at ramme kommunerne indbyrdes under udvalgsbehandlingen

vil vi derfor fra sfs side afkræve ministeren svar på hvorfor regeringen og dansk folkeparti har ønsket

pålægge kommunerne en øget økonomisk risiko og hvordan refusionsomlægningen vil omfordele mellem kommunerne for det bliver der nemlig også tale om

må vi fra sfs side sige at det her ikke

lader en form for kassetænkning afløse af en ny og resultatet vil selvfølgelig blive det samme dårlige som det har været hidtil

i november i år indgik vi konservative venstre dansk folkeparti liberal alliance og ikke mindst det radikale venstre en aftale om nye rammer for sygefraværsindsatsen for det har der været behov for i danmark

må sygemelde sig og som havner på sygedagpenge dem skal vi hjælpe med at blive raske igen så de kan komme tilbage i arbejde hverken for den enkelte sygemeldte eller for samfundet er det godt at hver dansker

snit er sygemeldt i næsten ti dage det betyder at kollegaerne skal løbe hurtigere at vi går glip af produktion og at vi alle sammen bliver fattigere og så er det ikke sjovt at være syg forhåbentlig kan aftalen om nye rammer for sygefraværsindsatsen bidrage til at sygemeldte

lovforslaget som vi behandler lige nu er et af flere lovforslag der

udmønter aftalen om nye rammer for sygefraværsindsatsen forslaget indeholder et punkt om at det skal sikres at kommunerne yder de sygemeldte dagpengemodtagere en bedre og mere målrettet hjælp for at komme tilbage i arbejde nemlig en ændret refusionsordning i dag er det således at kommunerne får refunderet hele fem og tres procent af deres udgifter til sygedagpenge hvis den sygemeldte mindst ti timer om ugen deltager i et såkaldt aktivt tilbud aktive tilbud kan

standardkursus til gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet derimod får kommunerne kun fem og tredive procent af deres udgifter til sygedagpenge refunderet hvis den sygemeldte

aktive tilbud resultatet er at kommunerne har en kraftig tilskyndelse til at få de sygemeldte dagpengemodtagere til at deltage i aktive tilbud for næsten enhver pris

vil der blive ændret på denne refusionsordning og dermed forhåbentlig på kommunernes adfærd

vil kommunerne få refunderet halvtreds procent af udgifterne til sygedagpenge hvis den sygemeldte deltager i aktive tilbud samtidig bliver definitionen af aktive tilbud indsnævret til kun at omfatte virksomhedsrettede tilbud i form form af virksomhedspraktik eller job med løntilskud og ordinær uddannelse kommunerne vil kun få refunderet tredive procent af deres udgifter til sygedagpenge hvis den sygemeldte ikke deltager i nogen aktive tilbud eller hvis hun eller han deltager i tilbud der ikke er virksomhedsrettede det ser vi konservative som et skridt i den rigtige retning samlet set bakker vi konservative altså fuldt og fast op om lovforslaget der forhåbentlig vil betyde at flere sygemeldte dagpengemodtagere vil deltage i meningsfulde

et nyt regime for opfølgningen

sygemeldte det var det som

at gennemføre ved lov som en del af det det forlig

utilsigtede konsekvenser nemlig at fokus ikke blev på det der var aftalens formål

skabe en aktivitet der kunne bringe de syge hurtigst muligt tilbage i arbejde

refusion som var højere ved at aktivere de syge frem for at

vi ved at kommunerne agerer på økonomiske incitamenter og

række ændringer i den aftale vi havde lavet for at sikre

vi var glade for at det blev modtaget positivt både af beskæftigelsesministeren og

affødte en aftale som dels havde til formål

havde til formål at sørge for at aktiveringens omfang kom på et niveau med det vi oprindelig havde forudsat det kan man jo så måle ved det økonomiske forbrug til

aktiveringsforløb som altså

anslået til at skulle andrage omkring halvfjerds million kroner om året men faktisk

derfor var der en fælles forpligtelse i forligskredsen til at

det forudsatte i forbindelse med aftalen den aftale vi så har lavet

som handler om refusionssatserne dels det

som vil komme efter årsskiftet og

at der ikke blev brugt unødige ressourcer på de mindst syge altså dem

lavet en indsats over for de allermest syge de kritisk og livstruede syge

der har livstruende og kritiske sygdomme

tilbage er den mellemgruppe som alle jo sådan set er enige om

synes vi det er fornuftigt her hvor man har fat i folk som har tilknytning til arbejdsmarkedet

tilrettelægger refusionen på en sådan måde at at det netop er det virksomhedsnære og virksomhedsrettede

men som måske med fordel kunne ledsages af psykologbistand eller en opkvalificerings eller vejledningsindsats ved siden af eller måske fysioterapi

vil kommunerne vælge ikke at tilbyde

det ikke har nogen betydning for refusionen derfor har vi også bestræbt os på at

at hvis kommunen tror at det har en effekt så er det faktisk sådan med det nye refusionsregime at det godt kan hænge økonomisk sammen for kommunen hvis man har ti timers virksomhedspraktik

psykologbistand eller fysioterapi

på den måde tror vi at det refusionsregime vi lægger op til her vil være mere hensigtsmæssigt

også glade for at der er en relativt kortfristet evaluering som gør at vi igen

den her sag taget op allerede i to tusind og tolv

kommunerne reagerer på de her økonomiske incitamenter

alvorligt syge mennesker som bliver sendt ud

en dummebøde i form af den lavere refusion

det er det man for alvor vil og jeg forstår

ikke den argumentation der kommer under debatten i dag hverken fra regeringen dansk folkeparti eller radikale venstre

at kommunerne skal sende folk der er alvorligt syge ud selv om de så stadig får den lave refusion hvis ikke de gør det det giver jo ikke mening enten

refusionen fordi den skal være adfærdsregulerende for kommunerne

mener man ikke at refusionsordningen er adfærdsregulerende for kommunerne

at refusionen er vældig adfærdsregulerende det har vi set gang på gang på det her område og på masser af områder hvis man vil vide hvad politikerne vil på

der står i lovgivningen

kan se på det her område er altså at man vil have at alvorligt syge mennesker skal sendes ud

får kommunen en dummebøde i form af den lave refusion

uanset om de har folk i aktivering i virksomhederne eller ej

på andre måder går og er med til at understøtte at kommunerne gør hvad de kan for at sikre at folk ikke bare bliver efterladt derhjemme uden at man gør noget som helst hvis man faktisk kunne gøre noget i forhold til deres sygdom

har vi jo erfaringer for fra en lang række projekter rundtom i kommunerne er når man laver den helhedsorienterede tværfaglige indsats hvor den syge er med når vi snakker langstidssyge

af en alvorlig sygdom en arbejdsulykke eller andet

uklart præcis hvad diagnosen er

skal til for at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet

for nogle undersøgelser de skal igennem hvad det er for nogle tiltag der skal iværksættes

i forhold til deres sygdomssituation deres sociale situation deres jobsituation og alt det kan man iværksætte samtidig det fungerer og er rigtig godt i forhold til at få folk tilbage langt hurtigere end hvis man bare lader dem gå i mange mange måneder og nogle gange år men det er det her forslag går ud på

man gør op med nogle af de værste ting der har været men man fortsætter med

en vurdering men at det afgørende bare er hvilken af de to refusionskasser

den hvor de er sendt ud

høje refusion eller den hvor de ikke er sendt ud og

ser på de mange syge der har forskellige psykiske lidelser

hvis man tvinger dem ud i en virksomhedspraktik

til at de delvis skal genoptage deres arbejde

være ødelæggende og derfor nytter det altså ikke noget at man laver sådan

at man skærer alle mennesker over en kam man er nødt til at kunne lave en indsats som er målrettet mod det enkelte menneske og som

hvad der skal til og for en del mennesker skal der altså en periode til med ro rigtig ro og ikke at

risikerer at blive sendt ud fordi kommunerne ellers får dummebøder så vi håber meget klart at man også ophæver det her makværk ligesom man måtte indrømme at det man havde lavet tidligere var helt forkert hvad flere af os havde påpeget i forvejen

som primært er blevet til fordi det betaler sig i forhold til den refusion kommunerne kan opnå

slut med at sende personalechefer på kursus i

slut med at sende alvorligt syge ud i håbløse projekter som gør dem langt mere syge end de de startede bestræbelserne på at gøre aktiveringen mere virksomhedsrettet er også fornuftige efter vores opfattelse men jeg mener vi

udvalgsformand på området

eksempel fået oplyst at de nye regler kræver rundt regnet fem hundrede

en mellemstor kommune af slagelses størrelse

have et erhvervsliv som finder det hensigtsmæssigt og som også finder det realistisk at håndtere en sådan opgave i en ofte travl hverdag dette forhold vil jeg under alle omstændigheder gerne have ministerens vurdering af men alt i

aftalen om nye rammer for sygefraværsindsatsen som regeringen dansk folkeparti det radikale venstre og liberal alliance indgik den femte november her i år aftalen sikrer at der kan ske en vigtig målretning og tilpasning af indsatsen over for sygemeldte

aftalens element om et fælles rådighedsloft udmøntes af lovtekniske grunde i l en og halvfjerds som vi skal behandle senere i dag initiativerne

grupper af syge fritages

aktive tilbud og samtaler udmøntes i et særskilt lovforslag som fremsættes i begyndelsen af det nye år med dette lovforslag om den nye og effektive refusionsmodel sikrer vi at jobcentrene fremover har større fokus på

at de sygemeldte der har behov for et tilbud får

sygemeldte kan vende tilbage til arbejdsmarkedet

med lovforslaget vil der komme mere fokus på at

i den virksomhed de er ansat i

mens den sygemeldtes arbejdsevne endnu er meget begrænset men hvor det er muligt at være på virksomheden og indgå i et kollegialt fællesskab eller det kan være på nedsat tid under en delvis raskmelding hvor den sygemeldte kan starte arbejdet langsomt op måske bare med nogle få timer om ugen med lovforslaget får kommunerne ikke længere høj refusion hvis de sender syge på standardkurser og i projekter omlægningen betyder at der også fremover kan gives tilbud i form af fysisk træning og samtaler med psykolog disse tilbud kan for eksempel gives samtidig med et virksomhedsrettet tilbud med henblik på

understøtte en hurtig tilbagevenden til arbejdet jobcentrene skal som hidtil tilrettelægge indsatsen ud fra den enkelte sygemeldtes konkrete behov jeg vurderer derfor at kommunerne fortsat vil give tilbud i form af psykologhjælp og andet hvis den sygemeldtes behov tilsiger at det er den indsats der er behov for endnu en gang tak for behandlingen af lovforslaget jeg glæder mig meget til udvalgsbehandlingen

som man vil sætte på standby hvor der ikke er noget

få halvtreds pcts refusion det betyder jo at der er sat en mekanisme i gang og den er der også allerede i dag som indebærer at der bliver lagt pres på kommunerne for at

derfor er mit spørgsmål hvorfor mener regeringen at man skal straffe kommunerne økonomisk

betyder jo netop at der skal tages menneskelige hensyn i de tilfælde hvor

en sygemeldt på standby ordning nogle gange tror jeg ærlig talt

et bedre udtryk

slet ikke tænker sig om og at man slet ikke gør sit arbejde godt jeg må altså indrømme at jeg har en helt anden tilgang

jeg har stor tillid til at man i kommunerne netop jo vil

der er her og så ikke se på om en refusionsordning hedder tredive eller halvtreds det bliver jo meget klart hvilke grupper det

at at kommunerne vil gøre noget for de syge hvis man ikke lægger økonomisk pres på og det fører jo så til at man lægger et økonomisk pres på det vil sige at byrådene har for få

man skære ned på alle mulige slags velfærd i kommunerne så siger byrådene til cheferne at man skal holde pengene i kassen og cheferne i kommunerne siger

til medarbejderne at de skal sørge for at få den højst mulige refusion og så havner presset jo på de syge

og dermed betyder det jo

meget og det ville i hvert fald også gøre at herre eigil andersen ikke på samme måde ville ville

sådan en mistro og mistillid over for offentligt ansatte men jeg må desværre også sige

første gang at jeg har oplevet at herre eigil andersen på den måde her fra folketingets talerstol

og i folketingssalen i øvrigt via § tyve spørgsmål

regeringspartierne eller dansk folkeparti til at forstå

en fortsættelse af det gamle regime

sendes ud i aktivering eller noget andet

det er en læge der kan vurdere hvorvidt

er alvorligt syg eller ej og det så i den sidste ende bare er sagsbehandleren der skal sige ja eller nej til om det nu også

jeg kan forstå at der skal nedsættes kommissioner og alt muligt andet er det ikke godt nok at der er en læge der har vurderet

og lave nogle ændringer der er så

læger og speciallæger som værende

dygtige personer som har den fagkundskab der skal til for at vurdere om en person er så alvorligt syg

ikke skal kontaktes i tide og utide og ikke skal sendes ud i forskellige former for aktivering uanset om det er virksomhedsrettet eller

jo godt nok i dag hvorfor er det så ikke godt nok efter første januar altså frem til første maj at sige at ok så bliver de mennesker friholdt for at

spørgsmålstegn ved om reglerne nu er gode nok som de

om man nu rent faktisk også har læst det hyrdebrev

jeg synes at det er ekstremt afgørende at vi

får lagt et godt fundament under den lovgivning

en lille mistanke om at det mere er det med at være i opposition der tæller

være imod og være modstander frem for måske nogle gange at gå ind i en konstruktiv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

fru ulla tørnæs som ordfører for venstre

i venstre er vi faktisk utrolig glade for at vi med forslaget her får gjort op med

den seneste tid er blevet omtalt som nytteløs aktivering find din indre fugl og lignende kurser

vi nu sat en endelig stopper for det synes vi er rigtig fornuftigt og jeg er ikke et sekund i tvivl om at det vil være til stor gavn for de ledige vi vil ikke være med til at bruge skattekroner på aktivering som ikke har nogen effekt det er spild af ressourcer

når den ledige er i virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse og til tredive procent ved anden aktivering for eksempel kurser og kommunale projekter og når den ledige deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse eller ikke er i aktivering det vil helt sikkert give kommunerne et større incitament til at

aktiv indsats på rigtige arbejdspladser og skrue ned for kurser og kommunale projekter med andre ord den nytteløse aktivering jeg har en klar forventning om at kommunerne vil bevæge sig væk fra dyre kurser og kommunale projekter og hen imod virksomhedsrettede tilbud der

give en besparelse i kommunen de lavere refusionssatser vil styrke kommunens fokus på at få arbejdsløse tilbage i job omlægningen betyder at kommunerne får mindre i direkte refusion

under et kompenseres kommunerne altså fuldt ud for de ændringer der kommer til at ske med et fælles driftsloft forenkler vi kommunernes administration driftsloftet betyder at reglerne fremover bliver de samme uanset om indsatsen gennemføres af en anden aktør eller jobcentret og uanset målgruppe i venstre er vi som sagt glade for at vi med forslaget her får gjort op med den såkaldte nytteløse aktivering de ledige skal ud i virksomhederne

at det er den bedste måde at sikre på at de ledige kan få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet med andre ord den virksomhedsrettede aktivering virker det har de økonomiske vismænd påpeget og

netop offentliggjort rapport også understreget at fire ud af ti medarbejdere på løntilskud i små private firmaer bliver fastansat efter løntilskudsperioden rapporten understreger i øvrigt også at løntilskud skaber nye job og at ordinære job ikke fortrænges evalueringen af

på at virksomhedsrettet aktivering virker så der er al mulig god grund til at bakke op om forslaget her det vil være til stor gavn

er venstres ordførers holdning til det at dem der rent faktisk sidder med

tilknytning til arbejdsmarkedet end andre

de erfaringer vi har fra ny chance til alle

erfaringerne med blandt andet virksomhedscentrene viser jo

med de mentorordninger som vi også

kan lade sig gøre også for svagere ledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem en virksomhedsrettet aktivering altså det som vi her lægger op til

det der jo er problemet er at den måde som man som regering med det her

indrette refusionsystemet på

et virksomhedsrettet tilbud fælles afklaring af forventninger også virksomhed og ledige imellem

en anden og meget lavere refusionssats så det der rent faktisk sker er at den der håndholdte individuelle indsats i de kommuner der så gennemfører den

frem for de kommuner der så bare skynder sig uden at

hurtigt match som ikke nødvendigvis er

er hele formålet det er formålet med den aktive beskæftigelsespolitik det hvert fald venstres formål med den aktive beskæftigelsespolitik at sikre at ledige får en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet

refusionsmodel som vi her indfører det nye refusionssystem

man må ikke glemme at kommunen rent faktisk får en gevinst ved at sikre at den ledige kommer i beskæftigelse det er det helt overordnede der tæller for venstre i den her sammenhæng

jeg læser mig frem til er at

det her område så betyder det en

under et ikke give nogen besparelse når man sparer

det tekniske i refusionsmodellen men jeg kan sige og det fremgår også af det materiale som ligger at kommunerne under et

refusionssatser kompenseres gennem bloktilskuddet ud over det

sker der en bagvedliggende udligning imellem kommunerne

vil næsten foreslå at herre leif lahn jensen stiller

er faktisk meget teknisk hvad sker i den sammenhæng men under et vil jeg gerne understrege

jeg har da fornemmelsen af at lige netop dem som har

kan tage

har man en ledig borger i kommunen så er det bedst for borgeren at borgeren kommer i beskæftigelse al erfaring siger os at den bedste måde at sikre at man kommer tilbage på arbejdsmarkedet er gennem virksomhedsrettet aktivering det er det vi giver kommunen en økonomisk tilskyndelse til at gøre mere brug af

kommunen er det en kæmpe gevinst at den enkelte kommer i beskæftigelse og det er det selvfølgelig også for den enkelte

er hele formålet med den aktive beskæftigelsespolitik

jeg går ud fra at ordføreren er enig i at det er det

når det her lovforslag er gennemført det vi har set er at folk der er blevet fyret i en virksomhed risikerer at blive sendt ud igen som gratis arbejdskraft vi har set i kommunerne at man bliver fyret på et plejehjem og så bliver man sendt ud i løntilskudsjob på et andet plejehjem samtidig med at

var blevet fyret fra synes ordføreren en fornuftig måde at føre arbejdsmarkedspolitik på

har sagt om løntilskudsordninger og derudover også henvise til de besvarelser som beskæftigelsesministeren faktisk allerede adskillige gange har givet

som fru line barfod stiller der er jo i den måde løntilskudsordningerne administreres på og den måde det kører på taget højde for de spørgsmål som fru line barfod her stiller der er for det første et krav om merbeskæftigelse der er et krav om at man ikke må fortrænge andre på arbejdspladsen og på den måde har man faktisk hegnet ind at det som fru line barfod frygter vil ske ikke kommer til at ske ud over det når der er tale om løntilskud i private

tillidsmanden på den konkrete virksomhed og

det rent faktisk er en aftale som jo laves imellem tillidsmanden og arbejdsgiveren

sendt ud og lave reelt arbejde vi hørte også i mange mange måneder på

og reglerne var indrettet sådan at man ikke skulle kunne

de her meningsløse aktiveringskurser men de var der alligevel

som gratis arbejdskraft hvorfor er det at man ikke hellere vil sikre at folk får nogle gode muligheder for at få noget uddannelse opkvalificering og at man samtidig sørger for at kommunerne har penge nok så de ikke behøver

skulle fortrænge ordinære job der når man altså frem til

tværtimod så sker der en ansættelse af personen som kommer ud i virksomheden med løntilskud så den verden fru line barfod her refererer til reflekteres

åbenbart ikke når forskere

af netop den virksomhedsrettede aktivering herunder også de spørgsmål som fru line barfod her rejser når det her er kommet op i gear

nærmere på det med henblik på at sikre at det som fru line barfod hævder

ud i virksomhedspraktik og arbejde gratis for dagpengene for et års tid siden var der omkring en tusind to hundrede i virksomhedspraktik nu er der omkring fem tusind men det her lovforslag vil jo betyde at der formentlig kommer halvtredstusind arbejdsløse i virksomhedspraktik det er meget meget store tal vi her taler om og det er det som regeringen vil

er noget som helst værd når det sker i så stort tal jeg vil gerne spørge fru ulla tørnæs om

sikre hvis det for eksempel er halvtredstusind arbejdsløse

vil være det samme som jeg betragter som relevant men jeg kan

for herre eigil andersen at det der er det relevante

er det vigtige for mig er at den aktive arbejdsmarkedspolitik fører til beskæftigelse altså at man får en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet

ikke bliver fastholdt i nytteløst aktivering kend din indre fugl lær hitlers underskrift og hvad det ellers har heddet alt sammen som vi er blevet underholdt med de seneste par måneder det ønsker vi ikke skal fortsætte vi ved i modsætning til kurserne om at

indre fugl at virksomhedsrettet aktivering virker

i en virksomhedsrettet aktivering som virker og som betyder at de halvtredstusind får en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet

er da glad for at det omsider har givet resultat men jeg må sige

konstruktivt ud af det man vil bare havne i

ulla tørnæs om hvorvidt hun mener at arbejdsgiverne vil modtage måske halvtredstusind i virksomhedspraktik det er meget meget ressourcekrævende og hvis

skal de i virksomhedspraktik hos kommunerne og hvad skal man dog sætte de stakkels arbejdsløse til jeg er nervøs for at det her

og har sagt at de er parate til at være med til at løfte den opgave som herre

parate til at være med til at løfte en samfundsopgave her med hensyn til den

offentlige aktivering løntilskudsaktivering

jo allerede nu rammer for hvordan den foregår der er jo en kvote som bliver fastsat af arbejdsmarkedets parter og den er jo langtfra brugt på nuværende tidspunkt vil

der er masser af ubrugte muligheder på det her felt

at der er rigtig mange private virksomheder som vil være parate til at tage imod en ansat

en og halvfjerds fremsætter beskæftigelsesministeren

om en omlægning af refusionssystemet

et nyt refusionssystem først med de nye regler

job med løntilskud og virksomhedspraktik da der er

på disse ordninger hvis de arbejdsløse derimod kommer på kursus eller seks ugers selvvalgt uddannelse dækker staten kun tredive procent det er altså det samme beløb som hvis den arbejdsløse var på passiv forsørgelse altså bare går derhjemme konsekvensen af det her nye system bliver at kommunen vil sende så mange borgere som overhovedet muligt i virksomhedsrettet aktivering ikke fordi det nødvendigvis er bedst for den enkelte arbejdsløse men netop fordi det er billigst det system vil favorisere de ressourcestærke

overbevist om at mange af de svage vil blive ladt i stikken

ud på en virksomhed og som kan drage nytte af opkvalificeringskurser og uddannelse de står nu tilbage med øget risiko for langtidsledighed og udstødelse fra arbejdsmarkedet for at vise hvor skævt det egentlig kan være

jeg valgt et par eksempler vi kan tage sosu assistenten der er sygemeldt på grund af langvarig stress hun vil ikke længere blive tilbudt et forløb som vil hjælpe hende til at komme

blive klar til arbejdsmarkedet fordi hun måske ikke lige

måske stress

ham som har det godt ham som er stærk og ikke fejler noget men har mistet sit job på grund af nedgangstider i firmaet

det vil der nemlig være penge i for kommunen i jagten på den høje refusion vil kommunen med det nye refusionssystem

eller praktik det vil øge misbruget på løntilskudsordningen og vi vil se medarbejdere simpelt hen blive fyret i porten for derefter at blive ansat i bagdøren med løntilskud langt flere arbejdsløse vil

blive sendt i virksomhedspraktik som gratis arbejdskraft hvilket vil lægge et massivt pres på de ordinære ansatte

her er slet ikke et angreb på kommunerne

et angreb på regeringens hårde økonomiske linje over for kommunerne samt et angreb på en aktivering som ud fra disse synspunkter som jeg kommer med vil ramme fuldstændig skævt denne besparelse vil koste

ikke et sekund i tvivl om selv om ordføreren fra venstre sagde noget andet jeg læste i jydskevestkysten i dag at esbjerg kommune

så skal fyres fem og tres medarbejdere i esbjerg er det regeringens

til vækst det vil jeg godt spørge om så

der handler om at indføre driftsloft over aktivering det vil helt enkelt medføre betydelig færre penge og derfor selvfølgelig også lavere kvalitet i aktiveringen

de arbejdsløse tilbuddene til den enkelte vil blive begrænset og der vil blive mindre plads til individuelle hensyn

i sammenhæng med l ni og tres hvor der indføres et prisloft på seks ugers selvvalgt uddannelse

og opkvalificering i aktiveringssystemet simpelt hen skæres ned til sokkeholderne det er den helt forkerte vej at gå når vi ved at danmark om kort tid kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft derfor behøver jeg vel ikke at nævne

hvor refusionen ændres

vi også diskuteret i tidligere lovforslag og de skal også ses i sammenhæng

til noget vi kender alle sammen historierne om

indre fugl gå rundt i skoven med bind for øjnene

sådan et kursus det har ikke givet nogen mening

kurser hvor man sætter en stor flok

så skal lære at bruge en computer så de

computereksperter sammen med

kontanthjælpsmodtagere der måske aldrig har set en computer og så er det dem der

til at undervise de andre i stedet for læreren fordi

og det skal der sættes en stopper for samtidig

har vi også den situation at vi

forhandle om grupper der skal fritages for en indsats det drejer sig om dem der har fået job det drejer sig om nogle der er afklarede og går på efterløn

går på pension det drejer sig om nogle

et uddannelsesforløb som de har en dato for

der er totalt uforståelige hvorfor skal man blive ved med at søge job hvorfor skal man sendes i aktivering når man har en aftale om at få job

jeg håbet men det kunne ikke lade sig gøre

sikre at vi ikke hører de historier om meningsløs aktivering og meningsløs jobsøgning der ikke fører til noget som helst der er rigtig mange elementer vi skal se på i den forbindelse og det ser jeg selvfølgelig

på plads i det her

det skal også ses i sammenhæng med

vedrørende sygefraværet som vi har behandlet tidligere

så er der bloktilskud og det særlige beskæftigelsestilskud øges og

der en budgetgaranti for kommunerne det som vi skal

at kommunerne så har forstået det her udspil og det er jeg langt fra sikker på at de har og derfor

ekstra indsats fra ministeriet

skal forstås vi har jo set kommuner der er

det hele om før de egentlig ved hvad de skal lave om de har selvfølgelig fundet ud af at nu kommer det her lovforslag og at det indeholder ændringer i refusionen og

rigtigt og at de ikke handler i

man får mest ud

flest tilbage i job

der også er rigtig mange været udsat for så vi har lyttet meget til den kritik der er kommet fra

ude i kommunerne alle kender til den kassetænkning der

det er ikke rimeligt at vi skal have den slags historier og derfor er det også formålstjenligt at få lavet systemet om

nok og sikkert ramme

sender dem på de mest mærkelige kurser det er det vi gerne vil have stoppet og det får vi efter vores mening ved det her fordi kommunerne

større refusion ved at sende dem ud til en anden aktør end de gør

det er hovedsagelig ved andre aktører hvor vi har hørt om de dårlige kurser jeg er af den overbevisning

det skal være mere virksomhedsrettede indsatser det er der også nogle andre aktører der gør i dag men

oppositionen er kommet med angående de kurser nu også i

jo så er at kommunerne som jeg nævnte tidligere vil kaste titusindvis af arbejdsløse ud i

skal vurdere de forskellige arbejdsgivere

hvis der er en arbejdsgiver der hele tiden skal have

aktivering så er det oplagt at kommunen skal se på at de ikke fortrænger

er der også folk ude i virksomhederne der vil råbe vagt i gevær hvis

det sker jeg kan selvfølgelig ikke udelukke at

enkelte arbejdsgivere der direkte går ind og spekulere i at have folk i aktivering hele tiden vi har

kassetænkning i i den slags men udviklingen er jo at den virksomhedsrettede aktivering er den der giver mest

der er størst chance for at folk kommer

arbejdspladserne jeg vil gerne

det må man hvis det er sådan at man skal snuse til et nyt beskæftigelsesområde eller hvis man mangler faglige sproglige eller sociale kompetencer for at kunne bestride

når man skal sende titusindvis

at man her er på vej ud i ikke blot at lave noget dumt

offentlige løntilskud private løntilskud

få de her refusioner skal opføre sig på en bestemt måde sker det vel ud fra en forventning om at de

kommunerne gør det ser vi rent faktisk

for eksempel fyrer en på et plejehjem og sender hende i løntilskud

samtidig med at hun hører fra det plejehjem hvor hun var ansat at der nu er kommet nogen med løntilskud der som udfører hendes tidligere funktion

forringe vilkårene både for de ansatte for de arbejdsløse og for de borgere der har brug for at der er nogen som kan tage sig af dem og som er de samme

skiftet ud fordi der er grænser for hvor længe en

også bliver ansat

også under det gamle system

halvfems ’erne har været spekuleret i hvordan man

fast med hele tiden det er ikke noget nyt

hvorfor dansk folkeparti er med til når man siger at det er kassetænkning hvorfor sætter man så ikke en stopper for den kassetænkning

med til at øge kassetænkningen hvis man faktisk synes det er dårligt at der kommer folk ud i løntilskud i noget der er reelle job og at der faktisk er mennesker der bliver fyret i kommunerne og som så kommer i løntilskudsjob i et lignende job

aktivering eller jobtræning i en privat eller offentlig virksomhed

mest sikre vej

at dens arbejdsmarkedspolitik ligger i ruiner

at man nu griber ind over for det jobsøgningskurser

hjælper ikke den ledige et skridt nærmere et job det har vi sagt fra sf’s side gennem de sidste en en

to år og både den tidligere beskæftigelsesminister og den nuværende beskæftigelsesminister har indtil afvist at der var noget galt

indkaldt til i arbejdsmarkedsudvalget

at det folkelige pres på det her område blev for stort det sorte trekløver vko kunne ikke holde til at fortsætte med de her latterlige og ydmygende kurser for arbejdsløse

men hvor er det tragisk at vko liberal alliance og kristendemokraterne efter det her langvarige pres lader et aktiveringscirkus

i samme åndedrag indfører et nyt

det nye borgerlige aktiveringscirkus vil desværre også efterlade de arbejdsløse uden ordentlig hjælp

få en fremtid på arbejdsmarkedet og det er meget meget dårligt det nye aktiveringskursus som man vil udsætte de ledige for bygger på et system

nævnt kan kommunerne kun få den høje refusionssats af

ordinær uddannelse og den høje refusionssats bliver så fremover halvtreds procent af dagpengene den lave tredive procent titusinder af arbejdsløse vil i det nye system blive kastet ud i virksomhedspraktik der vil naturligvis være nogle enkelte arbejdsgivere der vil tage imod folk på en god måde

arbejdsgivere som vil sige ja til de arbejdsløse fordi de kan se perspektivet

få gratis arbejdskraft uden at skulle tænke på hvad den arbejdsløse får ud af det

komme endnu flere arbejdsgivere der vil sige nej

en stribe af ledige i virksomhedspraktik simpelt hen fordi det kræver for mange ressourcer

så i virksomhedspraktik i kommunerne fordi kommunerne er bagstopper i systemet

problemer med at finde relevante pladser som

fortsætter på fuld kraft blot på en anden måde end hidtil allerede i dag er der fem tusind arbejdsløse i virksomhedspraktik og det er en firedobling

for et år siden og der er allerede nu store problemer med at folk kommer ud i irrelevante

vil så vokse mange gange i det øjeblik det er titusinder af arbejdsløse det drejer sig om det vil selvfølgelig ende galt der er faktisk nogle regler for hvornår man kan komme i virksomhedspraktik og må arbejde gratis

dagpengene og det er noget med at man kan snuse til et nyt fagområde eller at man måske har mistet nogle af sine kompetencer som jeg også var inde på tidligere

i visse tilfælde vil kommunerne have fyret de faste medarbejdere inden der kommer ledige i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob og det bliver kommunerne presset til som jeg har nævnt tidligere

den dårlige økonomi som den borgerlige regering vil udstyre kommunerne med og derfor kan det let føre til misbrug af arbejdskraft som også

private og offentlige arbejdsgivere

man gøre ved det ja

den lokale tillidsrepræsentant eller fagforening hvis der ikke er en tillidsrepræsentant tillidsrepræsentant

kunne nedlægge veto mod at der samtidig med fyringen af faste folk kommer mange arbejdsløse ind i løntilskudsjob og virksomhedspraktik i dag skal medarbejderrepræsentanten blot høres men det er meget lemfældigt hvem man bruger som medarbejderrepræsentant

slutte af med at sige at det er fatalt at man skærer ned i det beløb som arbejdsløse kan aktiveres for årligt fra knap nittentusind kroner til knap fjortentusind kroner det betyder

den uddannelsesmulighed som man stillede op under et tidligere punkt vedrørende

det beløb som kommunerne må aktivere ledige for

i forhold til dagpengeudgifterne burde der være den samme refusionsprocent uanset hvad den arbejdsløse

arbejdsløshedsperioden men hvis man skulle overveje et

der være en idé i jeg har ikke konstrueret det

tredive og så bare en anden indgangsvinkel til

tilføres kommunerne hvis

en anden præmieringsordning til kommunerne hvor de fik et økonomisk udbytte af at skaffe folk i varigt arbejde der kunne man jo så spørge de arbejdsløse om det var kommunens indsats

varigt arbejde med hensyn til

give kommunerne flere penge til forskellige velfærdsområder eksempelvis

efteruddannelsesmuligheder for arbejdsløse

afsatte penge til at øge efteruddannelsesmulighederne for arbejdsløse i stedet for

lavet spaghettitårne eller man har været på en virksomhedsrettet aktivering anerkender herre eigil andersen overhovedet ikke

det har taget kolossalt lang tid for den borgerlige fløj

at der var de her kæmpemæssige

det der sker lige så snart man indfører en høj og en lav refusionsprocent er jo

man siger til kommunerne nu skal i kaste alle folk på jobsøgningskursus jobsøgningskursus det var så en dårlig idé nu skal man så kaste alle arbejdsløse i virksomhedspraktik men når så virksomheder og kommuner bliver oversvømmet af de her titusindvis af arbejdsløse i virksomhedspraktik

man jo konkludere at det også var en dårlig idé tænk hvis man nu i stedet for

præmieringssystem hvor kommunerne fik en økonomisk præmie for at have skaffet folk i varig beskæftigelse det er der da et perspektiv i og så kunne refusionsprocenten undervejs til dagpengene

man skal have den samme refusion uanset hvilken type aktivering kommunerne anvender nu er det jo imidlertid sådan at man har fået den samme refusion til jobsøgningskurser og til den virksomhedsrettede aktivering

det er det system herre eigil andersen ønsker at fortsætte blot på et andet niveau det må være det man kan udlede af de svar

det vil sige at herre eigil andersen ønsker at fastholde at kommunerne skal have mulighed for at sende de ledige i det som vi har karakteriseret som nytteløs

eigil andersen siger at man skal have den samme refusion uanset hvilken form for aktivering

har fået halvtreds procent refusion af dagpengene hvis

i det øjeblik man præmierede kommunerne ved at man efterfølgende tjekkede om de ledige som havde været i kontakt med kommunerne

rent faktisk fik et varigt job bagefter på det private eller på det offentlige arbejdsmarked

at kommunens aktivitet i ledighedsperioden

tilbage på arbejdsmarkedet

også er det rigtige nemlig at skaffe folk varig beskæftigelse og og ikke skævvride det med det her kassetænkningssystem

at kommunerne kun skal have refusion hvis de skaffer folk

et helt andet system som ikke lå

det jeg prøver at sige med det her er

men men det skal være den samme procent

i stedet for som jeg prøver at forklare det her

kan skaffe arbejdsløse i i varig beskæftigelse det vil sige at det er noget man skal måle i forhold til de enkelte arbejdsløse nogen tid efter at de er sluppet ud af ledigheden

om det skal være halvtreds eller halvfjerds procent

rækker mine evner ikke til her i løbet

men at det burde være den samme procent

som fru helle sjelle siger at det virker

så er det jo ikke sikkert at det også virker godt i det øjeblik det ikke er fem tusind men tredivetusind eller halvtredstusind så kan det jo være at man oversvømmer systemet med så mange arbejdsløse i virksomhedspraktik at den gode virkning

meget svært selv at komme op med nogle løsninger men jeg kunne

socialistisk folkeparti står jo skulder ved skulder i øjeblikket

de ting som herre eigil andersen giver udtryk for her på talerstolen også

så derfor har vi også vores egne meninger

at der kan være to partier der arbejder sammen eksempelvis venstre og konservative i regeringen men at de to partier også på nogle punkter har nogle forskellige

opfattelser fru helle sjelle har jo selv repræsenteret en mening der går ud på at man skal afskaffe efterlønnen og det har hendes parti givet udtryk for samtidig med at man sidder i en regering hvor regeringspartiet venstre siger det modsatte nemlig at man skal bevare efterlønnen så man kan sige at det ikke er ukendt hverken i den ene eller anden fløj inden for det politiske system at man godt kan arbejde sammen uden at man nødvendigvis har koordineret hvert eneste ord

været ude at lave en undersøgelse af hvor

ingen ledighed og alle der ønskede at få et job

i det som den konservative ordfører sagde

er jo fuldstændig rigtigt og det er også det jeg prøver at sige til fru helle sjelle

lavt antal der har været i virksomhedspraktik for en

jo slet ikke det samme som at man kan gange det med ti

vil have den samme positive virkning

arbejdsløse som skal i virksomhedspraktik og selvfølgelig vil det så ikke virke på samme måde

vi konservative har sammen med

alene tjene det formål at de hurtigere finder sig et job derimod skal det være slut med

man skal finde sin indre fugl eller hvad man ellers har bedt de

det lovforslag som vi førstebehandler her i dag udmønter så en del af aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats der virker

for det første indeholder forslaget en ny refusionsmodel i dag er det sådan at kommunerne får refunderet hele fem og halvfjerds procent af deres udgifter til almindelige dagpenge og fem og tres procent af deres udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge i de perioder hvor den ledige er i aktivering

derimod får de kun refunderet halvtreds procent af deres udgifter til dagpenge og fem og tredive procent af deres udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge hvis den ledige ikke er i aktivering og resultatet ja resultatet er at kommunerne har en kraftig tilskyndelse til at sende ledige i aktivering men det betyder at vi desværre også har set alt for mange eksempler på for eksempel fjollede fuglekurser det sætter lovforslaget en stopper for hvis vi vel at mærke vedtager det og får det til at fungere med lovforslaget vil refusionen blive ændret så kommunerne får refunderet halvtreds procent

virksomhedsrettet aktivering skal hjælpe de ledige så tæt på det virkelige arbejdsmarked som muligt og det dækker over virksomhedspraktik løntilskud eller ordinær uddannelse flere undersøgelser har vist at ledige lettere finder et job ved at deltage i virksomhedsrettet aktivering end ved at deltage i fjollede fuglekurser og det er måske ikke så mærkeligt hvis man egentlig tænker nærmere over det

vil kommunerne kun få refunderet tredive procent af deres udgifter til dagpenge og kontanthjælp i perioder med andre former for aktivering eller helt uden aktivering forhåbentlig vil den ændrede refusionsordning betyde at kommunerne fremover hjælper de ledige i gang med den bedst mulige aktivering det vil sige den form aktivering der ender med at den ledige finder sig et job bliver selvforsørgende og samtidig bidrager til det fællesskab som i en periode har holdt hånden under vedkommende for det andet indeholder forslaget et fælles driftsloft på trettentusinde og syvhundrede kroner per helårsperson for driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere revalidender dagpengemodtagere

det betyder at der fremover bliver et fælles loft over de driftsudgifter som kommunerne

reducerer vi statens udgifter til aktivering

desværre også er løbet

kan få til at dække andre aktørers administrative udgifter det betyder at kommunerne og de private aktører som de kan bruge som

ens fremover får kommunerne kun refunderet halvtreds procent af deres driftsudgifter til aktivering mens administrative udgifter ikke vil blive refunderet samlet set støtter vi konservative lovforslaget og det lovforslag kan forhåbentlig

medføre en bedre og mere virksomhedsrettet aktivering af vores ledige medborgere både det økonomiske råd og

aktivering virker bedre end andre former for aktivering og det håber jeg så sandelig at de har ret

og andre problemer

i det jyske hvor der var nogle som

ok og hvis

skaber nye job og at ordinære job ikke fortrænges det var faktisk også det

jeg stillede herre eigil andersen spørgsmål om

ordinære job det er meningen at vi skal sørge for at der kommer flere mennesker ud på arbejdsmarkedet

kommer ud i et job man lige

i hvert fald have det ændret igen

gøre at vi får langt flere mennesker ud i ordinær beskæftigelse det er det der er meningen

misbruges som gratis arbejdskraft

er jo netop at vi laver om på det således at det fremadrettet gerne skulle give den rigtige målrettede form for aktivering

fungerer det slet ikke men jeg vil gerne stille ordføreren et andet spørgsmål er ordføreren enig i at når det gennemsnitlige beløb til aktivering per arbejdsløs dagpengemodtager nedsættes fra cirka nittentusind

til knap fjortentusind

er muligheden for at tilbyde uddannelse til arbejdsløse

det her forslag kan være med til at gøre at den ledige får en mere kvalificeret og målrettet aktivering det er det der er meningen med det her forslag jeg synes vi skal huske på alle de ting der var fremme blandt andet her i sommer hvor vi så det ene mærkværdige kursus efter det andet

det faktisk også kommer til

også vigtigt at de tal og de undersøgelser man anvender

hun henviser til fra anvendt kommunalforskning

er en undersøgelse der blev lavet da der var højkonjunktur i danmark da der var fuld beskæftigelse og alting buldrede for fuld kraft derudad dengang var der jo ikke nogen tvivl om at hvis man kom med en person der ikke var hundrede procent

aktivering uden at det skubbede nogen som helst

der var brug for alle hænder på det tidspunkt

at bruge sådan en undersøgelse på det grundlag

rundt omkring fyresedlerne flyver om ørerne på folk og alle er bange for at miste deres job og så tro at virksomhedsrettet aktivering kommer til

en del af den her aftale og har ikke været en del af

de erfaringer som er oparbejdet og også de analyser som viser at der er behov for at lave ændringer på det her område det er tilsyneladende sådan at den måde systemet er

måske nok har en positiv effekt i forhold til at nogle synes at der er så meget aktivering at de foretrækker helt

for dem som kommer ind i systemet er der faktisk

har en effekt i forhold til selvforsørgelse men snarere en effekt i forhold til at blive fastholdt i beskæftigelsessystemet heldigvis kan man så sige at det samlet set

positiv effekt men det skulle gerne være sådan at beskæftigelsessystemet var indrettet på en sådan måde at det bidrog også isoleret set til at bringe folk

er foran os i dag med det her lovforslag er meget markante

det er uhensigtsmæssigt og uklogt at det er foregået i en proces hvor de her analyser er kommet

relativt sent hvor man ikke har haft lejlighed til at diskutere blandt andet med arbejdsmarkedets parter og måske også grundigere med kommunernes landsforening der jo har ansvaret hvordan systemet bedst

nuanceret måde det positive ved det her er at

indsats er den mest effektive i jobindsatsen altså meget tyder på at for de ledige hvor man rent faktisk kan lave noget der er

vejledende opkvalificering eller særligt tilrettelagte forløb

at der bliver en ensartethed på tværs af målgrupper i forhold til hvordan refusionssystemet bliver indrettet men når vi alligevel

det jeg har sagt omkring processen nemlig at det

meget stor ændring man laver uden at have konsulteret

aktørerne på området grundigt hvor jeg gerne havde set at der havde ligget en

at vi jo nok havde foretrukket og det er også det vi har spillet ud med i offentligheden en model hvor man gjorde refusionen uafhængig

det fra sygdomsområdet hidtil nemlig at det til gengæld var dyrere for kommunerne desto længere de ledige var inde i beskæftigelsessystemet altså en langt mere resultatorienteret indsats

deres refusion faldt i takt med at de ledige stod længe i beskæftigelsessystemet hos kommunerne det synes vi også stemmer godt overens med de signaler vi har set

problemer det ene har været rejst i debatten her omkring

samsø eksempelvis som jo er et meget begrænset arbejdsmarked er det stort set umuligt at opdrive et arbejde der ikke på en

lille lukket kredsløb men i hvert fald et udtryk for at der er en fortrængningseffekt som

sygemeldte i den her sammenhæng

at de har et arbejde og er sygemeldte vi ved at opfølgning kan være godt for nogle af dem

brækket arm men har sygemeldingen også noget at gøre med andre forhold som

anden form for stressrelateret lidelse en psykisk lidelse eller andre ting som kan gøre at en

for de ledige er situationen jo en anden og vi frygter at

virksomhedsnær aktivering hverken virksomhedspraktik eller løntilskudsjob dem som har brug for en anden type aktivering for ikke

passivitet men for at være inde i et forløb som enten er særligt tilrettelagt har karakter af opkvalificering eller vejledning

noget af den uddannelsesindsats

for at få det til at hænge økonomisk sammen skal det næsten være et kombinationsforløb

alle de vanvittige aktiveringskurser folk der blev sat til at bygge tårne af spaghetti og skumfiduser folk der blev sat til at finde deres indre fugl folk der blev bedt om at have fødderne i isvand mens de byggede legofigurer og andet

at det har været forfærdeligt det har vi taget op igen og igen her i folketinget arbejdsløshedsbevægelsen behandl os ordentligt har adskillige gange været ude at holde møder med kommuner og andre

om hvor ydmygende og forfærdelige det har været derfor er det selvfølgelig glædeligt at det langt om længe er trængt igennem til regeringen og at man derfor nu vil ændre på det

absurde kurser men når man

så hjælper det jo ikke meget i forhold til at sikre at arbejdsløse bliver behandlet ordentligt

både virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud kan jo i bestemte situationer være noget som er til gavn for den enkelte men så skal det være fordi der er en helt særlig situation og at det er målrettet den enkelte og at den enkelte selv er med i det

bliver det helt absurd

kan vi se at der er private virksomheder der bruger virksomhedspraktikken til at få gratis arbejdskraft uden

der bliver ansat i virksomhedspraktik kommer nærmere at få et fast arbejde og en der har arbejde i mange mange år måske i den samme virksomhed måske i en der ligner og lige er blevet fyret har ikke nødvendigvis brug for at komme i virksomhedspraktik for at lære at arbejde

godt i forvejen det de kommer ud til

de kommer til at gå og trykke lønnen for de andre fordi de arbejder gratis det er der ikke mange der synes er rart

ansættelse i offentligt løntilskudsjob

altså masser og masser af års negativ erfaring med især for de ufaglærte

jobtilbuddene som typisk har været pedelmedhjælper arbejdsmand i teknisk forvaltning medhjælper på plejehjem

ikkestøttet arbejde men kun ført til frustration hos den arbejdsløse der bare er kommet længere væk fra det ustøttede arbejdsmarked

vi har også set at det der sker er at man fortrænger de ordinært ansatte dem der får fuld løn og at der sker det som vi også begynder at se eksempler på nu at kommunerne er nødt til at fyre folk fordi de skal spare og i stedet kommer der så folk ind i løntilskudsjob det er ikke særlig gavnligt hverken for de arbejdsløse for de ansatte eller for de borgere de skal tage sig af vi tror absolut ikke at

løn og ansættelsesvilkår vi synes langt hellere at man skulle sikre

folk ansat i stedet for at skulle fyre dem

man skulle se på det som enhedslisten fik igennem i slutningen af nitten halvfemserne som blev kaldt servicejob hvor kommunerne fik penge til at oprette rigtige job

en øget service til borgerne ude i kommunerne det ville der være fremtidsperspektiv i det ville være at skabe nogle reelle job

ikke det regeringen og dansk folkeparti er optaget af vi synes

hvis man gik ind og gav nogle gode muligheder for at få rigtige kompetencegivende uddannelser brancherettede kurser som amu og andet det er for rigtig mange den allerbedste vej men det er altså ikke det regeringen er optaget af

så altså ikke nytter at man laver et lovforslag der nærmest er umuligt at læse

har prøvet at læse lovforslaget altså selve lovteksten men det er stort set umuligt det nytter altså ikke at

det gør det ikke nemmere for alle de mange og hvis nogen er interesseret i hvor absurd det her område er

projektet stop bureaukratiet der er i gang med at skrive alle reglerne på området ud og de ender altså på at det er knap treogtyvetusind sider det fylder temmelig meget man kan se det på nettet

at man her virkelig har behov for at gøre op med bureaukratiet det er der desværre ikke udsigt til at ministeren vil det ser ud til at hver gang man fjerner en regel bliver der indført mindst ti nye og det her lovforslag gør det i hvert fald ikke bedre tværtimod

de foreslåede ændringer af refusionssystemet der er allerede givet mange gode begrundelser

ser en klar forenkling og afbureaukratisering

vel nok tungeste bureaukrati inden for den offentlige sektor overhovedet jeg tror ikke vi kan finde noget forvaltningsområde hvor vi i højere grad oplever at systemet har taget magten over den sunde fornuft hvor ordninger etableres af hensyn til interne afregningssystemer og hvor kontrol og procedurer i forhold til de ledige har taget et omfang så man kan være helt i tvivl om hvem der er til for hvem vi ønsker ikke et offentligt system hvor vi bruger langt mere tid på interne procedurer end vi bruger på de ledige

virksomhederne som det her handler om dette lovforslag er ikke noget stort skridt men et skridt i den rigtige retning liberal alliance har tilsluttet sig aftalen om de overordnede ændringer

pladser som skal skaffes i de private virksomheder

bekymret for om især matchgruppe to altså de indsatsparate

virksomhederne og om ikke virksomhederne melder fra hvis de alt

for mange gange oplever at de får medarbejdere ud som har vanskeligt ved at gebærde sig på en arbejdsplads vi synes derfor man kraftigt bør overveje om ikke der skulle gives mulighed for en form for forpraktik eventuelt de seks ugers frit valg kursus og her gives en

de private virksomheder kan spille ind jeg tror at vi vil se et mindre blodbad blandt de private aktører på det her område og kommunerne vil have svært ved

få råd til indsatsen måske kunne man også overveje et kvalificeringsforløb til de ordinære uddannelser med en maksimal refusion altså de halvtreds procent vi ser det gerne

jeg forstod var de svageste arbejdsløse på

passer ind i det her nye system som

jeg vil gerne bede ordføreren om at uddybe den

ledige som har en problematisk

i et omfang så virksomhederne har svært ved håndtere det

som har andre problemer end ledighed eksempelvis

for denne gruppe ledige og at det også skulle

er det overskyggende argument for at støtte op om den her refusionsdeling som der er mellem de forskellige områder

mener ordføreren at det er i orden at man i flæng fyrer nogle folk og så senere ansætter

liberal alliance

at jeg ser en risiko for at rigtig mange forholdsvis svage vil komme ud i virksomhederne og som jeg sagde i en af mine tidligere taler

vil en kommune som slagelse skulle kunne oprette

i den private sektor så skal man altså have nogenlunde sikkerhed for at det også er noget der rent faktisk kan håndteres i de private virksomheder

lovforslaget gennemfører vi

beskæftigelsesindsats der virker som regeringen dansk folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne indgik den femte november her i år det vi har

en ny og effektiv refusionsmodel et fælles driftsloft og ingen refusion for administrative udgifter til andre aktører herudover indeholder lovforslaget konsekvensændringer i

bidrag og i den kommunale udligningslov med den nye og effektive refusionsmodel sikrer vi at de kommunale jobcentre fremover har større fokus på at sende arbejdsløse i virksomhedsrettede tilbud

at sende dem på kurser og projekter uden tilstrækkelig jobfokus jeg har

min tid som minister prioriteret at arbejdsløse skal have mulighed for at komme ud på rigtige virksomheder for både de svage og de stærke arbejdsløse

at komme ud på en rigtig virksomhed er ofte et rigtig godt springbræt til et ordinært job ingen mennesker kan derimod være tjent med nyttesløs aktivering og aktivering for aktiveringens skyld ingen kan være tjent med kurser i

finde sin indre fugl kopiere hitlers underskrift og bygge tårne af spaghetti og skumfiduser ja vi har hørt mange eksempler især sommeren over

have høj refusion for standardprodukter hvor arbejdsløse sidder og laver noget meningsløst bare for at få tiden til at gå nej de arbejdsløse skal have tilbud der flytter noget skal ud på landets virksomheder og i gang med rigtige kurser eller uddannelse det er det vi gør noget ved nu flere arbejdsløse skal have en aktiv hjælp ude på landets virksomheder for rigtig mange mennesker er det nemlig motiverende at være på en rigtig virksomhed og have en dagligdag med kolleger

opgaver man oplever at

ens arbejde betyder noget for virksomheden og at man får praktisk opkvalificering et netværk og konkret viden om virksomhedskulturen det er alt sammen vigtigt når man skal finde sig et nyt job med etableringen af et fælles driftsloft forenkler og letter vi kommunernes styring og administration vi forenkler og harmoniserer refusionsreglerne for driftsudgifterne

reglerne er i dag unødvendigt komplicerede blandt andet fordi der er to forskellige rådighedsbeløb for driftsudgifterne afhængigt af

og fordi visse driftsudgifter slet ikke er

refusion af administrationsudgifterne betyder forslaget at kommunerne fremover ikke får refusion for administrative udgifter til andre aktører refusionsreglerne bliver dermed de samme hvad enten indsatsen gennemføres af en anden aktør eller af jobcenteret min holdning er den at andre aktører skal bruges der hvor de er bedre end de kommunale jobcentre de ledige skal have den bedste hjælp så det er altså med andre ord

et spørgsmål om ideologi fra min side det er noget vi har diskuteret ved flere lejligheder i udvalget samlet set mener jeg at aftalen som

og uddannelse som kan medvirke til at bringe dem tilbage i arbejde

her i folketingssalen og jeg glæder mig meget til udvalgsbehandlingen

kommer han ud i aktivering

har været i mange mange år vil ministeren mene

for aktivering og at der jo ikke skal ske fortrængninger og alle de her ting som jeg går ud fra at herre leif lahn jensen er helt bekendt med vi havde i hvert fald et samråd for under en uge siden om netop det her spørgsmål det

blevet spurgt om hvorvidt en tømrer kan blive sendt i aktivering hos det firma som vedkommende var hos

jo som nævnt meget klare regler og det er altså også sådan at

jo gøre sig ting gældende som jeg ikke er klar over jeg ved ikke om det er en konkret sag som leif lahn jensen direkte hentyder til

en tømrer fra at komme i aktivering som tømrer der kan jo

ting der gør sig gældende for at

siger og der har været nogle eksempler hvis der kommer

arbejdsmarkedets parter har været med inde over

i øvrigt mig bekendt los

der var med til i sin tid at lave reglerne så jeg går ud fra at det det er godt gennemtænkt og at

tingene fungerer som de skal men det er

altså også sådan at vi evaluerer hele det her område når vi kommer frem til to tusind og elleve men en ting der undrer mig lidt og det er så det der ligesom står tilbage fra debatten i

der var for mange kurser der var for mange standardprojekter rundtomkring

på daværende tidspunkt syntes socialdemokratiet at det bedste ville være hvis man kunne lave mere virksomhedsrettet aktivering nu kan man i virkeligheden sige at jeg jo delvis har lyttet til socialdemokratiet men man kan ikke sige at

nu er det så et problem

på ingen måde ønsker at gå konstruktivt ind i det her men at det bare er et spørgsmål om at være i

det måske egentlig slet ikke rigtig er et spørgsmål om hvad der hjælper de ledige bedst men hvad der hjælper socialdemokratiet bedst og ærlig talt det synes jeg er lidt en skam

regeringen i sin tid for år siden indførte et aktiveringscirkus som var meningsløst og nu indfører man et nyt aktiveringscirkus

vil ende meningsløst for utrolig mange arbejdsløse fordi

enten snuse til et nyt muligt arbejdsområde for en selv

mangelfulde faglige sproglige eller sociale kompetencer det er de to muligheder der er jeg vil gerne spørge ministeren hvad vil ministeren gøre for at disse regler bliver overholdt jeg mener at der er stor

som nævnt blev holdt for under en uge siden at

vi følger det her område tæt det er blandt andet også derfor vi vil

at man ikke tænker at det

også at det er lidt beskæmmende

set det vi diskuterede på det seneste samråd jeg nævnte

forskellige undersøgelser og det har adskillige ordførere også gjort i

de viser at virksomhedsrettet aktivering er den bedste form for aktivering

hvis der kommer for mange i virksomhedspraktik eller

løntilskudsjob men det har ministeren

give er da utrolig ærgerligt men det jeg talte om i mit spørgsmål for et øjeblik siden var faktisk noget andet det var at der kun er to muligheder hvis man

undersøge om et nyt arbejdsområde er noget for en

man skal have mangelfulde faglige sproglige eller sociale kompetencer og jeg vil gerne gentage mit spørgsmål for det er ikke nok med en undersøgelse om et år hvad vil ministeren gøre for at sørge for at kommunerne overholder de regler når de her titusinder

at det ikke er nok med en undersøgelse

og vi undersøger oven i købet om

mistanke om at herre eigil andersen ikke just er en af naturens muntre sønner og

kommunerne overholder de regler de skal og vi undersøger det i to tusind og elleve hvad er det mere man vil forlange

absurde og meningsløse aktiveringskurser som de arbejdsløse blev sendt ud på det er så langt om længe lykkedes at trænge igennem til ministeren efter at vi i lang tid

det kunne slet ikke lade sig gøre efter reglerne og ministeren havde tillid til at det ikke skete og så videre vi havde advaret om at det var det der ville ske da man lavede de her refusionsregler nu ændrer man så refusionsreglerne og vi siger at vi kan se at den måde de bliver brugt på ude i kommunerne vil gøre at der kommer et nyt aktiveringscirkus det sker allerede i et vist omfang og det vil eksplodere med det her forslag hvorfor skulle vi have større tillid til ministeren nu på baggrund af det forløb end vi kan have til den virkelighed som vi ser ude i kommunerne hvor folk rent faktisk bliver sendt ud i noget der ellers var et ordinært job

tillid til den siddende regering i og med at det

af undersøgelser der er blevet

virksomhedsrettet aktivering og så kunne det jo være at man

via forskningsprojekter og erfaringer

det vil jeg egentlig opfordre fru line barfod til at gøre simpelt hen læse rapporterne fra ende til anden kigge på de erfaringer der ligger og mon så ikke at det kunne overbevise selv

og ikke hvor man sender masser af arbejdsløse som er fuldt arbejdsmarkedsparate og som kommer lige fra det samme job ud i løntilskud og virksomhedspraktik jeg kan også se en virkelighed

en der er ansat på et plejehjem som bliver fyret af kommunen og så sendes

løntilskud hen på et andet plejehjem det er den virkelighed der er spørgsmålet er bare

i noget der ellers var et ordinært job men nu kommer de altså bare ud uden at

henviser til en ny undersøgelse som

privat løntilskud rent faktisk skaber nye job og at

ordinære job ikke fortrænges så det er jo ikke noget der er lavet

man kunne næsten også få fornemmelsen både her i dag

det skulle være rapporter og undersøgelser som

jeg selv havde siddet hjemme ved mit spisebord og flikket sammen eller at det var noget regeringen skulle have bestilt på den ene eller den anden måde men sådan er det bare ikke fru line barfod det kunne

fru line barfod skulle lade skulle lade sig lede lidt af virkeligheden bare for en

ved at være sidst på dagen

med den lovgivning her at pipfuglekurserne

den del er sådan set udmærket

set også godt tilfredse med at af den indsats der bliver lavet

det som vi efterlyser er uddannelsesdelen det har ikke været muligt for ministeren endnu at definere hvad ordinær uddannelse er og hvilke muligheder man så får i forbindelse med det der har vi et spørgsmål

nogen kan misbruge det jeg synes ikke at ministeren er særlig klar i mælet

til om man vil gå ind og så stoppe det misbrug der eventuelt kan være i virksomheder i kommunerne rundtomkring i forhold til den virksomhedsrettede

er at det er et rent og skært besparelsesforslag på en

skal bruges til at fylde regeringens tomme kasse op jeg ved godt at det her

ministeren anledning til at komme med hele den store udredning men det er der den store frygt ligger fra vores side der var jo virkelig mulighed for at rette op på det her

hele aktiveringen og den virksomhedsrettede

noget herre lennart damsbo andersen på en eller anden måde selv har regnet sig frem til jeg kan i hvert fald sige at det

men i øvrigt tak for rosen det er

mig så ganske uvant at få det fra lige nøjagtig den side

det er afgrænset på den måde at der

uddannelser så det står såmænd

i stedet for at gå ud at bruge pengene aktivt

at forbedre indsatsen jeg tror nok at ministeren måske vil give mig ret i at der da virkelig

brug for at bruge flere penge i stedet for at stoppe dem ned i den tomme

jo ikke bare sige nå ja ok så regner vi lidt andet med også det der er tale om

skruer lidt ned for aktiveringsblusset

set længe har ønsket at

resten af pengene jo ved at det det nu er slut med de dyre og nyttesløse kurser om at finde sin indre fugl og efterligne hitlers underskrift og

at socialdemokratiet bakkede op om i og med at man jo nu i i længere tid har haft

i hvad der er bedst for de arbejdsløse men hvad der er bedst for socialdemokratiet og det er bare brandhamrende ærgerligt

i finansloven for to tusind og elleve og samtidig en del af aftalen mellem regeringen og dansk folkeparti om genopretning af dansk økonomi det indebærer en udvidelse af arbejdsgiverperioden fra en og tyve til tredive dage i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge reglerne er i dag sådan at en arbejdsgiver skal betale løn de første en og tyve dage af den ansattes fravær i forbindelse med sygdom derefter modtager arbejdsgiveren normalt refusion fra kommunen som kompensation enten helt eller delvis for udgifter til sygedagpenge eller løn under sygdom lovforslaget ændrer ikke ved den sygemeldtes ret til sygedagpenge men drejer sig alene om hvem der skal finansiere ydelsen med denne udvidelse af arbejdsgiverperioden kommer arbejdsgiverne både offentlige og private til at bære en

større andel af udgifterne mens kommunens andel reduceres tilsvarende med udvidelsen af arbejdsgiverperioden ønsker regeringen at tilskynde den enkelte arbejdsgiver til at gøre endnu mere for at forebygge de ansattes sygefravær det er afgørende at vi får bragt sygefraværet

og i offentlig forsørgelse det koster de arbejdsgivere dyrt som må klare sig uden den pågældende medarbejder og nok så vigtigt har længere tids sygefravær ofte store omkostninger for den enkelte sygemeldte menneskelige omkostninger såvel som økonomiske derfor er det vigtigt at arbejdsgiverne i endnu højere grad tilskyndes til at gøre en indsats for at nedbringe og forebygge sygefravær mindre arbejdsgivere er utvivlsomt mere sårbare over for medarbejdernes sygefravær end større

derfor har det også været vigtigt for regeringen at sikre at disse mindre arbejdspladser ikke lider under lovændringen ved at fastholde muligheden for arbejdsgiveren for at tegne en sygedagpengeforsikring der dækker hele arbejdsgiverperioden med lovforslaget tilpasses reglerne om forsikringsordningen derfor så refusionen dækker den udvidede periode på tredive dage lovforslaget ændrer ikke ved at arbejdsgivere der har indgået en aftale efter sygedagpengelovens § seks og halvtreds der indebærer refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom stadig friholdes for udgifterne

får dermed ikke negative konsekvenser for de svagere grupper på arbejdsmarkedet venstre kan støtte

ude i organisationerne og her i folketinget sidst vi havde den her sag oppe i salen var i april to tusind og otte hvor regeringen lagde seks dage til de

arbejdsgiverbetalte sygedage så de kom op på enogtyvende det er ikke just arbejdsgivernes kop te

vist godt røbe i den her lille sluttede kreds og det er heller ikke socialdemokratiets er det så fordi vi går arbejdsgivernes ærinde

bliver beskyldt for det nej det er fordi vi i modsætning til regeringen og dens støttepartier er optaget af at få et bedre arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne sygefraværet koster mere end tres milliard

og mere end en tredjedel skyldes fravær på grund af arbejdet og det arbejdsmiljø der er derude på arbejdspladserne det er rigtig mange penge og derfor er der også rigtig mange penge at spare ved at gøre en aktiv indsats for at få sygefraværet bragt ned for ikke at tale om de sorger og ærgrelser som syge vil blive sparet for

socialdemokratiet allerede i to tusind og otte et forslag om at belønne de arbejdsgivere der laver en handlingsplan sammen med kommunen så de kan nedbringe mængden af arbejdsrelateret sygdom og få de syge hurtigere tilbage på arbejde forstået på den måde at de så skal betale

de arbejdsgivere der ikke laver en sådan aftale skal betale for flere sygedage

at der i gennemsnit er ni ugers mindre sygefravær per sygemeldt ved at lave en koordineret indsats så der er rigtig mange penge at spare men regeringen og dansk folkeparti har altså valgt at gå en anden vej regeringen er ellers ikke bange for at lave incitamenter

bare se på hele det cirkus der er på dagpengeområdet og de sager vi netop har behandlet men den her sag er vist ikke lige røget ind på lystavlen så vi står med et

ren og skær skat på sygdom og der er intet der inspirerer til at ændre adfærd

kun ét at gøre nemlig at betale syv hundrede og tres million

der er ingen tvivl om at det bliver sværere at komme ind på arbejdsmarkedet når arbejdsgiverne gør

det er vel ikke lige det vi har brug for i den nuværende situation alt i alt

og forringelsen af fleksibilitet

med til at betale til genopretningen og i det her tilfælde tilfælde

det sker ved at man udvider

i det her tilfælde

små arbejdsgivere de har en forsikringsordning som de betaler

overbevist om at arbejdsgiverne også gør en indsats for at forhindre

sygedage sygedage blandt deres medarbejdere det kan de selvfølgelig gøre ved at forbedre forholdene på arbejdspladsen og gøre det mere attraktivt for

sygedage det

ansatte for hvem der er indgået en aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig kronisk sygdom fortsat skal friholdes

perioden også for de svage

derfor vil vi selvfølgelig beholde den tilskyndelse

kan det jo virke som en tiltalende tanke

tre ugers sygedagpenge som de gør i dag men for fire uger som det bliver foreslået her men

at det vil være en dårlig idé blandt andet fordi det sandsynligvis vil medvirke til at arbejdsmarkedet bliver endnu mindre rummeligt end det er i dag og det er såmænd slemt nok som det er

arbejdsgiverne vil blive endnu mere tilbageholdende med at ansætte lønmodtagere som har en vis sygdomsrisiko hvis man hænger på sygedagpengeudgiften i

kommunerne som jo i forvejen har en hårdt presset

på den enkelte institutions budget til sygedagpenge på grund af den længere

kan betyde at der bliver ansat færre vikarer under sygdom

ikke kommer en afløser i tilfælde af sygdom

til tre uger i sf mener vi at der er god grund til at give arbejdsgiverne større økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet men det kan ske på en meget klogere måde gennem den arbejdsmiljøafgift som socialdemokratiet og sf har foreslået i fair forandring

jo større udbetalingerne er i arbejdsskadeerstatning i den pågældende branche og dermed rammer man altså de brancher hvor arbejdsskaderne og sygefraværet er værst

man bare indfører en ny arbejdsgiverafgift og den gælder så for alle brancher en anden mulighed for at opnå det formål vi taler om her

ordfører omtalte nemlig at hvis arbejdsgiverne indgår en aftale med kommunen om at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet

kan arbejdsgiverperioden for sygedagpengene nedsættes mens den tilsvarende forhøjes hvis arbejdsgiverne ikke vil indgå en sådan aftale det er klart at et forslag efter de retningslinjer

en tredje mulighed er at benytte et nyt csr bidrag

peger på her er langt mere virkningsfulde

at vi både vil få et bedre arbejdsmiljø i hverdagen for lønmodtagerne at vi vil få færre arbejdsskader og at vi vil få

opnår man ikke ved at man bare lader arbejdsgiverne betale en ekstraskat i form af en længere arbejdsgiverperiode på fire uger og derfor stemmer sf

venstre og dansk folkeparti en en aftale om genopretning af dansk økonomi under krisen valgte regeringen at føre en af europas mest aktive krisepolitikker som har betydet at arbejdsløsheden i danmark er blandt de laveste i eu og at den er holdt op med at stige men den meget aktive krisepolitik skabte et underskud på de offentlige finanser som vi med genopretningsaftalen og finansloven for to tusind og elleve er godt i gang med at betale i modsætning til venstrefløjen ønsker vi konservative ikke at efterlade regningen i børneværelset sådan som socialdemokraterne gjorde det i nitten halvfjerdserne da danmark nærmede sig afgrundens rand lovforslag otte og tres fra beskæftigelsesministeren er et led i genopretningen af dansk økonomi forslaget betyder at både private og offentlige arbejdsgivere fremover

sygedagpenge de første tredive kalenderdage i dag skal de kun betale de første en og tyve kalenderdage hvorefter kommunen betaler hel eller delvis kompensation til arbejdsgiveren som så udbetaler sygedagpenge til den sygemeldte forslaget sparer skatteborgerne for omkring syv hundrede og tres million

hvilket også var målet i genopretningsaftalen fra i sommer samtidig betyder forslaget at danske arbejdsgivere både private og offentlige bidrager til at reducere underskuddet på de offentlige finanser som krisen har efterladt det er i alle danskeres interesse at underskuddet bliver nedbragt så vi undgår skattestigninger rentestigninger og andre ubehageligheder der virker som en klods om benet på fremtidens vækst og velstand derudover vil forslaget forhåbentlig have den store fordel

får danske arbejdsgivere til at intensivere indsatsen mod sygefravær hver dansker dansker i arbejde har i snit næsten ti sygedage om året det er rigtig meget og det koster rigtig dyrt samtidig har undersøgelser vist at en tredjedel af alt sygefravær skyldes dårligt arbejdsmiljø hvis arbejdsgiverne gør en aktiv indsats for forbedre arbejdsmiljøet vil sygefraværet sandsynligvis falde markant ikke mindst de kommunale arbejdsgivere har en stor opgave foran sig sygefraværet blandt de kommunalt ansatte ligger tres til halvfjerds procent højere end blandt de ansatte i den private sektor og i staten

andre ord et enormt økonomisk potentiale som bare venter på at blive udnyttet det høje sygefravær i landets kommuner er både skidt for den enkelte kommunalt ansatte og for skatteborgerne der betaler gildet jeg håber at kommunerne vil bruge lovforslaget som anledning til at nedbringe

sygefravær i kommunerne endelig er jeg som konservativ glad for at de mindre virksomheder ikke bliver ramt hårdt af forslaget ligesom i dag vil virksomheder hvis lønudgifter ligger under

seks million kroner årligt kunne tegne en forsikring så de slipper for tab i forbindelse med deres medarbejderes sygdom det er vigtigt at vi som lovgivere til enhver tid holder hånden under landets mindste virksomheder de udgør nemlig vækstlaget i dansk erhvervsliv og er dermed kilden til fremtidens vækst og velstand samlet set kan vi konservative støtte lovforslag otte og tres der forlænger arbejdsgiverperioden i forbindelse med sygdom med ni dage på den måde sparer staten og dermed skatteborgerne syv hundrede og tres million kroner om året forhåbentlig vil sidegevinsten være at indsatsen mod sygefraværet bliver intensiveret til gavn for medarbejderne

vi skal nedbringe sygefraværet så lad os fyre de syge det er jo det der bliver konsekvensen når man gennemfører sådan et forslag det er kun to år siden arbejdsgiverperioden sidst blev udvidet fra femten til en og tyve dage og nu vil man så udvide perioden med yderligere ni dage

vi synes fra enhedslistens side at det burde være en samfundsopgave at sørge for de syge at vi alle sammen burde være med til at betale både borgere og virksomheder

sørge for at refundere hundrede procent

i en tid hvor arbejdsløsheden stiger hvor virksomheder lukker

lægger endnu flere udgifter ud og gør det endnu sværere for virksomhederne gør det endnu sværere for de mennesker der er ramt af forskellige former for sygdom for det her rammer jo især de mennesker som jævnligt er syge de kronisk syge

men her laver man altså et forslag som gør at det bliver meget sværere for de mennesker at være på arbejdsmarkedet

få fodfæste på arbejdsmarkedet og det gør også

til at blive fyret kommuner og regioner bliver jo ikke kompenseret for det her

hundrede og tre og tyve million kroner og regionerne syv og fyrre million

på hospitaler plejehjem skoler daginstitutioner og den øvrige kommunale og regionale

det betyder altså at de penge skal findes nogle steder

eller ved at man fyrer nogle andre er ikke så mange andre muligheder når man skal spare i kommuner og regioner end at man fyrer nogle mennesker og dermed får vi endnu flere arbejdsløse det er lidt svært at forstå hvis man virkelig mener at vi skal gøre noget ved arbejdsløsheden og at vi skal gøre noget for at også mennesker med kronisk sygdom kan være på arbejdsmarkedet hvis man for alvor var optaget af at gøre noget ved sygefraværet

burde man jo i stedet sætte ind med forebyggelse så burde man gøre noget

de mange mennesker der i dag bliver syge af at gå på arbejde ikke blev syge af det gøre noget at få et langt bedre arbejdsmiljø sikre at man fik sat tempoet ned så

arbejde en meget stor del af

ikke kan få lov til at gøre deres arbejde

men skal piskes rundt fra sted til sted hele tiden og som skal bruge en masse tid på bureaukrati fordi regeringen og dansk folkeparti er mere optaget af privatisering end af at sikre en god ældrepleje

men det er tilsyneladende overhovedet ikke det som regeringen og dansk folkeparti er optaget af man ønsker bare at gøre det sværere

gøre det sværere for virksomhederne

nedbryde den gode ordning vi ellers havde på arbejdsmarkedet med at

så

her fra talerstolen

slå fast at dette lovforslag ikke vil få betydning for den enkelte persons ret til sygedagpenge der er med lovforslaget alene tale om at vi ændrer på finansieringen af udgifterne altså forholdet

mellem hvad staten skal bære og hvad arbejdsgiverne skal bære arbejdsgiveren betaler i dag udgiften til sygedagpenge i de første en og tyve kalenderdage af den ansattes sygefravær lovforslaget betyder at arbejdsgiverperioden bliver udvidet til tredive

ingen er jo i tvivl om at sygefravær har store personlige konsekvenser for den enkelte sygemeldte det gælder både menneskeligt arbejdsmæssigt og økonomisk

der kommer til at mangle den nødvendige arbejdskraft uanset hvilke briller man har på ligger der derfor stort potentiale i

at der i dag er rigtig mange virksomheder der viser stor ansvarlighed

gennem en aktiv personalepolitik gør en stor og målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet det sker for eksempel ved dialog med den sygemeldte og med tilpasning af arbejdsopgaverne men tilskyndelsen til at nedbringe sygefraværet hænger dog i nogen grad sammen med forpligtelsen al erfaring viser at de arbejdspladser der sætter fokus på et godt arbejdsmiljø og en god trivsel også høster gevinsten i form af mindre sygefravær arbejdsgiverne har derfor selv en vigtig nøgle som kan bruges til

nedbringe sygefraværet og udgifterne til sygedagpenge

på at det ofte vil være sådan at mindre virksomheder har vanskeligere ved at håndtere udgifterne

sygefravær end større virksomheder har udgifterne til sygedagpenge rammer hårdere når man for eksempel kun har to eller fem ansatte derfor

også med lovforslaget en klar forudsætning at der ske en tilpasning af den ordning der giver de mindre private virksomheder mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring der vil altså kunne tegnes forsikring også for de dage som arbejdsgiverperioden udvides med nogle vil måske være bekymret for og det

at en udvidet arbejdsgiverperiode vil komme til at virke som

arbejdsgiverne vil nemlig fortsat være undtaget fra sygedagpengeudgiften i hele arbejdsgiverperioden når det drejer sig om ansatte for hvem der er indgået en § seks og halvtreds aftale det er en aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom

tilsvarende vil arbejdsgiverne også fortsat være undtaget fra udgifter til sygedagpenge til personer som ansættes i fleksjob endnu en gang tak for behandlingen her i folketingssalen

der er lige en her som jeg først ser nu

lige snupper syv hundrede og tres million

argumenterne i forbindelse med behandlingen af

som de arbejdsskadede kom til at betale fordi arbejdsgiverne ikke skulle pålægges en udgift

vi ændrer på arbejdsgiverperioden

er det fordi det er et led i genopretningspakken

igennem den internationale finanskrise så lempeligt som overhovedet muligt målt på menneskelige ressourcer og det har kostet derfor må vi alle holde for og det betyder altså også at arbejdsgiverne

det ser man så udmøntet i det her lovforslag

sprede det ud på alle mulige men det giver mig stadig væk en en mærkelig fornemmelse

fordi regeringen har besluttet og ministeren har selv stået og sagt det fra talerstolen at arbejdsgiverne skal friholdes og så er det de arbejdsskadede det skal gå ud over hvorfor kunne det ikke dengang også være arbejdsgiverne der skulle holde for når

skal holde for nu da var tallet endda meget mindre

det de arbejdsskadede der skulle lide under det det synes jeg giver en underlig fornemmelse og

det afspejler sig i hvert fald tydeligt i den noget forsimplede tilgang

finder frem til hvilke initiativer der skal fremmes

fremstille noget forsimplet to gange i træk

har fundet en meget solidarisk løsning

det debatterede vi også grundigt i sin tid men jeg

er der intet nyt under solen

er ligeglade med økonomien og man har ikke

jo så konstatere her der er jo ingen der synes at det

hverken er let nemt eller sjovt at genoprette dansk økonomi

må vi jo også erkende at når man har styret danmark igennem en international finanskrise på den måde som regeringen har og dermed har sparet mange tusinde mennesker for

så koster det og så ligger der en regning der skal betales

samler op og betaler sådan er det og sådan er det altså

ikke overset flere tak til ministeren da der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til arbejdsmarkedsudvalget og hvis ingen gør indsigelse

den første december to tusind og ti klokken tretten